medlemmer af folketinget peter kofod poulsen

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om supplering

at udøve hærværk med betaling for udbedring af hærværket

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet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

stemte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

er det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til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

seks uden for betænkningen af sundhedsministeren de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg dette som vedtaget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

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

spare en milliard om året

et lovforslag hvor det hverken af den skriftlige fremlæggelse eller af selve lovteksten fremgår at

set er en række partier der er med i et forsvarsforlig som har forpligtet sig til at stemme for det her lovforslag og tage de her penge

finansiere et forsvarsforlig med dem det drejer sig om mange penge

at være en milliard om året og frem mod

der spares og de penge kommer så ikke lejerne til gode

de nyere lån som så fik det billigere

være en besparelse på otte tusind kroner om året i de nyere almene boliger

så landet med et ændringsforslag hvori vi foreslår at det sparede beløb bliver puttet ind i landsbyggefonden og dermed ville alle almene

mulighed for at søge de her penge og så ville de komme lejerne til gode

ville være en rimelig model så jeg står her for at gøre opmærksom på at der

set ligger et rigtig godt ændringsforslag som kan sikre at vi får renoveret flere almene boliger

på det seneste været en vis interesse for hvad det er for nogle vilkår der er ude i den almene sektor og med en milliard ekstra om året til renoveringer kunne man komme rigtig langt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

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

så stikker de af igen

vi kalder rut registeret altså registret for udenlandske tjenesteydere

så kan arbejdstilsynet jo netop håndhæve arbejdsmiljø og meget andet problemet er bare at der er rigtig mange virksomheder som ikke tilmelder sig det her register

mange virksomheder der er ligeglade og undlader at betale andre betaler og retter ikke ind og så skynder de sig bare at stikke af til deres hjemland igen

meget glade for det her forslag og støtter det også fordi

nogle dagbøder men vi mener

det er nok vi mener at vi er nødt til at være endnu hårdere og lave endnu flere stramninger i forhold til udenlandske virksomheder som kommer

her ændringsforslag om at dagbøderne

som en god oppositionspolitiker som jeg jo selv synes jeg er det kan

skal vi så ikke sammen lave endnu flere stramninger skal vi ikke

tage de penge fra dem igen og sige i skylder en bøde det må man ikke man må heller ikke gøre det hvis de skifter arbejdssted til en anden del af landet skal vi

sådan nogle ting jeg godt kunne tænke mig strammet endnu mere op på og det

kære minister kald os til vi er

til at stramme endnu mere op på det her men jeg vil i hvert fald tillade mig her fra talerstolen at glæde

får flertal for stramninger på det her område og at det bliver dyrere hvis man

alle vores andre virksomheder skal skal gøre

det er et godt forslag og det er godt at vi kan få rettet lidt op

så sige her fra talerstolen at vi støtter

det er udmærket og

er det jo et forslag om at hæve de daglige tvangsbøder med halvtreds procent i forhold til håndhævelse af registrering i rut registeret jeg skal desuden meddele at vi ønsker at få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

have inddraget deres pas og først have det igen når det efter en lægelig vurdering ikke skønnes at vedkommende vil fortsætte med at begå nye overgreb

er en af de værste forbrydelser et menneske kan begå

som justitsminister at sikre at der slås hårdt ned på den slags ugerninger og at ofrene hjælpes bedst muligt men det her er for mig ikke et spørgsmål om geografi og dermed har det heller ikke noget at gøre

hvis der er en risiko for at en pædofilidømt vil begå nye overgreb så er den risiko jo til stede uanset om vedkommende har et pas eller ej hvis man begår overgreb mod et barn skal man i fængsel uanset om

er begået mod et dansk eller udenlandsk barn derfor er jeg

forslag fra den daværende vk regering allerede tilbage i to tusind og seks sikrede at det er muligt at retsforfølge danskere der udnytter børn seksuelt i udlandet og det er uanset om forholdet i øvrigt er strafbart i det land hvor det bliver begået

for mig at vi samarbejder internationalt omkring bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn og det gør vi blandt andet i eu regi og gennem indberetninger til europols informationssystem om pædofilidømte men vi skal også huske ofrene for nylig har regeringen med retfærdighedspakken derfor gennemført en række tiltag der skal sikre større retfærdighed for ofre og særlig børn der har været udsat for seksuelle overgreb

blandt andet ophævet forældelsesfristen for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn så gerningsmanden altid kan blive stillet til ansvar vi har også ophævet forældelsesfristerne for krav om erstatning og godtgørelse mod offentlige myndigheder der har svigtet i sager hvor et barn har været udsat for overgreb det er endda sket med

det betyder at en forvaltningsmyndighed altid vil kunne gøres erstatningsansvarlig i de her sager også selv om kravet var forældet før vedtagelsen af retfærdighedspakken vi har samtidig indført en nedre grænse for tortgodtgørelse på ethundrede og halvtredstusind kroner i grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn og niveauet for tortgodtgørelse i alle sager om seksuelle krænkelser er blevet forhøjet selv om der med retfærdighedspakken er sikret ofre og særlig børn der har været udsat for seksuelle overgreb

vi altid villige til at kigge på nye forslag vi kan og skal hele tiden forsøge at gøre det endnu bedre og jeg sympatiserer med tankerne bag forslaget her om

det er helt centralt at pædofilidømte ikke udsætter børn for nye overgreb derfor skal man straffes hvis man begår overgreb mod børn og det er altså uanset om det er i danmark eller i udlandet det er ikke

og derfor kan vi ikke bakke op om forslaget jeg har virkelig ledt efter hvordan jeg

overgreb mod børn over for at man ikke skal have et pas altså i min verden er

gerningsmænd skal i fængsel og vi skal prøve

behandle dem så de ikke begår nye overgreb

derfor støtter vi ikke forslaget jeg synes vi skal fokusere på at straffe dem der gør det hjælpe ofrene og selvfølgelig også se om vi kan behandle folk der er forbrydere så de ikke begår nye seksuelle overgreb men det er

ikke eksporterer seksuelle overgreb til lande hvor myndighederne kan fungere på en dårligere måde end de gør her for alle ministerens forklaringer om at ting er blevet bedre i danmark er fuldstændig rigtige og det er jo fordi regeringen

dansk folkeparti men også sammen med andre har taget lederskab på det her område og har sørget for at forbedre nogle ting det er glædeligt nok men i australien bruger man jo altså den her model så der mener man jo

kan kæde det her sammen kan ministeren ikke se at det kan være en fordel hvis man vedtager det her at man ender i en situation hvor folk der måtte være dømt for at have begået en af de værste forbrydelser overhovedet ikke får lejlighed til på nogen måde at få frit lejde i et andet land men er nødt til at være her hvor myndighederne kan holde øje med at de ikke begår noget nyt

har bare svært ved at se at det her med et pas kan kædes sammen

altså både spørgeren og jeg ved jo godt at vi har en kæmpe udfordring som der hele tiden arbejdes

i danmark som bestiller overgreb over nettet af børn i udlandet det hjælper det her jo ikke på

hjælper for mig handler det mere om hvad vi gør for at forhindre

fortsætter og jeg tror det at tage passet fra dem er en behandling så kan de fortsætte deres overgreb og det

er min bekymring jeg forstår godt spørgerens tanke med det men men jeg

kigge på det her område og det ser

vi skal gøre noget jeg har bare så svært ved

seksuelle overgreb på børn så har vi som også

spørgsmålene med noget af den mest modbydelige form for kriminalitet at gøre

to meninger om børn som udsættes for seksuelle krænkelser

brændemærket for livet

selvfølgelig også gøre hvad vi kan for at forhindre at det sker og vi skal hele tiden være opmærksom på hvordan vi kan styrke indsatsen for at sikre at voksne med med de her

bliver fanget dømt

i fængsel men også sendt i

er som sagt at man ønsker at fratage dømte pædofile deres pas og at den pædofile så først skal have sit pas tilbage

ikke længere er i fare for at begå seksuelle

til fulde deler intentionerne i forslaget nemlig at vi skal gøre hvad vi kan for at sætte en stopper for pædofile og deres overgreb på børn

har støttet masser af andre initiativer her i salen for at skærpe indsatsen over for pædofiles handlinger det gør vi i vores eu samarbejde via den kontakt vi

i den daværende srsf regering

vores regeringsregime som det jo hedder da vi lavede et meget tæt samarbejde mellem eu og usa under

de danske myndigheder gode og nye værktøjer og ikke mindst nye samarbejdsmuligheder i kampen mod pædofile og deres forfærdelige overgreb

udfordringer vi står over for her er internettets internettets udbredelse nemlig at man her har fået nye muligheder

i det skjulte at købe sig til børneporno

altså alt det der foregår under overfladen på internettet og som er krypteret og som er med til

indrømme i alt for mange sammenhænge at give pædofile og andre kriminelle et forspring

de bag koder og krypteringer kan skjule deres modbydelige handlinger derfor havde vi kaldt justitsministeren i samråd i sidste uge det netop for at spørge justitsministeren hvad justitsministeren havde tænkt sig at gøre

mørke net om man vil under overfladen kan udøve alvorlig kriminalitet vi ser frem til et fortsat samarbejde med regeringen om det betyder det så

at vi er færdige nej det gør det ikke vi skal fortsat have fokus på det her betyder det at hvis vi tager passet fra dømte pædofile som

have bedre muligheder for at stække pædofiles gerninger med den udvikling der er

for at sige det helt ærligt vi tror på at den målrettede indsats der skal ske skal ske via politiet og

meget meget tæt internationalt samarbejde for ligesom den her kriminalitet skrider hen over grænserne skrider de teknologiske muligheder jo altså også hen over grænserne derfor

der ingen tvivl om at så er det en alvorlig situation

vi sagde nej til europol og at vi dermed kan risikere at blive stækket

arbejde det må vi også have en diskussion af

at vi selvfølgelig respekterer nejet og selv om dansk politi arbejder tæt skal vi blive ved med at sikre at dansk politi fortsat kan arbejde tæt med ikke bare medlemslandene i europol men også internationalt

drøfter vi i dag hvorvidt pædofile skal fratages passet

tvivl om hvad intentionerne bag forslaget i dag er

det er i videst muligt omfang at hæmme pædofiles virke og misbrug af børn venstre støtter fuldt ud disse intentioner venstre håber samtidig på og ser frem til en revision af reglerne i retsplejeloven om

dybt dybt betænkeligt at se hvordan

uden at politiet kan komme ind og blande sig i forbindelse med en effektiv efterforskning

det håber vi der bliver taget hånd om men tilbage til

de pædofile forslaget her vil indebære at en pædofil ikke kan rejse til tyskland

temmelig vidtgående og set fra venstres side desværre også en sammenblanding af straf og andre sanktioner i det her tilfælde geografi vi er fuldt indforstået med at pædofili skal straffes og skal straffes hårdt vi har også selv været medvirkende til at hæve tortgodtgørelsen til ofrene og fjerne forældelsesfristen vi ser meget alvorligt på sagen men derfra og så til at blande det sammen med geografi og hvor man må have

ser vi altså ikke nogen mulighed for der er ingen tvivl om at

er sexturisme til til thailand og lignende jeg må bare sige at jeg

et fængselsophold i thailand er mere attraktivt end et fængselsophold i danmark og og mig bekendt bliver den slags ting også både efterforsket og straffet i thailand det gælder så også herhjemme

ti år siden gennemførte en ændring af reglerne i straffelovens § syv således at forbrydelser af den her karakter i øvrigt også andre forbrydelser

udlandet kan straffes i danmark når de begås af en person der har ophold i danmark så der er mulighed for at

komme efter vedkommende efter gældende

det beror naturligvis i vidt omfang på et internationalt samarbejde hvorvidt man kan få det her opklaret

socialdemokratiets ordførers bemærkninger herom herunder også om det beklagelige i at vi ikke har fuldt medlemskab af eu som sagt

fuld opbakning til intentionerne bag

blande geografi og jeg

er et problem der skal ordnes dels via politi og domstolsvæsen

jeg vil spørge ind til det her med geografi

kan det virkelig passe at venstre i den her valgperiode ikke tidligere har sagt vi kan godt binde geografi sammen med at

man begår en forbrydelse så ville man godt kunne blande geografi

min hukommelse siger mig at der i hvert fald er to tidspunkter hvor regeringen også er kommet med lovforslag der har involveret at man fysisk ikke har måttet opholde sig et bestemt sted både internationalt men også i danmark hvordan kan det være vil

i anden sammenhæng har gennemført lovgivning hvor geografi og

det kan jeg da ikke udelukke kan have været tilfældet

koncentrerer vi os om spørgsmålet om pædofili og der må jeg bare sige at pædofili og

er det jo altså sådan

danmark og straffet i danmark uanset hvor forbrydelsen er begået

og uanset om den er strafbar på gerningsstedet så jeg synes egentlig at de regler vi har ganske udmærket er dækkende her og jeg tror altså ikke det hjælper ret meget at fratage dem passet jeg vil ovenikøbet sige

straf der er uproportional altså hvorfor skulle en pædofil dog ud over at have siddet et vist antal år i fængsel ikke have mulighed for at rejse en tur til hamborg

at vide at man ikke må opholde sig ti år i en bestemt dansk kommune

er det også noget hvor man i høj grad bruger geografien til at holde vedkommende væk men lad det nu ligge det kan vi altid diskutere jeg vil gerne spørge herre preben bang henriksen om den vending der kom om europol i ordførertalen mener herre preben bang henriksen at dansk politi er dårligere stillet når det kommer til

efter afstemningen om europol end vi var

og lignende det gælder jo ikke bare for pædofilisager man undersøger men det gælder jo også for alle mulige andre sager folk man pågriber enten i grænsekontrollen eller på gaden eller lignende hvor man har brug for øjeblikkelige oplysninger om deres tidligere gøren og laden på det kriminelle område

det er uanset hvor i verden det er jeg noterer mig at

gerne vil hjælpe børn i udlandet det synes jeg ville være dejligt hvis dansk folkeparti ville

i folketingssalen når det er sagt

tror jeg desværre ikke at overgreb mod børn vil stoppe hvis passet bliver taget fra den allerede dømte pædofile om den pædofile har et pas eller ej er simpelt hen ikke det der kommer til at gøre forskellen som justitsministeren også var inde på i i sin tale det her beslutningsforslag fra dansk folkeparti handler jo netop om allerede dømte pædofile

der er dømte og her vil der ofte indgå en behandling i dommen hvor den dømte

skulle hjælpe derudover

vigtigt at holde fast i det principielle i at når man har udstået sin straf har man borgerrettigheder ligesom alle andre og en del af det er altså at man har sit sit pas så

som rejses af dansk folkeparti i det her beslutningsforslag i liberal alliance har vi den tilgang til emnet at man skal straffes hvis man begår seksuelle overgreb mod børn

jeg alle mener uanset hvor overgrebet er foregået i den forbindelse glæder vi os over at det i dag er muligt at retsforfølge danskere der udnytter børn seksuelt i udlandet uanset om det måtte være strafbart i det pågældende land eller ej seksuelle overgreb mod børn er forfærdelige og kan sætte dybe spor i børnenes fremtidige liv uanset hvor de overgreb måtte have foregået i liberal alliance er vi glade for at regeringen allerede har taget flere vigtige skridt i forhold til at sikre rettigheder for børn som er blevet udsat for seksuelle overgreb regeringen har blandt andet været med til at indføre en nedre grænse for tortgodtgørelse på

og halvtredstusind kroner i grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn vi har fjernet forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om misbrug af børn og fjernet forældelsesfrister for krav om erstatning mod offentlige myndigheder som har svigtet i sager hvor børn er blevet udsat for et seksuelt

liberal alliance mener vi ikke at det er et spørgsmål om geografi jeg tror at

tilbøjeligheder næppe afgøres af hvilken side af en landegrænse man opholder sig på og på den baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

indtil en læge vurderer at de ikke længere skønnes at ville begå nye

fratagelsen af passet skal forhindre at den dømte pædofile rejser til andre lande hvor det er muligt at forgribe sig på børn

fra dfs side særligt fokus på sydøstasiatiske lande hvor der er den der såkaldte børnesexturisme det vil sige

tage på ferie i citationstegn og misbruge børn

fratage dømte pædofile passet den teknologiske udvikling

ved sin computer og deltage i

de senere år har jo kortlagt hvordan bagmænd herhjemme og i udlandet arrangerer overgreb på mindreårige over nettet

som jeg hellere vil satse på

i forbindelse med den dom man får for pædofili og selvsagt også hvis man ikke har begået noget endnu men men har

mener jeg også helt klart at myndighederne skal øge indsatsen på tværs af landegrænser lige præcis på baggrund af den teknologiske udvikling der har fundet sted inden for det her kriminalitetsområde så er der også en meget interessant cosa model og det står for circles of support and accountability som hjælper dømte seksualforbrydere med at vende tilbage til et

netværket yder støtte til sexforbryderen og arbejder på at integrere vedkommende i

er helt afgørende at hvis vi skal hjælpe

dagbladet politiken har opgjort at to ud af tre som søger hjælp

at de frygter for de konsekvenser det får hvis det registreres at de har de her seksuelle tanker om børn derfor kunne det være interessant at arbejde videre med at det skal være muligt at komme i behandling uden at skulle have en henvisning

at de ikke skal omkring egen læge

har justitsministeren i en besvarelse af et § tyve spørgsmål tilkendegivet at man vil undersøge

de ordninger som blandt andet er udformet i australien altså det som dansk folkepartis beslutningsforslag

det synes jeg under alle omstændigheder også man skal

udstået deres straf ikke bare skal søge andre steder hen og

begå udåden igen og navnlig steder hvor

og et mekka for pædofile det forstår jeg

sagtens men når vi så alligevel er imod forslaget

en helt ny tilgang til vores retsområde hvis vi skal begynde at have tillægsstraffe altså at

man kan få lov til overhovedet

kriminalitet om det så er narkotikasalg eller

som bryder med den måde vi fører retspolitik på i danmark så

i forhold til bandekriminalitet med zoneforbud i forhold til fremmedkrigere hvor man har brugt de her instrumenter men det har jo også været helt særlige

tilfælde men når vi afviser det her er det jo ikke fordi vi ikke synes at det er vigtigt med opmærksomhed på området

og ikke fordi vi ikke forstår pointen med forslaget det gør vi

for os er det bare vigtigt at man man bliver inden for den normale tilgang vi har til retspolitik nemlig at man skal

selvfølgelig så også gøres en indsats for

ikke gentager sig og det indebærer behandling forebyggelse men jo også

det arbejde som politiet foretager sig som handler om at forhindre og efterforske eventuel ny kriminalitet

indsigt nok i området til at vide om politiet har de rette instrumenter men jeg går da ud fra at der hvis man har en person som har været dømt for pædofili og den person tager til thailand eller hvor det nu er igen og igen er

en lampe der må lyse hos politiet og at det så kalder på ekstra opmærksomhed og efterforskning

videregive oplysninger til myndighederne

hensyntagen også til retssikkerhed og så videre

vi kan da sagtens se det problematisk i

med pædofile eller folk der har været dømt for pædofili som kan blive ved med

men er det så ikke politiet der har en opgave i forhold til at efterforske og forhindre at det sker i stedet for at man giver den her tillægsstraf og indfører et helt nyt princip i vores retssystem

at forhindre det det er vi meget kritiske over for men vi kan sagtens se hvad problemet er og vi vil også være meget åbne over for at diskutere nye tilgange og også om politiet har de rette ressourcer og kompetencer til at

at den her type kriminalitet fortsætter

bare fortsætter i andre lande hvor man

kriminalitet som man overhovedet kan begå

for seksuelle overgreb

et system med at når et barn bliver udsat for et overgreb af en sexkrænker så bremser vi den sexkrænker uanset om det måtte foregå i danmark eller om det måtte foregå på den anden side af jordkloden ved effektivt at tage passet fra vedkommende sørge for at man ikke rejser sørge for at man ikke tager steder her hvor man har muligheder for at fortsætte det man har sat i gang modellen bruges allerede i australien hvor flere tusind sexkrænkere er nægtet udrejse og hvorfor gør man så det

også god til at holde styr på sine kriminelle

at der findes andre lande hvor myndighederne ikke fungerer

eller i hvert fald nemmere at slippe af sted med at begå seksuelle krænkelser end det ville være i australien og der har man altså et ønske om at man ikke eksporterer de her seksuelle overgreb til lande der dårligere kan håndtere det end man selv kan det synes jeg er en meget sympatisk tanke

man holder de her folk i kort snor

i dagens debat nævnt en hel del tiltag som

ud over det parti jeg selv repræsenterer altså har gjort rigtig meget for at sørge for at der gribes ind over for seksuelle krænkelser og også seksuelle krænkelser

er et område der løbende gøres noget ved og det er selvfølgelig glædeligt men jeg tror også bare man må sige

er et område hvor man lige løber det i mål og siger at nu har man nået et stade hvor man ikke kan gøre mere

skal sætte os ned og vente fem eller ti år på at tage nye initiativer i brug

australien kunne være et eksempel og kigge på nogle af de ting de gør for at lære af dem noget af det

de gør rigtig godt så bliver det nævnt i debatten at internettet jo spiller ind at internettet betyder

rigtig meget for hvordan kriminaliteten udvikler sig og det er jo rigtigt men jeg bliver også nødt til at advare mod at bare fordi

en ny verden vi står over for og meget bliver digitaliseret i de kommende år så kan vi ikke løse problemer der findes altså eksisterende problemer fordi det hele skal handle om internettet ja internettet skaber nye problemer men internettet må ikke hindre

at løse problemer som findes i den fysiske faktiske verden og det er et problem hvis

ja det gør der er det godt at man arbejder internationalt ja det er det jeg har til gode at høre et eneste folketingsmedlem sige at det her

samarbejde med andre lande om

med andre lande det synes jeg er noget af en stråmand vi hører den ikke alene i

af de her debatter på retsområdet jeg synes vi hører den på rigtig mange områder

skal samarbejde jo da danmark skal samarbejde med alle de lande som står med de samme problemstillinger som vi

efter nogle af de folk der begår de her krænkelser selvfølgelig skal

synes vi jo at når man kommer til danmark som

at ville håndhæve reglerne over for andre men danske statsborgere der rejser rundt omkring i verden må jo altså

som udgangspunkt være et dansk ansvar det må være vores opgave at sørge for at vi ikke spreder kriminalitet til andre lande det må være vores opgave at sørge for at danske statsborgere selvfølgelig

begå seksuelle overgreb derfor synes jeg det her er et meget ansvarligt forslag et forslag der går ud på at lande som ikke fungerer lige så godt og er lige så privilegerede som vi er selvfølgelig ikke skal udsættes for eksport af seksuelle overgreb mod børn og det er det der er

på bordet i forhold til behandlingsformerne det er noget af det jeg glæder mig til at vi skal snakke om i kriminalforsorgsforligskredsen det er

hvordan vi skal håndtere det her emne men også hvordan vi selvfølgelig

vi får brugt medicinsk kastration i langt flere tilfælde så vi sørger for at de her folk ikke begår flere overgreb

meget glad for hele talen men særlig den anden halvdel af

bliver nødt til at samarbejde om internationalt og

to holdninger til at det er er vigtigt i

ordførerens holdning til europol og danmarks tilknytning til europol

noget vi har diskuteret længe også i relation til den folkeafstemning

jeg ved at ordføreren har sat sig godt ind i emnet og at det her er noget der ligger

meget på sinde så mit spørgsmål

hvilken stilling mener dansk folkeparti at danmark skal have i relation til europol

på justitsministeren det er det jeg fornemmer på dansk politi det er det jeg fornemmer sådan hele vejen rundt

det fungerer udmærket danmark blev heller ikke de pædofiles paradis den dag

plet på verdenskortet hvor alle lige pludselig fik lyst til at søge hen

man må bare konstatere at der er nogle japartier der har for travlt med at prøve at skræmme danskerne til at mene noget bestemt i forhold til eu det virkede heldigvis ikke og og det fungerer jo nok endda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

forhandlingen er åbnet værsgo miljø og

for beslutningsforslaget

oprigtig glad for den opmærksomhed i vier til vores drikkevand og jeg kan forsikre at rent drikkevand

noget der ligger mig meget på sinde alternativets forslag handler om indførelse af forureneren betaler princippet og det lyder jo ganske rimeligt men forslaget har til formål at gøre alle der har at gøre med pesticider økonomisk ansvarlige for at dække vandforsyningernes udgifter i forbindelse med pesticidforurening forslaget vil således omfatte landbrug importører og producenter af pesticider uanset om de optræder ansvarligt eller uansvarligt den foreslåede

ansvarsordning dækker de udgifter der er knyttet til en pesticidforurening der vil typisk være udgifter til at renovere eller sløjfe pesticidforurenede boringer til at etablere nye boringer eller alternativt til at rense drikkevandet drikkevandsforsyningen i danmark er baseret på grundvand der er så rent at det alene skal have en såkaldt simpel vandbehandling det vil sige at vandet alene iltes og filtreres og ikke renses kemisk sådan som vi ser det i mange andre lande dette gør den danske

ganske unik og det danske drikkevand unikt velsmagende med mellemrum finder man dog pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider i grundvandet både under og over grænseværdien for drikkevand sidste sommer blev der for eksempel gjort udbredte fund af desphenyl chloridazon

de stoffer der er fundet i for høje koncentrationer er som oftest stoffer som i dag heldigvis er forbudt der er altså tale om fortidens synder som vi står over for at skulle håndtere i dag det er også tilfældet med desphenyl chloridazon som har været forbudt i danmark i mange år

betales vandforsyningernes omkostninger til at beskytte drikkevandet mod forurening for eksempel med pesticider af vandforsyningerne selv det betyder at udgifterne betales af os som vandforbrugere over vandprisen og efter forslagsstillernes opfattelse strider dette imod princippet om at forureneren skal betale vi har i danmark en

pesticider som skal sikre at de stoffer der anvendes ikke forurener grundvandet godkendelsesordningen er blevet mere finmasket og vi har løbende tilføjet restriktioner i forhold til de godkendte stoffer når det handler om forurening som skyldes brug af ulovlige stoffer så gælder de almindelige erstatningsretlige principper hvilket vil sige at forureneren betaler når det handler om forurening som skyldes stoffer der har været lovlige på udbringningstidspunktet så betaler fællesskabet i form af vandforbrugerne jeg har ikke nogen grund til at tro at den tidligere brug af pesticider som vi kan se spor fra i dag har været i modstrid

hertil kommer at det desværre ofte kan være vanskeligt at dokumentere hvorfra en gammel forurening af grundvandet stammer hvis blot man kunne

var det let at vide hvor regningen skulle sendes hen godkendelsesordningen er altså sammen med mere specifikke beskyttelsesforanstaltninger som for eksempel

samfundets måde at beskytte sig mod forurening

at dyrke jorden inden for

det regeringens holdning at yderligere indsatser som er knyttet

til at rette op på konsekvenser af eventuel forurening af drikkevandet fortsat

afholdes på den måde vi gør det nu altså af os vandforbrugere som i fællesskab har gavn af indsatserne på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslag b en hundrede og seksten om forureneren betaler princippet for udgifter i forbindelse med pesticidforurening at drikkevand

ministeren nævner jo til sidst at det man kunne kalde kildesporing jo er svært

når en specifik drikkevandsboring er blevet forurenet med

en have i nærheden det kan det jo sådan set også være selv om det er et meget lille forbrug der er dér men men

der er et andet bud har ministeren en idé til hvor man kunne søge den her finansiering så vi kommer lidt tættere på

det er det vi gerne vil med det her forslag

hvem det er hvilken branche det er for det er den eneste der bruger sprøjtegifte så lad dem betale

er blevet trådt under fode et eller andet sted

skadevolderen og lade vedkommende

for den landmand som agerer fornuftigt lovligt rimeligt og passer på sin jord sådan som vi med rimelighed kan forvente af vedkommende er frustrationen jo ikke mindre end den vil være

og mig som vandforbrugere vores frustration over at skulle betale for en skade vi ikke har forvoldt er nok ikke større end landmandens frustration

jo ikke kan udpege den enkelte landmand og den enkelte landmand skal ikke holdes direkte ansvarlig

lave en brancheordning ligesom man gjorde med olieforurening og det der hedder oliebranchens

tankstationer hvor der er olieforureninger

så laver man en kollektiv ordning hvor branchen samler

det den store kasse der betaler

kasse der er lidt tættere på problemskaberne

er i dag hvor det er forbrugerne

nu ved at det stammer fra en given branche burde det så ikke være den givne branche der netop også som som vi drøftede lige før ud fra frustrationen fra et forbrugersynspunkt om at det jo ikke er vores skyld men det er altså heller ikke den dygtige gode ordentlige reelle bonus pater landmands skyld og derfor synes jeg ikke det er rimeligt at lægge lægge den omkostning ind der der synes jeg

er det noget vi vi bærer i fællesskab når vi ikke kan udpege synderen hvilket jeg

få ministeren til at bekræfte at det jo ikke kun er fortidens synder vi vi finder

i vores grundvand det er rigtigt at meget af det vi finder

stoffer som i dag er forbudte men der findes jo også noget

gøre det bedre end vi gør det i dag vi skal passe bedre på vores grundvand end vi gør

det ikke kun er fortidens synder og dernæst

ministeren sammen med os er interesseret i at vi tager nye skridt

se en forskel i de forskellige lag af grundvand og de steder hvor det står skidt til

sådan set positivt for for fremtiden kan man sige men i forhold til tiltag om at beskytte vores drikkevand

til tiltag der

tage en tår vand uden den store bekymring er jeg meget lyttende

lavet et stort klima og miljøudspil hvor vi har taget nogle af de forslag

som vi også tidligere har prøvet af i vores pesticidforhandlinger

har foreslået at man eksempelvis

fritage de boringsnære beskyttelsesområder som ministeren også er inde på i sin tale for både gødning og sprøjtning

bedre beskyttelse af det grundvand vi har i også noget af det som eksperterne peger på vil gøre at man ikke så nogen af de her stoffer i vores grundvand så er det noget

her for nylig ligger på min reol i et signeret eksemplar fra herre simon kollerup

og det har jeg læst med stor interesse der er mange af de elementer som er

brug for at være uenige herinde men der er rigtig mange af de forslag som der er i socialdemokratiets oplæg som jeg godt kan se mig selv i så jeg tager imod det

blot for at understrege det her med at der skal være en balance i tingene vi skal sikre at vi kan dyrke både økologisk og konventionelt landbrug i danmark og vi skal sikre at de landmænd der heldigvis på mange måder gør det og de landmænd som heldigvis holder hånden under hele vores velfærdssamfund ved

har ordentlige betingelser at arbejde under der synes jeg at den måde vi

udveksling udveksling af synspunkter med herre

der skal indføres et nyt princip hvor landbruget skal dække udgifterne til nye eller ændrede vandboringer til drikkevand i tilfælde af at de bliver forurenet med sprøjtegifte eller nedbrydningsprodukter

sprøjtemidler også over grænseværdien i vores drikkevandsboringer

nævnte ministeren desphenyl chloridazon på

er ikke kun fortidens synder som vi lige var inde på i debatten det er også nogle af de

deler ambitionen om at vi også fortsat herhjemme skal kunne åbne vandhanen og

bedste og reneste drikkevand og det skal vi passe på det er en vigtig værdi for os

det som vi har taget med når vi

med den her regering jeg må også sige at selv om vi er kommet igennem med flere gode initiativer i den pesticidstrategi som er gældende nu

jo heller ikke nogen hemmelighed at vi havde forslag med på bordet som er mere vidtgående

komme igennem med og nogle af de ting har vi

så taget med i det samlede klima og miljøudspil

som vi er kommet med her for nylig

jeg bare lige vil fremhæve her på talerstolen og som ministeren

mod at man gøder og sprøjter i de boringsnære beskyttelsesområder

hvordan man kunne få landbruget som er med til at forurene vores

til at være med til at betale for at vi passer bedre på vores drikkevand og det er jo ved at man bruger den her pesticidafgift

og hvor der jo skal komme et provenu ind som vi skal have aftalt hvordan vi bruger

at man rent faktisk kan sprøjte der fordi vi ved at det er nogle af de mest sårbare områder

man skal styrke vores grundvandsovervågning fordi vi

derfor skal vi have testet mere og vi har også foreslået mere bynær skov

kan skrive en fælles beretning om

i forhold til det forslag der ligger på bordet her som

samme måde ser for os men vi byder diskussionen velkommen og synes det er vigtigt at vi får taget nye skridt i forhold til at beskytte

noget af verdens bedste og mest

ordførers indgangsvinkel til at

skal overvåge flere stoffer fordi det netop har vist sig tidligere at noget noget måske er gået lidt under radaren

det er jo meget positivt så

mange tak for den tilkendegivelse måske

vi sidder jo sådan set i en forligskreds sammen

og har også muligheden for at forhandle om det her så det synes jeg da er noget af det vi skal have kigget på snarest muligt

hvordan det lukker ned og der kan jo også være flere faktorer der spiller sammen når det er at vandværker beslutter

grænseværdierne her for nylig er man jo endda

gang med at rense drikkevandet og det er noget af det

tror ikke der er nogen herinde der kunne finde på at stå og sige at

meget er blevet sagt når vi i dansk folkeparti har diskuteret drikkevand

brugere som borgere i landet og åbne for hanen og drikke vand

er rent vand som er sundt

vi skal tale os væk fra hinanden selv om vi

i dansk folkeparti vil støtte beslutningsforslaget det har noget at gøre med erstatning og så

men men jeg vil gerne sige at jeg synes det ville være ærgerligt hvis vi talte os væk fra hinanden her i folketinget fordi

vigtigt at vi kan drikke vores vand og jeg vil også godt sige at jeg

diskussionen om drikkevand er så sort hvid

så ligetil for havde den været det

havde vi måske gjort nogle ting for mange år siden det er jo rigtigt at en del af det vi finder meget af det vi finder er fortidens synder men det er også nye midler som bliver fundet sådan er det også og det er også helt

logisk synes jeg at vi selvfølgelig skal gøre noget ved det det vi så skal gøre ved det ved jeg ikke umiddelbart hvad skal være jeg synes det er en svær diskussion vi har senest i dansk folkeparti været med til

rense værktøjerne og for at påfylde og det mener jeg er en klar forbedring om man skal forbyde det helt i

vi i dansk folkeparti været imod og det har noget gøre med at lige pludselig bliver det sådan at der er hele kommuner der nærmest slet ikke kan have landbrug og det synes jeg måske er et drastisk tiltag men det er helt klart noget vi bør diskutere det er helt klart noget vi skal være opmærksomme på jeg synes jo at en af de ting som vi har gjort godt i forbindelse med landbrugspakken

er noget der kan forbedre kvaliteten selv om vi ikke har set effekten af

havde en generel måde man måtte bruge pesticider på nu

tre tusind områder hvor man

har forskellige måder at måtte gøre tingene på netop af hensyn til grundvand netop af hensyn til udledning så synes jeg faktisk også det er en forbedring

drikkevand og landbrug sagtens kan gå hånd i hånd

det fordi der er rigtig mange danskere der køber vand på flaske ikke nær så mange som i udlandet heldigvis men det er blevet et fænomen at man køber sit vand på flaske

det belaster altså også miljøet vi skal bruge det vand vi har i hanen og det skal være muligt at drikke af det med det vil jeg sige at jeg synes intentionerne er

rigtige jeg synes at vi skal se på drikkevandet

og dem der importerer for eksempel pesticider

boringsnære områder og hvor vi helt klart gik ind og sagde at der

det kan være lidt problematisk hvis der er en hel kommune der går ud fordi de har meget grundvand og siger

nedlægger man jo nærmest et erhverv i den kommune og det synes jeg kan være problematisk

hvor den batter hvor den gør en forskel

fast virkemiddel altså at man slet ikke må sprøjte og gødske i boringsnære beskyttelsesområder ville det ikke være rigtig nyttigt at få sådan

at vi rent faktisk får beskyttet

hvor sprøjtemidlet løber ned til noget vand der så er et helt andet sted og hvem er det så der ikke må og hvordan og hvorledes derfor er det jo noget mere komplekst end bare at sige jamen der hvor vi trækker drikkevandet op

det er ikke nødvendigvis der giften kommer fra hvis det var så nemt

havde vi jo gjort noget for lang tid siden jeg synes ikke at vi skal tale det danske drikkevand

nu har vi jo lavet ét tiltag hvor vi også skrev at der skulle være en handlingsplan

er der mulighed for at gå et skridt videre ad den

det som jeg godt kunne tænke mig at spørge ordføreren om er

ligger i aftalen som den er i dag det er jo en

finansiere nogle af de tiltag som vi godt kunne tænke os det kunne være på de boringsnære beskyttelsesområder men det kunne også

en finansieringskilde som i vil være med til

skal vi naturligvis også holde godt fast i

også for os i venstre er det helt naturligt ligesom jeg tror det er det for alle politikere at drikke vandet direkte fra vandhanen og jeg er også meget glad for at vores miljø og sundhedsmyndigheder her i danmark har udtalt gang på gang at vi vi alle sammen rolig kan tappe vandet direkte fra vandhanen det betyder ikke at vi ikke skal have opmærksomhed på det hele tiden

det skal vi sådan at vi hele tiden med inddragelse af inddragelse af ny faglig viden

bedst muligt derfor har vi

også i danmark et af verdens mest restriktive godkendelsessystemer for sprøjtemidler og vi fører en omfangsrig grundvandsovervågning som er blevet udvidet yderligere i de seneste år i venstre tager vi også danmarks drikkevandsressourcer yderst alvorligt

i øvrigt er sikker på at alle politikere gør

vi har i danmark skal sikre at de stoffer der anvendes ikke forurener grundvandet og drikkevandet og godkendelsesordningen

mere finmasket og der er løbende tilføjet restriktioner i forhold til godkendte stoffer godkendelsesordningen er sammen med mere specifikke beskyttelsesforanstaltninger som for eksempel de såkaldte

altså boringsnære beskyttelsesområder måden at beskytte

i venstre mener vi ikke at vi skal straffe nutidens landmænd for fortidens synder kan man sige

desphenyl chloridazon som

for eksempel er fundet i danske vandboringer er et sådant typisk levn fra fortiden man kunne stille spørgsmålet skal vi straffe nutidens landmænd for at datidens landmænd har brugt et sprøjtemiddel som på daværende tidspunkt i øvrigt var lovligt det mener vi

baggrund er vi fuldstændig enige i at vi vi fortsat skal gøre alt hvad vi kan for at passe godt på grundvandet og drikkevandet som

vi gør nu og der er foretaget en lang række opstramninger igennem de seneste år

i forbindelse med den sidste aftale vi har lavet

afviser vi det foreliggende beslutningsforslag fra

når der skal investeres i nye boringer fordi en boring bliver lukket

jeg bider mærke i at ordføreren siger

for noget de har haft tilladelse til at gøre men det vi gør nu er jo at vi straffer forbrugerne

for noget som nogle andre har gjort tidligere og som har ført til en en ødelæggelse af drikkevandsboringen

og det er jo her jeg har foreslået at vi laver en kollektiv ordning sådan at dem der har haft med sprøjtegifte at gøre og bruger sprøjtegifte i dag er dem der kollektivt dækker den her udgift på den måde

har vi godt drikkevand i danmark det synes jeg der er behov for at få

rigtig godt fast og jeg er glad for at at spørgeren ikke tager tager fat i det spørgsmål det tager jeg som en anerkendelse af at også alternativet

godt vand i danmark og at vi roligt kan drikke drikkevandet det synes jeg

genskabt trygheden for så vidt angår

at man generelt skal pålægge nye gebyrer man kunne jo også bruge et trafikbillede på

jo svare til at man ude i trafikken skulle pålægge alle bilister en ekstra afgift fordi der var nogle der overskred nutidens hastighedsgrænser

få lagt den udgift der er når nogle har forurenet

som har været med til at lave den her forurening

og som jeg spørger ordføreren om er der ikke en rimelighed i at i stedet for at vi alle sammen som forbrugere af drikkevand skal betale så lader vi den gruppe af folk som har forurenet drikkevandet

er der noget præcist at gå efter

set glad for at vi allerede er kommet over

man har allerede erkendt at man ikke kan gå tilbage i tiden og finde synderne jeg har lagt mærke til at

til at grave alle mulige lossepladser op og kigge efter alle mulige andre steder hvor der har været brugt

set bare opfordre alternativet til at trække det forslag når man

fik lovprist det rene danske drikkevand som vi jo alle sammen drikker urenset

en tidligere ordfører kåret det til at være noget af verdens bedste drikkevand det er rigtig dejligt og det er jo på trods må man sige af tidligere tiders synder og på trods af tidligere tiders anvendelse af sprøjtemidler og andet i landbruget og andre steder

vi drikker jo trods alt grundvandet mere eller mindre urenset og ubehandlet i danmark

i dag faktisk kan drikke rent og mere eller mindre urenset

på grund af forurening med pesticidrester men

måske lige oplyse mig om hvor mange boringer

af indholdet af pesticidrester

har rigtig godt drikkevand i danmark det synes jeg så enhedslisten

i øvrigt sådan set kommunikerer sine synspunkter ud for det

bærer præg af der er det jo andre skræmmebilleder og hvad man nu

at man roligt kan drikke vandet og på den baggrund

og på fakta og ikke på løse følelsesmæssige og andre synspunkter

på faktaene i det og så træffer man beslutningen ud fra det

danske drikkevand er langt bedre end sit rygte og langt bedre end mange specielt på venstrefløjen gerne vil gøre det til og det bliver bedre og bedre år for år for sandheden er at danskernes grundvand er fremragende

vi bør også glæde os over hvor godt det egentlig går i stedet for at skabe utryghed om danskernes drikkevandsforsyning ofte på baggrund af ukorrekte oplysninger mig bekendt

viser grundvandsovervågningen i hvert fald at der er et faldende indhold af sprøjtemidler i de øverste nydannede grundvandslag det fortæller os at den restriktive danske

virker vi har nemlig igennem tiden udviklet et helt unikt og formentlig verdens bedste overvågningssystem hvor vi både kontrollerer det dybe grundvand for fortidens forureninger og samtidig sikrer os mod at skabe problemer i fremtiden vi godkender faktisk i dag kun stoffer som ikke ved regelret brug under normale forhold risikerer at forurene vores grundvand vi har i danmark

vi har absolut den mest restriktive godkendelsesordning for sprøjtemidler i europa alle stoffer bliver

og på såkaldte forsøgsmarker man har således sorteret problemstofferne fra og reguleret anvendelsen markant i danmark må der således kun anvendes halvdelen af de midler som eu rent faktisk tillader hertil kommer at godkendelsessystemet tidligere ikke var nær så finmasket som det er i dag og det er dermed langt hen ad vejen stoffer der er forbudt i dag der giver udfordringer for vores drikkevandsforsyning

hvor rester af sprøjtemidler med anvisning fra myndighederne er blevet gravet ned i tidligere tider men hvor stor er denne udfordring egentlig jeg spørger fordi jeg faktisk ikke ved det der er alt for mange forkerte oplysninger i omløb når det drejer sig om kvaliteten af vores drikkevand og vores grundvand så lad os få fakta frem i udvalgsbehandlingen af dette

er sikker på at mange også af ordførerne her

ved vi jo allerede nu at ordføreren for socialdemokratiet og ordføreren for enhedslisten heller ikke kan svare på mit spørgsmål om hvor mange drikkevandsboringer der rent

er lukket i danmark de seneste fem år på baggrund af fund af pesticidrester hvem ved

endda den nye minister lige så ubekendt med de konkrete og korrekte tal som jeg og andre ordførere er så lad os få udarbejdet et faktaark måske måske ligefrem en lille pixibog som ordførerne kan have i lommen når vi i folketingssalen eller andre steder debatterer det danske grund og drikkevand mig bekendt er der omkring seks tusind boringer til almen drikkeforsyning i danmark men hvad er tallet så for de her boringer mange boringer der er blevet lukket på baggrund af påvirkningen fra rester af sprøjtemidler

min egen opfattelse er at vi som samfund har flyttet os rigtig meget hvad angår grundvandsbeskyttelse men desværre tager det en del tid før grundvandet igen vil være minimalt påvirket af menneskelig aktivitet hvilket jo er hovedformålet med al miljøpolitik

omkostningseffektivt at sikre en minimal påvirkning af miljøet som følge af menneskelig aktivitet landbruget har gennem tiden brugt godkendte midler og fulgt anvisninger så politikere og myndigheder har så sandelig også et ansvar når det kommer dertil

tale om ulovlig og hensynsløs adfærd af landmændene så lad os få afdækket problemets omfang før vi

forhastede konklusioner det fortjener miljøet det fortjener landbruget og det fortjener samfundet generelt

jeg vil give ordføreren ret i at svært at få et præcist tal

også en ny ny artikel som jo er grunden til at vi

hvor hvor det altså er en lang række

problemer med det her desphenyl chloridazon

hvor mange der er tale om her

har været med til at generere en forurening og vi ligesom

og jeg ved ikke om det var det herre christian poll forsøgte at svare på med de tyve boringer om året er hvor mange

konkret er blevet lukket bare de seneste fem år på baggrund af fund af pesticidrester

er den konkrete forurening stammer fra

vores drikkevandsboringer rundtomkring i landet

stammer fra punktkildeforurening det tal kender jeg heller ikke

påvirkninger der stammer fra punktkilder og hvor mange der stammer fra en eventuel almindelig regelret overfladebehandling jeg tror ikke der findes ret mange

på baggrund af almindelig anvendelse i landbruget af

tanke nede i jorden blev utætte men så lavede man en kollektiv ordning for ligesom at sige han skal ikke hænge på det det er et generelt problem i branchen og

også ligesom tager ansvaret på sig og siger skulle vi ødelægge en drikkevandsboring hist og her

rigtig rigtig mange forureningssager under oliebranchens miljøpulje bag mig

tilfælde af at der er risiko for en konkret konstateret forurening

henføre direkte til en specifik kilde i form af en olietank og så videre og så videre så sammenligningen synes jeg er meget vanskelig

kunne udvide den grundvandsovervågning vi har for netop at være sikre på

er godkendt i dag at vi ikke først opdager

i grundvandet vi testede bare ikke for dem det er jo noget af det som vi ellers har set godt kan ske selv om vi i danmark har en stram

nu nævnte ordføreren jo også sin baggrund og sådan

om ordføreren så ikke også vil anerkende at det arbejde der ligger og den stramme

gør at vi i dag kan åbne for vandhanen og drikke vandet sådan som det er uden at det skal renses

jo tidligere set at ordførerens parti for eksempel ikke var med i den

sprøjtemiddelstrategi der lå

af ja jeg er en meget stram praksis i danmark og det er jo noget jeg ved

inspiration til hvordan man skal håndtere den her problemstilling

den danske praksis og regulering er

drikkevand som vi kan drikke mere eller mindre urenset det er jeg fuldstændig enig

det var blandt andet også derfor jeg reagerede på enhedslistens ordførers indlæg i forhold til det med alle de øvrige tiltag

for må man formode at enhedslisten ikke mener at det danske

pesticidrester som ligger over grænseværdierne

ikke en udvikling som bekymrer ordføreren

netop må stoppe op og sige okay gør vi det godt nok også selv om vi har en mere stram praksis herhjemme i forhold til andre lande den anden del af det

at ordføreren er fan af vores stramme praksis og det kan vi godt lide i

en risikobaseret prøvetagning

for stoffer vi analyserer for sådan at vi analyserer for de rigtige stoffer og det der kan være

i danmark vil jo være en stigning og vil have nogle konsekvenser i det her tilfælde

i forvejen er en af verdens højeste hvis ikke verdens højeste

det vil i mit perspektiv være

man sige bemærkninger om at det nærmest er umærkelige summer vi har et landbrugserhverv i danmark der i forvejen er plaget af de højeste skatter og

kalder lade ske hvad der sker vi har verdens mest restriktive

sprøjtemiddelsregulering i danmark vi har verdens mest fintmaskede overvågningsnetværk vi har verdens

mest effektive godkendelsessystem og vi har nogle af verdens fremmeste eksperter på det her område der bliver taget rigtig godt hånd om det danske grundvand og drikkevand og det er jeg faktisk stolt af og det skal vi selvfølgelig fortsætte med

jo ikke ensbetydende med at vi skal udvide til højre og venstre og lægge yderligere afgifter på

her og der og alle vegne som enhedslisten lægger op til det

kommer slet ikke på tale vi har et system der fungerer og det skal vi være stolte af og glade for og danskerne skal hver

og glade for at de kan drikke deres drikkevand også

jeg gerne spørge til det problem som vi har i øjeblikket med azoler som jo faktisk bliver fundet i hver tredje prøve man tager i grundvandet og derfor har fået flere forskere til at sige at det nok er mere persistent end man tror altså til almindelige borgere der ikke har haft

når han nu er fan af den her stramme godkendelsespraksis

at en sådan situation hvor et stof der er meget udbredt og bliver fundet i hver tredje grundvandsboring skulle give anledning til at

i en debat for kort tid siden sammen med fru ida auken

danske vandværker her i huset

at kunne være inspirationskilde til andre landes

tag tebuconazol som er et af de her zoler der bliver brugt i dag

faktisk steget efter man gik ind og lavede restriktioner det er jo de her zoler som faktisk bliver fundet i hver tredje grundvandsprøve

nederst skulle sådan en usikkerhed ikke betyde at man giver alle de stoffer en tur til igennem vap markerne og simpelt

før vi er sikre på ikke kan gå i vores grundvand og vores drikkevand bør usikkerhederne ikke komme vandet til gode og ikke sprøjtemidler i sådan

og om man kan spore det her stof

er det der vil være mest rimeligt både i forhold til

til samfundsinteresser men i særdeleshed

så skal de komme sprøjtemidlerne til gode mens man laver yderligere undersøgelser der vil vi nok fra radikal side

så tydelige og håndfaste tegn på at et stof er mere persistent altså mere tilbøjelig til at trænge ned til grundvandet

restriktioner i gang med det samme sådan sådan at usikkerheden kommer vandet til gode og ikke selve sprøjtemidlet

i nye problemer fremadrettet med nye stoffer og det

som handler om hvordan vi får betalt for fortidens synder fra radikal side synes vi det er en god idé at se om man kan komme tættere på forureneren betaler princippet også når det gælder

sprøjtemidler det kan være svært at udpege forureneren på et område som det her og derfor vil vi gerne være med til at diskutere

måske ved selv at lægge noget gebyr på deres midler som kan være med til at betale for

at betale nogle af de steder hvor vandforbrugerne lige i dag skal betale for at der er blevet

grundvand og deres drikkevand sådan

at det at det ikke længere er forureneren der betaler i praksis i danmark

som en del borgere står med nemlig nogle relativt store

skulle have åbnet nye boringer hvis der for eksempel

den fremtidige beskyttelse sådan at vi ikke kun taler om oprydning af det der er gået galt synes vi fra radikal side at det vil være en rigtig god idé at få taget alle de boringsnære beskyttelsesområder ud af drift sådan at man ikke sprøjter oven på vores drikkevand man kan lave økologisk drift på de her arealer man kan lave høslæt man kan lave andre typer drift på dem men det vil være en god idé ikke

sprøjtemidler direkte oven på vores boringsnære beskyttelsesområder

det den enkelte landmand hvor det bare er too bad at du ligger oven på et drikkevandsområde

hjælpe landmændene så der ikke er nogen der skal gå konkurs fordi

deres marker ligger lige præcis oven på drikkevandet og grundvandet det er en lidt større finansieringsdiskussion men jo faktisk relevant for den vi står med i dag

i et udvalgsarbejde og se om vi kan lande den et sted hvor vi tror det kan lade sig gøre

hvis man skulle vælge at sige at det skulle være sprøjtefri zoner for det det er rigtigt at så ville diskussionen opstå er det en form for ekspropriation skal der

en erstatning til de landmænd der så har en jord som de har haft en forventning om at kunne dyrke som de ikke vil kunne dyrke alligevel og der synes jeg det var dejligt lige ud af posen at det lyder til at være det radikale venstres synspunkt at der vil man skulle kompensere landmændene for det tab af værdi som

de har på jorden ordføreren siger også at det er en stor udskrivning har ordføreren nogen idé om

man kunne jo også her se på om der er nogle steder hvor det vil blive særlig dyrt for vandforbrugerne eller for landmændene og se om man så derfra skal have nogle statslige midler til det her igen et sted hvor man fra vores side meget gerne måtte inddrage promilleafgiftsfondene og sige

de penge vi kradser ind for pesticidafgifter

kompensere nogle af de landmænd der så ikke

ellers vil vi selvfølgelig gerne kigge på om det kan tages over vandregningen nogle af de

kan gøre så det er en diskussion der er i gang på det her område men der mener

det politiske mod til at tage beslutningen og så se på

otte tusind seks hundrede ha landbrugsareal i dag som ligger i

og at man regner med at der vil være en erstatningspris på cirka en tredjedel af jordens værdi

en årrække at tage de her ud og så sige at for hver dansker koster det her x antal kroner

det ikke urimeligt for at få passet på vores drikkevand det tror jeg faktisk godt at danskerne

det der ville bekymre mig er selvfølgelig fordelingen rundt i landet fordi man vil have nogle store byer hvor det

noget problem kan man sige fordi der er mange til at betale regningen men der vil være nogle landdistrikter hvor det kan blive relativt dyrt for den enkelte vandforbruger og der vil vi gerne se på en kollektiv

er ramt af fortidens synder og i et ukendt omfang af nutidig

praksis vi undersøger jo ikke for alle pesticider og pesticidrester det kan vi simpelt hen ikke så når venstre siger at vi skal tage stilling ud fra fakta

beslutning ud fra konkret viden om det aktuelle indhold af pesticider

men måske liberal alliance kan fortælle os

det helt præcise indhold af pesticider og pesticidrester de steder hvor der ikke målt

for disse derfor er det jo at vi har et forsigtighedsprincip og derfor skal vi fortsat gøre godkendelsesproceduren strammere dispensationsmulighederne mindre og friholde arealer

meget enige i præmisserne for det forslag som alternativet har

og der er uden tvivl en lang række juridiske problemer og komplicerede scenarier for hvem der har ansvaret for hvad

set et jordforureningsproblem som er blevet til et grundvandsproblem

niveau men det sætter en vigtig dagsorden og det vil vi gerne anerkende men mere sådan generelt kunne forslaget måske være en anledning til at diskutere hvordan landbruget skal reguleres i fremtiden altså landbruget betales ofte for at lade være med at forurene for eksempel skal efterafgrøderne i den model for målrettet kvælstofregulering som regeringen og et flertal har aftalt ikke betales af landmændene men enten

landdistriktsmidlerne eller af skatteyderne der kan man stille sig selv

noget af det som vi selv har været med til er det rimeligt at landbruget skal betales

erstatning for ikke at bruge sprøjtning i de boringsnære

beskyttelsesområder det har sf jo

bliver hårdt ramt af restriktioner vores accept af at landmanden kompenseres i de boringsnære beskyttelsesområder skyldes et bevidst valg som blev truffet i nitten halvfemserne om at lade hensynet til grundvandet og drikkevandet gå

forureneren betaler princippet altså konkret kom der nogle

på kubikmeterprisen for at finansiere den grundvandsbeskyttelse så det er altså en konkret stillingtagen som vi og andre partier har fortsat siden

som vi jo fortsat gerne vil kæmpe for men skal landmanden kompenseres i alle tilfælde eller kun når hans grundlag for bedriften

fjernes med indgrebet det kunne være nogle af de ting

lavede en høring med nogle juridiske eksperter og nogle

hvordan det er vi tackler fortidens problemer og forhindrer nye og blandt andet

er vi fordeler ansvaret og og finansieringen af det

en grundigere diskussion med både juridiske eksperter og grundvandseksperter om regulering af området

undgå fremtidig forurening af af drikkevandet eller

noget i den retning det tror jeg at ordføreren foreslog det jeg

egentlig opponerer imod hvad jeg også gjorde i

mit eget ordførerindlæg er den her italesættelse af

har kraftig forurening af vores grundvand og vores drikkevand

at vi nærmest dagligt eller ugentligt eller

hvad ved jeg det er der så heller ingen andre der ved

drikkevandsboringer på grund af pesticidrester og alt mulig anden dårligdom omkring vores drikkevand hvorfor er det at det er nødvendigt for sf og resten af venstrefløjen at italesætte vores grundvand og vores drikkevand som noget der er så dårligt som det vi har rent drikkevand hvorfor

undskyld udtrykket botanisere

jeg indledte med at sige vi har godt drikkevand

uddybede også i min tale at der er rigtig

og pesticidrester som vi ikke tester for og det vil sige at der sagtens dukke problemer op hen ad vejen og det er jo det vi prøver at adressere hvad gør vi i de tilfælde

grundvandet eller for drikkevandet og som gør at drikkevandsboringer skal lukkes

om hvordan vi fordeler byrden

vil jeg opfordre til enhedslistens ordfører var inde på det

vi kunne være hinanden behjælpelige med

de her fakta frem og få stillet de rigtige spørgsmål i udvalgsbehandlingen jeg faktisk meget gerne være

er nok en en forhåbning som

kan få fakta om det danske grundvand og drikkevand på bordet sådan at vi alle sammen alle politikere alle ordførere har sort på hvidt

er der er op og ned på det her sådan at der ikke kan polemiseres

hvor dårligt det danske drikkevand egentlig er når det

helt fantastisk og helt unikt at vi i danmark har mulighed for faktisk at drive landbrugsvirksomhed

måske også hjælpe os med at fortælle hvad det præcise indhold er af pesticider

at teste for alt og det er derfor forsigtighedsprincippet er så afgørende

jeg tror jeg vil starte min tale hvor fru trine torp fra sf og herre carsten bach fra liberal alliance

det danske grundvand for et stykke tid siden hørte jeg en debat om ulve og jo en helt anden kontekst end den her men der sagde

også den her debat han sagde at nogle gange

det synes jeg også at vi skal huske på som politikere i den her sag vi har et politisk ansvar for ikke at tale en frygt op i forhold til vores drikkevand jeg har hørt danskere som lige pludselig bliver helt bekymrede og vil gå over til at købe

vand på plast fordi de har set historier i medierne som hurtigt bliver talt op der har vi bare et politisk ansvar for hele tiden at

proportionerne i orden og blive ved med at formidle budskabet om

iltes og filtreres inden vi drikker det der behøves ikke nogen kemisk

som vi skal give videre til de kommende generationer

udviklingen er nu nævnte enhedslistens ordfører nogle tal fra to tusind og femten jeg har nogle tal fra to tusind og seksten

har var det i seks og tyve procent af vandforsyningsboringerne

der var sket en overskridelse det er en lille nedgang i forhold til året før

det jeg også hører fra

har forstand på det her

i pesticidfundene i de øvre lag af grundvandet og det kan jeg forstå bliver defineret som nul tredive

gør noget som virker men selvfølgelig skal vi ikke stille os tilfredse med at der så bliver fundet pesticider i tre

i dag hvis man anvender pesticider som ikke er godkendt længere og som ikke må anvendes så er det forureneren betaler princippet

som er blevet anvendt lovligt i en mængde som er lovlig

den brug og sig at give store pesticidfund som over grænseværdierne

så vil jeg da langt hellere at vi får reguleret

end at vi går ind og laver en masse regler

stoffer som ikke er tilladt hvis man anvender dem alligevel

må tage politisk ansvar for det der så og hvis man holder sig inden for de grænseværdier som vi har været med til at vedtage her i folketinget med flertal og i fællesskab

hvis det viser sig at det giver en belastning af vores grundvand

ikke kan leve med og som kan udgøre en sundhedsrisiko ja så har vi da et politisk ansvar for at gribe ind og få rettet op på det

vi gjorde rigtig meget fornuftigt i den pesticidstrategi

til enighed om sidste gang i forhold til at vi øgede grundvandsovervågningen jeg kan forstå at socialdemokratiet gerne vil øge den endnu mere

vi har besluttet hundrede nye boringer jeg synes måske lige at vi skulle give det en chance for at virke og se

men jeg synes det er værd at sige at vi allerede har øget overvågningen plus at vi kommer til at teste at teste for flere

pesticider end vi gør i dag vi kommer til at bruge

varslingssystemet for udvaskning til grundvand langt mere

den allerbedste måde at adressere det her på i min ideelle verden skulle alting testes før man

langsomt og alt muligt andet men principielt

pesticidafgift vi har i dag så længe den virker og det er klart mit indtryk at den gør det det kan være der er elementer i den vi skal se på om kan gøres anderledes den er jo

samfundet i det hele taget ved at regulere på

et lille teknisk element som vi kan diskutere når vi når

hvis man finder sprøjtegifte i

sådan systemet er indrettet men det var også sådan systemet

da man lavede oliebranchens miljøpulje da havde man installeret tanke

og og gjort det fuldt lovligt men nogle af dem endte altså med at blive utætte og skabte jordforurening og så lavede man en kollektiv ordning

men branchen selv der skulle tage hånd om den her problemstilling

man laver en lignende ordning ville det ikke være rimeligt at lave sådan en ordning hvor man

at når det er gået galt med brugen af sprøjtegifte og de er endt i en drikkevandsboring

christian poll at man

den her logik til alle mulige andre politikområder vi

kræft som vi troede var god i dag og

måde at behandle den her type kræft på lad os så sige

man har handlet ud fra den viden man havde på det tidspunkt og de oplysninger

syg igen og så er det

med den økonomi der ligger der der skal tage hånd om problemet så mekanismen er der sådan set i

noget der stammer fra landbruget og så kan landbruget kollektivt med en ordning de nu selv vælger at skrue sammen på en

betale for at der skal laves en ny drikkevandsboring det skal vel ikke være

så har sundhedsvæsenet jo ikke betalt nogen pris så

har betalt en pris den patient

som man har behandlet ud fra den viden man havde på daværende tidspunkt på samme måde som vi regulerer pesticider i dag

så kan det være vi bliver klogere hen ad vejen og så må vi skære vores regulering til jeg synes vi skal have en skrap godkendelsespraksis vi skal følge det her meget nøje

drøfte det her jeg siger bare at set med det konservative folkepartis

meget svært ved at tro at vi skulle nå til et sted hvor vi skulle afskaffe pesticidafgiften det har det konservative folkeparti ingen grund til at tro

at pesticidafgiften har

men der er nu engang sat et evalueringsarbejde i gang og jeg kan personligt ikke huske hvornår det skal barsle

pesticidafgiften det ser vi heller ikke nogen grund til tværtimod

godt være at vi skal være endnu mere ambitiøse end det der er lagt op til og

der skal tages yderligere skridt og vi har blandt andet peget på en styrket grundvandsovervågning det

øget overvågning allerede der men

også noget af det som ordføreren var inde på

pesticider i vores grundvand som er over grænseværdien noget af det er gamle synder men noget af det er ikke gamle synder og derfor kunne vi i

for at styrke vores grundvand én ting er overvågning men noget andet

det noget af det som konservative vil være med til at kigge på igen om vi altså skal udtage

at i to tusind og seksten var det i tre

at man laver sprøjteforbud i alle de

sikker på så synes jeg at det kunne være rigtig interessant at høre fra socialdemokratiet hvor man egentlig

de landmænd hvor man går ind og laver

den måde de må anvende deres jord på som jeg havde en dialog med fru ida auken om

kortlægning der har været har man jo fundet at det er omkring

otte tusind seks hundrede ha som er landbrugsareal så det er der hvor man ville skulle gå ind og kompensere

og som vi også pegede på i forhandlingerne er jo pesticidafgiften så

forestille sig at man kunne bruge pesticidafgiften til at være med til at kompensere landmændene

politisk ansvar at vi passer på vores drikkevand og når vi ved at det er de sårbare områder som ligger omkring

otte tusind seks hundrede ha som er landbrugsareal i dag og sige at så må man overhovedet ikke sprøjte der jeg vil langt hellere gøre det målrettet og bruge pengene meget klogere de steder hvor problemerne

set åbne for at diskutere om vi de steder hvor udfordringerne er størst skal sætte målrettet ind

og fyrre og på vej dertil skal vi jo så også gøre hvad vi kan

nedsætte belastningen med sprøjtegifte

især af vores drikkevand men også af naturen det forslag

som vi har fremsat her i dag handler

hvordan vi betaler for den forurening

medfører at drikkevandsboringer skal lukke

der har i dag været meget snak om hvor stort

arbejde videre med i udvalgsarbejdet som flere ordførere har nævnt

vi prøver at finde de rette tal frem og få et mere klart billede af hvor mange boringer der er tale om og også gerne

og derfor får jeg lyst til at fremhæve en artikel fra fra februar i år

hvor claus vangsgaard som er biolog og seniorkonsulent hos dansk

siger det ligner en katastrofe for vandforsyningen

ingen tvivl om det her er et kæmpe problem i et omfang som vi ikke har oplevet siden det hidtil mest udbredte

kan se ud til at være nogle små tal men når man går ud og undersøger bredere

finder man mere og så bliver problemet

pludselig større så vi har med med en problemstilling at gøre som i alternativets øjne er ret alvorlig

det er vigtigt at vi også får styr på finansieringen til det her altså når vi har en række drikkevandsboringer hvert år der må lukke

er det faktisk ret entydigt muligt at sige

stammer de jo fra landbruget det er altovervejende landbruget der bruger sprøjtegifte

henføre forureningen til en branche ideen med vores forslag er så at det er den branche der kollektivt skal etablere en ordning

for nye drikkevandsboringer på den måde får

jo også et øget incitament til at forlade sprøjtegiften fordi hvis vi

de skal lægge en særlig afgift på her som alle der bruger sprøjtegifte skal betale til jamen så bliver sprøjtegifte dyrere og så vil man jo på den måde få flere til at overveje at producere økologisk så for os er det en logisk

den ordning som den er inspireret af oliebranchens miljøpulje faktisk har været en velfungerende ordning som har har kunnet

på et selvfinansierende grundlag men jeg er rigtig glad for at vi har haft en

snakket meget fremtid ikke bare finansiering men også hvilke virkemidler der skulle til for at vi kan sikre drikkevandet i højere grad

og der vil jeg også berolige folk derude med

drikkevandet har det fint for langt det mestes vedkommende og vi overvåger det og når vi finder problemer

løser vi dem det her forslag handler om

man skal betale er det drikkevandsbrugerne er det os alle sammen som det er nu der fortsat skal betale

bør betale den regning

en god debat og jeg glæder mig til

generelt er godt og at man

det jeg lige ville ind på her til sidst er

tidligere har fundet

set en god udvikling

ordføreren for alternativet at

bliver vi nogle gange lidt overraskede og så skal der laves en ekstra

drøfter i dag handler jo om hvem der så skal betale når der skal laves en ekstra indsats

og det mener jeg jo bør være forureneren

faktisk finder mindre i de øvre jordlag nogle af de pågældende steder gjorde tidligere

hen over tid senest med den sidste pesticidstrategiaftale

skarpt og meget restriktivt godkendelsessystem

den måde som man sprøjter på i dag med de midler

man også er på rette vej her

de boringsnære beskyttelsesområder med det vil sige en aftale om at man udfaser brugen af sprøjtegifte og kunstgødning i de boringsnære beskyttelsesområder det er ikke med i aftalen lige nu kun som et frivilligt virkemiddel og

mere trygge end vi gør i dag jeg jeg føler

generelt tryg men jeg føler også at vores godkendelsessystem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

pålægges regeringen inden udgangen af indeværende år altså to tusind og atten at indføre et forbud mod brug

i cirkus i praksis vil det sige elefanter søløver og zebraer som er de vilde pattedyrarter som i dag må holdes og fremvises i danske cirkus helt overordnet bakker regeringen op om det her forslags intentioner regeringen er enig med forslagsstillerne i at forbuddet mod hold og fremvisning af vilde dyr i cirkus skal udvides

det også omfatter elefanter søløver og zebraer

er simpelt hen løbet fra at vilde dyr optræder for mennesker i dag vil vi gerne se vilde dyr i mere naturlige omgivelser frem for i en manege hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd jeg må ærligt

senere generationer vil se tilbage på os med med lidt hovedrysten når de

på de ting som som for os har været helt naturlige at underholdes med i vores barndom regeringen mener dog ikke at et forbud mod vilde dyr i cirkus med ikrafttrædelse allerede inden udgangen af i år vil give mulighed for at finde den bedste løsning i forhold til at sikre dyrevelfærden for de dyr der holdes i cirkus i dag reglerne om cirkus findes i dag i bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus efter bekendtgørelsen

er der en positivliste over dyr der må fremvises og en negativliste over dyr som ikke må holdes og fremvises i cirkus de fleste vilde dyrearter er allerede på negativlisten men elefanter søløver og zebraer som i denne sammenhæng anses for vilde dyrearter er på positivlisten og må altså i dag gerne holdes og fremvises i cirkus det er forbudt for andre end cirkus og zoologiske haver at holde disse dyrearter at forbyde hold og fremvisning af de her dyr i cirkus vil medføre at det i danmark kun vil være zoologiske haver der kan holde elefanter søløver og zebraer udvidelse af forbuddet til også at omfatte elefanter søløver

vil kræve en ændring af dyreværnsloven så de pågældende dyrearter kan optages på bekendtgørelsens negativliste en udvidelse af forbuddet vil medføre at cirkus hverken kan holde eller fremvise dyrene efter forbuddets ikrafttræden for så vidt angår de vilde dyr som på nuværende tidspunkt befinder sig i cirkus i danmark giver indførelse af et sådant forbud anledning til lidt flere overvejelser blandt andet hvad angår spørgsmålet om hvad der skal ske med dyrene efterfølgende og spørgsmålet om ekspropriation efter det

for miljø og fødevareministeriet oplyste er der tale om fire elefanter tre søløver og fem zebraer i beslutningsforslaget fremgår

at der findes gode muligheder for at sikre elefanternes fremtid efter et forbud men det er ikke bare sådan

at placere en gammel hanelefant heller ikke i dyrenes verden det er svært og der findes ikke nogen nemme løsninger når vi indfører et forbud af dyrevelfærdsmæssige hensyn

også vigtigt at et forbud implementeres på en dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig måde de vilde dyr der opholder sig i danske cirkus har været holdt af disse cirkus i en årrække og dyrene er er gennem en årrække tilvænnet til mennesker de har aldrig prøvet at klare sig selv som rigtige vilde dyr i naturen og vi har altså et ansvar for at sikre

som bliver omfattet af det her forbud

mere forstand på det her end mig og dem findes der mange af at det ikke nødvendigvis er sådan ligetil at omplacere dyrene elefanter er for eksempel meget sociale dyr som knytter sig

til de mennesker som de har gået op og ned ad igennem mange år og der skal tages højde for

hvad der skal ske med de eksisterende vilde dyr når man

eksempel i forhold til ekspropriation

en overgangsperiodes længde

har også betydning i i den forbindelse

bør et forbud indføres med en passende overgangsordning så det bliver muligt at klarlægge de dyrevelfærdsmæssige hensyn og hvordan det bedst muligt sikres inden et forbud træder i kraft desuden

skal vi også tage hensyn til at de cirkus der ejer dyrene

og zebraer regeringen finder dog ikke at et forbud mod vilde dyr i cirkus med ikrafttrædelse allerede inden udgangen af indeværende år vil give mulighed for at finde den bedste løsning i forhold til dyrevelfærden for de dyr der holdes i cirkus i dag mens et forbud i forhold til

er det nødvendigt med en overgangsperiode for de eksisterende vilde dyr i danske cirkus i den overgangsperiode som

jeg gerne understrege skal være så kort som muligt skal det afklares hvad der skal ske med de eksisterende dyr når overgangsperioden er udløbet i den forbindelse

det væsentligt at de dyrevelfærdsmæssige aspekter af sagen bliver ordentligt belyst og jeg vil

for at inddrage relevante fagpersoner med henblik på at sikre dette jeg forventer også at jeg vil anmode det dyreetiske råd om en udtalelse om omplacering af vilde dyr der holdes i cirkus regeringen støtter derfor intentionerne bag beslutningsforslaget men kan ikke stemme for beslutningsforslaget i dets nuværende form

at venstres ordfører på elefantområdet

tre fem år og jeg ved ikke

bunder i i nu nævner ministeren at der kan være noget

løbet af et halvt år men er der

begrænser en branches

og at man så er på vej ud i noget ekspropriation jeg synes det er lidt tænkt især når man ser

at der i en lang række europæiske lande sker en sådan udfasning så kunne ministeren kunne ministeren

mit eget vedkommende er det altså ikke ekspropriationen som er det store der står og lyser og blinker men at det er et af de forhold som vi også skal tage hensyn til

bunder jo netop i at vi ønsker at tage hensyn til de her dyr og når vi så ønsker det

dyr der allerede er i den situation vi ikke ønsker at bringe dyr i

her elefanter skal transporteres rundt og og udsættes for stress

i og med at de skal flyttes fra det ene sted til det andet kan ordføreren ikke se

ø hvor man kunne slippe de her elefanter løs og give dem en god pension

en flok elefanter løs på på en ø jeg vil sige elefanter er sociale dyr elefanter er meget intelligente dyr elefanter er dyr som knytter sig til dem de omgås herunder også til

er derfor jeg siger jamen lad os nu lige finde den løsningsmodel som

jeg er simpelt hen ikke sikker på at den rigtige løsning er at

sige lad os holde elefanter på saltholm saltholm eller andre steder

i et ønske om om øget dyrevelfærd skylder vi også de dyr at vi lige lytter til mennesker der

alle på dette beslutningsforslag

beslutningsforslaget som jo også har afstedkommet

om et vigtigt emne nemlig fremtiden for

de vilde dyr i cirkus cirkusfremvisning af vilde dyr og til dem regner vi jo så i den her sammenhæng elefanter

er i mine øjne en uacceptabel måde at behandle disse

adfærd på lige præcis det punkt er netop de vilde dyr anderledes

domesticerede dyr det er derfor først og fremmest et spørgsmål om dyrevelfærd

om de vilde dyr skal vises frem i et cirkus eller ej

beslutningsforslaget men vi er meget bekymrede

i forslaget vi vil gerne være med til at finde en rimelig balance og jeg kunne godt

lyst til at kritisere forslagsstillerne en lille smule for at komme til løfte fanen så højt at man ikke længere rører jorden i iveren efter at forbyde de vilde dyr i cirkus for i vores øjne

er der udfordringer med en for hurtig indfasning af et forbud

dyrevelfærdsmæssige man kan stille sig selv spørgsmålet hvor dyr der bliver forbudt efter en kort tidshorisont så vil ende under hvilke forhold vil vi finde de danske cirkuselefanter om ganske kort tid hvis de for eksempel bliver solgt til udenlandske cirkus eller eller andre steder så dyrevelfærd

spiller ind når vi vurderer den korte tidshorisont der er også de rent juridiske hensyn at tage og så er der også en rimelighedsbetragtning over for dem som jo i en god tro og også helt inden for lovens rammer har investeret i de dyr som de har med i deres cirkus derfor synes vi det er fornuftigt at lave en overgangsperiode vi er i socialdemokratiet yderst opmærksomme på at en overgangsperiode bliver så kort som det overhovedet er muligt og vi synes i den forbindelse at det er

vurdere hvordan man kan gøre det så kort som muligt og samtidig honorere de hensyn

som jeg fremhævede tidligere

i min vurdering af den her sag at cirkusfremvisning

udelukkende har menneskelig underholdning

i modsætning til for eksempel zoologiske haver hvor der er et seriøst formidlingsarbejde

indgår med en tyngde i arbejdet

så videre på den måde er der også en sammenhæng i

over tid til den her sag for ved lovbehandlingen i nitten

to og tres hvor folketinget skulle forbyde rovdyr i cirkus

i sin tale følgende det er min opfattelse at kan vi bevare vores

haver på baggrund af den vedtagelse der her vil finde sted skal jeg ikke have noget imod lovforslagets gennemførelse og med disse bemærkninger kan jeg også for mit partis vedkommende anbefale lovforslaget til velvillig behandling i det høje ting og i et eventuelt udvalg så langt vil jeg ikke helt gå i dag altså at meddele opbakning til det konkrete forslag tidsfristen har jeg henvist til tidligere i stedet vil jeg sige at jeg er tilfreds med med den aftale som vi har lavet sammen

gøre det her ulovligt med en rimelig overgangsperiode

erling bonnesen for gode samtaler om det her i

og derfor vil jeg egentlig anbefale at et egentligt forbud mod vilde dyr i cirkus

gennemføres via en beretning som sikrer de rette balancer og de rette hensyn i

de her vilde dyr til andre cirkusser i andre lande men der må der kunne trækkes på

noget erfaring når der nu er adskillige lande i europa som som gør det forbudt så bør det være muligt i en udvalgsbehandling at trække ind hvad er man gør andre steder er der mulighed for at vi så kunne arbejde for at der bliver nogle særlige reservater for eksempel et

andre har talt om andre typer reservater men for elefanter kunne det måske være okay så jeg

eksportere de vilde dyr til andre lande som så

hjerteskærende tv optagelser af ramboline eller andre af de elefanter som måtte være

optræde i ungarn eller et eller andet sted hvor dyrevelfærden måske er endnu ringere

fint at inddrage andre landes erfaringer

selv kommer af med de elefanter og zebraer og hvad der er når tiden kommer til det det jeg gerne vil påtage mig her sammen med kollegerne er at

vi finder en rimelig men dog så kort som mulig tidshorisont til også at få det

en beretningstekst på det netop for at få

dansk folkeparti og øvrige partier som er med på regeringssiden

jeg har ikke fået elefantordenen og nu er jeg så blevet elefantordfører i stedet for så

jeg glemte faktisk at svare herre søren egge rasmussen på på et tidligere spørgsmål

ikke kunne slippe elefanterne fri i

jeg er ikke sikker på at det ville gå godt heller ikke

sige overlevelse og tilpasningsdygtighed i miljøer som er dem fuldstændig fremmede

synes man ligesom har gjort dagens gode gerning for at det kan blive den gode gerning skal vi rundt om de ting som dansk folkepartis ordfører fint ridser op her det er også

at tage hånd om i den her her tekst som nu ligger som udkast til

det så ved jeg ikke om dansk folkepartis ordfører også kan begynde at kalde sig elefantordfører

kan man sige indfinder sig jo mange steder rundtomkring i samfundet og nu er det så også på vej her det der før var skik og sædvane er det ikke længere nu er det blevet tid til igen kan man

sige at se på reglerne om vilde dyr

i cirkus nærmere bestemt for elefanter zebraer og søløver som det her jo handler om venstre er principielt enig i at

hold og fremvisning af vilde dyr i cirkus bør udfases helt

også elefanter zebraer og søløver men vi kan ikke stemme for beslutningsforslaget i

nuværende form det er ikke tilstrækkelig klarlagt hvad et forbud kan og vil betyde dyrevelfærdsmæssigt for vilde dyr i cirkus

i danmark og for de pågældende dyrearter hvis disse dyr skal omplaceres indebærer det en risiko for

dyrevelfærden hvorfor nærmere undersøgelser er nødvendige desuden skal en række juridiske spørgsmål af eksempelvis ekspropriationsretlig karakter belyses før et eventuelt forbud konkret kan udformes i venstre foreslår og støtter vi en beretning som

i debatten hvor der principielt stiles mod et forbud mod vilde dyr i cirkus herunder altså også elefanter zebraer og søløver med en passende overgangsordning der således også håndterer de dyrevelfærdsmæssige og juridiske udfordringer så vi kan ikke støtte

i dets nuværende form men arbejder videre

beretningsteksten for at få klarlagt det her

dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte lidelse angst varigt men og væsentlig

hører til i vild natur og ikke i en cirkusmanege det kan der ikke være to meninger om helt generelt bør vi faktisk gøre langt mere for at fremme fri og vild natur og arternes levesteder samt selv gøre meget mere brug af naturen oplevelser i den frie og vilde natur er da også klart at foretrække frem for dyrs kunstige og unaturlige optræden i et cirkustelt så det kan godt være

tiden er løbet fra vilde dyr og her i

bemærket at vilde dyr er sagt i anførselstegn i cirkus men er der

også tale om vilde dyr altså de konkrete fire elefanter tre søløver og fem zebraer der som de eneste såkaldte vilde dyr er tilbage i danske cirkus når de nu helt eller i overvejende grad aldrig har oplevet andet end fangenskab og en for dem unaturlig kontakt med mennesker det er bestemt ikke min opfattelse at disse dyr i dag lider overlast i så tilfælde ville det jo så også allerede være forbudt i forhold til dyreværnslovens § en som jeg så startede med at læse op eller i forhold til § to som jeg så nu vil citere enhver der holder dyr skal sørge for at de behandles omsorgsfuldt herunder at de huses fodres vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte

andre ord primært dyrevelfærden for de eksisterende såkaldte vilde dyr i danske cirkus der skal tages hensyn til ved et eventuelt fremtidigt forbud jeg er som flere andre har måttet indrømme i dag fra talerstolen ikke dyrevelfærdsekspert men det forekommer mig bestemt ikke usandsynligt at den bedste dyrevelfærdsmæssige løsning for de fire elefanter tre søløver og fem zebraer godt kunne være blot lige så stille at lade tiden rinde ud for de eksisterende forhold og kun lade et forbud være gældende fremadrettet men jeg er bestemt åben over for dyrevelfærdsmæssige faglige

helt utvetydigt lever op til dyrevelfærdslovens generelle bestemmelser der er så desuden

de ekspropriative forhold at tage hensyn til som formentlig også kunne tale for at lade de tolv dyr fortsætte i manegen

det sidste savsmuld er løbet igennem timeglasset derfor ser jeg frem til under udvalgsarbejdet at få belyst de fremadrettede aspekter og konsekvenser af beslutningsforslaget men som det konkret er formuleret med ikrafttrædelse

kan liberal alliance ikke støtte beslutningsforslaget

det her forslag som vi jo selv er

ligesom skubbe på for de sidste få dyr det kan jo være lidt fjollet nogle gange at stå og snakke om om lovgivning når vi har at gøre

med med så få dyr men

er at underholde mennesker en række europæiske lande har allerede gjort det og nu bør danmark følge efter og få forbudt at holde vilde dyr i cirkus også dem der i dag ikke er omfattet af det halvtreds år gamle forbud

rovdyr i cirkus nemlig pattedyr som elefanter søløver

zebraer at flytte fra sted til sted

i transportvogne på landeveje opholde sig i små indhegninger og bassiner strider imod dyrenes naturlige behov og dyrene udvikler

aggressiv eller stresset adfærd dyreværnsorganisationer har da også længe anbefalet et stop for brug af vilde dyr til menneskers underholdning

jeg håber da meget at man også går i i tænkeboks så det ikke kun er ved naturlig afgang men at man faktisk kan finde en god måde

dyrevelfærdsmæssigt meget mere værdigt end

får hørt nogle af alle de gode folk som ved noget om

også finder nogle kreative løsninger som ikke er på

en bekendtgørelse og efter bekendtgørelsen er der en positiv og en negativliste og elefanter søløver og zebraer er

det er jo forbudt for andre end cirkus og zoologiske haver at holde disse dyr og forbuddet mod disse dyr i

cirkus betyder at kun zoologiske haver

faste installationer men udvidelsen af forbuddet vil kræve en ændring af dyreværnsloven så dyrene kan optages

er der tale om fire elefanter tre søløver og fem zebraer

gode muligheder for at sikre elefanternes fremtid

hvordan vi sikrer de her dyr og især elefanterne fremover

men vi står med en udfordring der som

og jeg vil bare sige at hvis løsningen bliver at de her elefanter skal en tur til spanien eller sådan

noget godt dyrevelfærdsmæssigt for de her elefanter i danmark så tror jeg

bedre at de blev der hvor de er nu derfor er det vigtigt

sagkundskaben koblet på og det har ministeren jo lovet at

med en opgave hvor dyreetisk råd selvfølgelig kan hjælpe os

betragtninger men til syvende og sidst

er svært lige nu at se

det vil tværtimod være noget hastværk som

sf og alternativet havde fremsat det

konservative sagde at ejendomsretten er ukrænkelig

gerne være sådan at vilde dyrs rettigheder er

noget som jeg har overtaget som afskedsgave fra en præsident og tænk sig

modtage en gave på fire elefanter tre søløver og fem zebraer

en begrænset opgave fordi det er relativt få dyr

jeg fået en sms om at

i danske cirkusser det undrer mig lidt jeg håber ikke de er blevet solgt til udenlandske cirkusser

eller alle dyrene ikke bare bliver solgt til andre cirkusser og kommer til at

et kummerligt liv et andet sted

det ikke bare ender i et salg og jeg er blevet oplyst om at at hvis man nu går ind i sådan en udfasningsperiode

at der er en organisation der hedder world animal protection som allerede har henvendt sig til ministeren jeg ved så

det er den tidligere eller den nuværende minister og tilbudt deres hjælp

fordi de tidligere har støttet et reservat elephant haven i frankrig med et pænt beløb

set et sted i frankrig der er indrettet til at tage imod

håndtere fire elefanter som man skal

det her må være en opgave der er til at løse og

må det være rimeligt at lave

tror også det har betydning for cirkusdriften i danmark at

set er alle partier i folketinget der forholder sig kritisk til om

have vilde dyr i cirkus er noget der kan fortsætte og hvis svaret er at det kan det ikke så tror jeg

det er særlig godt

vi får en hurtigere udfasning end det venstre har givet

skulle være tre fem år jeg håber virkelig at der kan findes løsninger hvor det sker meget hurtigere og vi kan komme frem til at vilde dyr i cirkus i danmark

om at der alligevel ikke findes det man har diskuteret her i dag og

med en meget meget hurtig udfasning om ikke ordføreren også gør sig nogle dyrevelfærdsmæssige bekymringer eller overvejelser om at det her kan gå for hurtigt

jeg synes selv at overgangsperioden så skal være så kort som det overhovedet kan lade sig gøre

som de har været vant til og kan man finde frem til løsninger hvor de har langt friere rammer men stadig væk har

er er jeg helt parat til at lytte til til fagkundskaben

i frankrig har gjort sig nogle overvejelser og

man indretter et sted som jeg går ud fra er indrettet med udgangspunkt i de her cirkuselefanters liv og hvad det er for en pensionisttilværelse de skal de skal

frankrig og får en dårlig oplevelse

bliver vild på den dårlige måde

synes jeg da ikke at vi har løst opgaven derfor synes jeg bare

tænke sig om så mit spørgsmål skal skal bare være til

her på falderebet om ordføreren med de bemærkninger der er faldet i dag vil være indstillet på sammen

en beretning der kan løse det her på

en rimelig og balanceret måde sådan som der har været lagt op til tidligere

god måde at håndtere problemet på og løse

mindre vigtigt vi skal passe på bierne

der ligger til grund for forslaget her vi skal

beskytte bierne derfor støttede danmark også overordnet det forbud mod neonikotinoider til sprøjtning på friland

kommissionen de undtagelser

var begrundet i en faglig vurdering fra miljøstyrelsen men nu er forbuddet vedtaget i eu og de danske godkendelser til anvendelse som

til friland vil også blive trukket tilbage det vil også betyde

med neonikotinoider seks måneder efter at eus regler træder i kraft så er spørgsmålet jamen

det her være et forbud der er absolut sådan som foreslået af enhedslisten eller om der i helt konkrete tilfælde

nogle gange undervejs jeg mener vi fra dansk side skal sikre

biernes vilkår og det skal der ikke herske nogen tvivl om eu har tilladt anvendelse i væksthus

hvor afgrøden bliver i væksthusene i hele dens livscyklus jeg er enig i at den her anvendelse ikke udgør en risiko for bier og derfor er et forbud her ikke nødvendigt jeg mener vi skal anvende en

faglig tilgang til det her således at vi med en stram dispensationspraksis fra dansk side tager hånd om at sikre vilkårene for bierne og samtidig opnår den mest skånsomme indsats i forhold til miljøet miljøstyrelsen har en praksis som betyder at der kun gives dispensation til sprøjtemidler som ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed eller for miljøet herunder også bierne der stilles

nødvendige skærpede vilkår så der kan anvendes neonikotinoider i danmark uden at det medfører en risiko for bierne en dispensation vil være en helt konkret afgørelse for den enkelte ansøgning som træffes på baggrund af den nyeste viden i forhold til alternativer og eventuelle problemer i forhold til resistens det må samtidig forventes at et eu forbud betyder et større fokus på at få udviklet bedre og mindre miljøbelastende alternativer hvilket kan mindske behovet for dispensationer på lidt længere sigt det er også vigtigt at se på hvad der er bedst for miljøet alternativerne til neonikotinoiderne udgør for langt de fleste anvendelser en

i beslutningsforslaget henvises til to studier om neonikotinoider i honning

vurderer at forholdene i de lande som de to undersøgelser er gennemført i ikke er sammenlignelige med danske forhold og at resultaterne dermed

er repræsentative for danske forhold men at koncentrationerne fundet i begge studier ikke udgør en risiko for forbrugerne eller ville skade bierne miljøstyrelsen har tidligere givet dispensationer til brug af

til bejdsning af vinterraps hvilket ifølge pesticidreglerne kun er muligt hvis der ikke findes egnede alternative midler eller metoder herunder om der er resistensproblemer denne vurdering foretages af institut for agroøkologi ved aarhus universitet miljøstyrelsen vil fremadrettet stramme dispensationspraksis for neonikotinoiderne ved at stille krav om at den efterfølgende afgrøde den næste dyrkningssæson ikke må være attraktiv for bier eller også

skal den høstes inden blomstring hermed minimerer man eksponeringen af bierne miljøstyrelsen undersøger også om det er muligt at udvikle varslingssystemer som kan forudsige behovet for bekæmpelse af jordlopper miljøstyrelsen har ikke givet en dispensation til vinterraps i år men har sendt en partshøring med et afslag afslaget er begrundet med at institut for agroøkologi i modsætning til tidligere ikke mener at resistensproblemerne

pyrethroider er så store hos rapsjordlopper at der er behov for en dispensation det betyder at der bliver behov for øget sprøjtning med insektmidler når afgrøden er kommet

og vil kun have en negativ effekt på pesticidbelastningen men det er baseret på en faglig tilgang i styrelsen hvor den lille risiko

ved de faglige vurderinger som ligger til grund for både de danske dispensationer og godkendelser af pesticider

med en stram dispensationspraksis fra dansk side tager vi hånd om at sikre vilkårene for bierne og samtidig opnår vi den mest skånsomme indsats i forhold til miljøet det er en dispensationspraksis der både lægger vægt på om de eksisterende alternativer giver en større miljøbelastning og om der er problemer med resistens det er en dispensationspraksis som strammes yderligere ved fremadrettet at stille krav om ikkeattraktivitet kan man kalde det for bier for de efterfølgende afgrøder og på denne baggrund afviser regeringen beslutningsforslaget

forbud i danmark men men hvor vi jo samtidig kan se at der har været den her meget rutinemæssige dispensation vi kunne rigtig godt tænke os at man

i virkeligheden går skridtet videre end det som ministeren lægger op til fra talerstolen derfor

det vi alle sammen har en interesse i herinde er jo hvis vi kunne

peger på at det her skridt omkring efterafgrøder som ministeren er inde på

ministeren også siger man kigger på men vil ministeren være indstillet på at vi rent faktisk forpligter hinanden på at vi skal have den varslingsmodel og allerede have den til at træde i kraft fra foråret næste

kan desværre ikke sådan sige at de kommer præcis hvert

man har mulighed for at lave en form for for varslingssystem så er det jo noget der kan hjælpe os

giver man altså ikke dispensation til til brug af neonikotinoider

på den ene side et varslingssystem og på den anden side jamen hvis ikke vi alligevel anvender neonikotinoiderne i raps og ikke har brug for dispensationen der

det er et andet sted vi skal sætte kræfterne ind men jeg er ikke afvisende for metoder hvor vi kan

om en model som vi alle sammen kan bakke op om men grunden til at

michael kristensen der er lektor der

en god natur så virker det lidt fjollet at det kun er hvert sjette år man har brug for giften men

er enig med med den lektor som siger det her og

det tror jeg tilfredsstiller ethvert behov der måtte være i den retning udfordringen er jo at man ikke på det her område kan sige at det er præcist hvert sjette år det er præcist hvert syvende år havde vi bedre værktøjer til det så

godt se at det her er en farbar vej vil dog sige at så længe der ikke er behov for at dispensere så længe vi kan se at der er alternativer hvor vi ikke har udfordringer omkring resistens

ministeren ikke kunne støtte vores forslag og så fik vi længere nede i talen at vide at i år vil der ikke blive givet dispensation

der blev sagt at der ikke på nuværende tidspunkt

givet dispensationer men skal det forstås på den måde at der ikke vil blive givet dispensationer i år til den rapssåsæd som skal bruges fra cirka første august i år til at så næste års høst og skal det forstås på sådan en måde at man heller ikke vil bruge de samme giftstoffer

anvendes næste år er det er det den stramme praksis som som ministeren her

man altså laver den her vægtning af

der er risici for resistens det er de to grundlæggende vurderinger er der alternativer og hvad er konsekvenserne af at bruge dem hvis man herfra vurderer

er alternativer som man kan bruge under under nogle bestemte forhold herunder det med at plante efterafgrøder som ikke er attraktive for bierne så læner jeg mig op ad det

alternativer man kan bruge så skal man bruge de alternativer har man ikke alternativer man kan bruge givet de

den rapsvintersåsæd som skal sås her omkring første august

at vi stopper med at bruge de giftstoffer

fordi man vurderer at de alternativer der kan anvendes

om et år eller hvornår det måtte være har et andet syn på det i miljøstyrelsen er en faglig vurdering som jeg synes vi som politikere skal læne os op ad

søreme passe på de her bier

det er forudsætningen for liv på den her planet

så forbyder vi alt men så længe man anvender tingene på den rigtige måde

ikke den her risiko forbundet med

på hovedet og sige jamen hvis der overhovedet skal overhovedet skal gives dispensation til et middel som det her eller andre som ovenikøbet er forbudt i eu

i år og ikke kun hvert sjette år

det tidsbegrænset og stille nogle meget meget skrappe betingelser for hvad der må dyrkes der efterfølgende og hvornår det skal ske

kunne ministeren forestille sig sådan lidt et paradigmeskift i hele tilgangen til det der med at give dispensationer

de værktøjer man har i dag kan afgøre om behovet er der før det er for sent altså vi kan ikke sige med sikkerhed at det er hvert sjette år eller hvert syvende år eller med med hvilket interval

rapsjordlopper er en udfordring kunne vi det jamen så kunne man jo lave den der målrettede

vi tager hul på og det er fru lea wermelin socialdemokratiet

at alle kollegaer herinde har haft en rigtig god

international red bierne dag som blev

meget fint men det er jo sket på en lidt mere alvorlig baggrund

vi kan se at der bliver færre og færre bier både honningbier og vilde

udfordringer der er for bierne er jo at der bliver brugt de her neonikotinoider i dansk landbrug

dansk landbrug fra juli to tusind og atten vi synes så

overhalet af virkeligheden på den gode måde

netop fordi den er til fare for bier det har efsa lavet

og antallet af dronninger desværre stemte regeringen

forbuddet sammen med blandt andet rumænien og tjekkiet der jo ikke ligefrem er kendt

er vores opgave jo i salen i dag og fremadrettet at sørge for

de her store insektangreb som man

jamen det er noget der sker i sådan en cyklus hvert

at man om foråret kunne kigge på planterne og på den måde

nogle af de her store angreb og så kunne man give en konkret dispensation hvis der bliver brug for det

at det som udgangspunkt skal være forbudt at bruge neonikotinoider i danmark det er noget af det som vi også selv har foreslået i vores

udspil om en samlet klima og

den efterfølgende udvalgsbehandling kan nå

en fælles beretning hvor vi bliver enige om at

den her monitorering som skal starte fra foråret næste år sådan at vi kan minimere brugen af neonikotinoider mest muligt og jo helst

resten af eu som udgangspunkt forbydes i danmark

forbud er det enkleste

har en række erfaringer med at de her giftstoffer er farlige for bierne hvorfor så ikke gå efter det forbud som

der jo er nogle steder hvor man kan klare sig uden de giftstoffer økologerne kan for eksempel så jeg synes

vi går ind for det her forbud og vi synes at det er vigtigt at vi beskytter de danske bier men som det også er blevet sagt fra talerstolen tidligere i dag

kan betyde en udvikling af resistens så jeg læner mig i virkeligheden op ad at danmarks naturfredningsforening også siger

og undgå store insektangreb

monitorerer allerede i foråret og på den måde kan forudsige

kunne det medføre et tab på gennemsnitligt fem og tyve

om året for dem der dyrker raps

så jeg anerkender ikke rigtig det her med at det er nødvendigt man kan bare sige

have en dyrkningspraksis hvor man ikke kan sprøjte alle ulemper væk

ikke se at at et forbud faktisk er noget som som er realiserbart uden at det er en kæmpe udgift

set vi er enige om at vi vil have et så lavt belastningsniveau i forhold til

en langt strammere praksis end den vi har i dag det er rigtigt at at ordføreren har fået nogle svar

som jeg lige kunne se det er det jo ikke fordelt geografisk så det kan være lidt vanskeligt at sige hvad

jeg håber at vi kan få en fælles beretning om det her så vi hurtigst muligt kan tage et

er meget på linje med vores minister om at det er vigtigt at bevare bierne at have bierne og så videre det er også mit helt klare indtryk

at at vi har en miljøstyrelse i danmark som går ind og laver en vurdering af

man kan bruge det her på en forsvarlig måde så det ikke kommer bierne til skade og det er mit klare indtryk at det de steder hvor man må bruge de her stoffer nemlig i drivhuse

det også skulle være sikker drift i forhold til bierne

at der bare per automatik foregår en rutinemæssig dispensation nu har jeg hørt det nogle gange men det

det indtryk jeg har jeg har et indtryk af at man laver en vurdering og så kan det godt være at der bliver givet en dispensation nogle år i træk i forhold til raps

en praksis man vil stramme op på

har jeg hørt ministeren udtale og at man

hver eneste gang der gives en dispensation vil finde ud af om det er muligt at bruge noget andet nu er det jo bare to forslag siden vi

drikkevandet og derfor synes jeg egentlig

det er rigtig godt også at have den her diskussion diskussion

kan det godt være at man er interesseret i at forbyde nogle stoffer men hvor alternativerne så er værre eller

også ukendte kan man sige fordi vi ikke kender

er det vigtigt at vi sørger for at gøre tingene så godt som muligt når vi har støttet regeringen både i mandatet

vi ikke mener der er et alternativ

jeg synes det er dybt alarmerende at så mange af de vilde bier er i så voldsom tilbagegang og det er så svært at have et eksakt tal på det man har mest tal på det når

så er den væk og så har man måske nogle mere præcise tal fra de biavlere som har honningbien og som jo hvert år registrerer den bidød

der må man konstatere at der altså er en eller anden bidød som kan have mange årsager

i landbruget og som er giftige for bier

så er der faktisk et alternativ som hedder lad være med at bruge de her neoniks

lad være med at bruge det så har man en øget risiko for udbyttetab men det er så det

dyrke noget andet hvor man ikke skal bruge det her sådan kan man jo godt gøre det men men jeg synes

vi har et landbrug som kan sørge for

det er jeg rigtig glad for og derfor

som jeg også sagde tidligere i dag

faktisk godt at man kan se på både miljø og på landbrug man kan have en sameksistens

et erhverv men også tager højde for et miljø og at det kan gå i samklang det mener jeg godt man kan og det mener jeg at

en risiko for bier med de her produkter det ved vi og det er også derfor at de mængder som vi

tillader i danmark er væsentlig mindre end man har tilladt tidligere men at man også kun tillader det i drivhuse hvor bierne altså

det er også mit indtryk at man lægger op til en meget strammere dispensationspraksis i forhold til den her

det synes jeg er et gode frem for at vi siger at det må man slet ikke og

noget mere ude på markerne med en anden risiko

udledning og så videre så på den måde

en problematik på som jeg anser for at være sikker og som jeg

det som miljøstyrelsen senest har udgivet den

en risiko for bier ikke kan afvises baseret på en samlet vurdering

man skal have noget andet på markerne og høste

og derfor anser jeg det faktisk

de her bier der dør

også tidligere før man brugte det her været en stor bidødelighed om vinteren

det har jeg simpelt hen ikke fagligt kendskab til

selv om det ikke er i orden

kan der måske også være andre årsager til bidød

passe godt på bierne og beskytte dem og det tror

som det netop er blevet refereret er der også

niveau allerede vedtaget et eu forbud mod anvendelse

nuværende restriktive godkendelsesordning som vi også lige har

sprøjtemidler som udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed eller miljøet herunder

dispensation vil være en helt konkret afgørelse

den enkelte ansøgning som træffes på baggrund af den nyeste viden i forhold til alternativer og eventuelle problemer

set der er lagt en fornuftig linje i det her så vi

har givet tilladelse til siden to tusind og tretten hvor man hvert år har givet en dispensation så neoniks kunne bruges i den danske rapsdyrkning og at vi nu har udsigt til at der ved såningen her på den anden side af

brugt såsæd som ikke er

med neoniks er det en opstramning som

lidt nogle usynlige væsener men

i vores natur og i vores haver og i landbruget

som man alt for let kommer til at overse kan ordføreren ikke se at det er

som ministeren har redegjort for og som jeg naturligvis bakker

ønsker som sagt en en stram model

vi helt kan undgå at give de her dispensationer

skal ligesom et bedre værktøj til hvis man fagligt

mulighed for ikke at give dispensationer så jeg

om ordføreren er bekendt med den svenske model og om ordføreren synes det er vejen at at gå hvis vi skal stramme

og teknikker og der er kreeret ny viden mig bekendt

ligger der ikke et færdigudviklet varslingssystem men hvis der hen ad vejen skulle blive udviklet et sådant system

bedst mulige information

måtte være på plads det det hele handler om overordnet nu og her

et par gange der bliver nu strammet op på dispensationspraksis

passende restriktiv linje som ministeren har redegjort for og det

set glædeligt hvis der er bred opbakning til

bekymret for den udvikling deler ordføreren den bekymring

udvikle en varslingsmodel det er ikke noget der dumper ned fra himlen så

er det noget som vi politisk skal blive enige med hinanden om hvis det er den vej vi ønsker at gå så

vi er alle sammen enige om vi skal passe godt på bierne og det håndterer vi i den konkrete situation nu ved også at skærpe dispensationspraksis som ministeren har redegjort

er jo som udgangspunkt symbolet på alt godt de flittige

insekter flyver fra blomst til blomst fra plante til plante indsamler nektar og som sidegevinst

planten nu er der så noget der tyder på

på flere måder helt essentielle arbejde som bierne gør er i fare på grund af anvendelse af neonikotinoider det påkalder sig selvfølgelig min

rigtig mange andres opmærksomhed ikke mindst landmændenes opmærksomhed fordi de

derfor skal vi også når vi behandler et beslutningsforslag som

en hundrede og fire og tredive om fuldstændigt forbud mod brug af neonikotinoider lægge stor vægt på fagligheden specielt når vi diskuterer disse specifikke stoffers indvirkning på miljøet et absolut forbud som enhedslisten foreslår er i mine øjne

naturligvis i videst muligt omfang begrænse brugen af neonikotinoider og sprøjtemidler helt generelt og specifikt i de tilfælde hvor det har en unødvendig negativ indvirkning på miljøet og på dyre og insektlivet men kun når den konkrete danske brug rent faktisk har en unødig skadelig indvirkning på blandt andet bier og på miljøet mere generelt

risikerer vi muligvis faktisk

så med andre stoffer derfor er den stramme dispensationspraksis som miljøstyrelsen allerede anvender den rigtige vej at gå men i min og i liberal alliances optik er der her brug for meget mere konkret forskning om anvendelse efter danske forhold og dansk anvendelse på den måde sikrer vi den faglighed som er nødvendig når vi skal finde frem til den bedste og mest skånsomme indsats for miljøet og for de flittige bier og derfor støtter liberal alliance

nej det har ingen skadelig effekt for de vilde bier for de

må også være et forsigtighedsprincip som skal komme bierne til gode men nu efterlyser ordføreren jo faglighed og der er sådan set forskellige dokumenter i den her sag blandt

hvor man forholder sig til vinterraps og de sprøjtegifte som man har anvendt til at

og der er altså ét middel man har håndteret med fem og tyve

en risiko for bier ikke kan afvises ved tyve

ikke kan afvises at der er en risiko ved den danske dispensation

har gjort at man nu ikke i år giver en dispensation og det synes jeg er yderst glædeligt

nu er kommet frem til at der er et fagligt grundlag for at den praksis der har været gennemført de sidste

det glæder jo faktisk også mig at der tilsyneladende nu er et opdateret vidensgrundlag

det er jo det vi altid skal håndtere de her dispensationer og tilladelser ud fra

vidensgrundlag og det siger så åbenbart

med den her bejdsning det er vi nødt til at forholde os til

at det der så sikkert er gået galt i adskillige år

vores naturværdier og når vi har at gøre med noget

fra vilde og tamme bier er så massivt stor langt større end det man får ekstra ud af det ved at bruge de her

skal vente på at der er en eller anden faglig

evidens for at noget bestemt kan kan

vil der altid være et dilemma og det er der også i den her situation det det drejer sig om for mig og det det drejer sig om for liberal alliance er jo en balance en balance imellem hensynet til landbrugserhvervet som er en meget stor del af det danske samfund og så hensynet til de flittige bier som vi bestemt

skal tage hensyn til og som landbruget jo i stor grad faktisk også har

er noget fagligt grundlag at vurdere sådan en dispensation

fordi man ikke laver den monitorering og laver en varsling som den her rapport fra aarhus universitet

blandt andet er inde på så har man jo ikke et særlig godt vidensgrundlag det er også derfor at jeg gerne vil

så vi har et bedre vidensgrundlag som miljøstyrelsen kan træffe

ordføreren fra socialdemokratiet

har flere gange omtalt en varslingsordning

og som på alle andre områder skal vi jo lade os inspirere

være absolut formålstjenligt hvis ordføreren fra socialdemokratiet kan videreformidle oplysninger om den såkaldte svenske model

som det er nu har man jo ikke mulighed

insektangreb som man har erfaringer med at kunne

tage initiativ til at ordføreren bliver inspireret

først de vilde dyr i cirkus og nu de vilde dyr i naturen

som fru lea wermelin var inde på så var det jo i weekenden international bidag

jo fantastisk med det fokus der faktisk er kommet på bierne de senere år det det er begyndt at gå op for os alle sammen

for vores for vores liv

fantastisk at stå her med en sag hvor eu nærmest har overhalet

med det forbud som som blev stemt igennem i eu uden støtte fra danmark fordi vi stod med vores tætte allierede i rumænien og tjekkiet og sagde nej

i de her sager når vi snakker om noget så så vigtigt

skal man bruge et overordentlig stort

selvfølgelig det vi også fra dansk side ikke bare skal tage ordret men også tage intentionen i det nemlig at få det forbudt

at beskytte de bier som er under pres nu har eus medlemslande jo i mellemtiden vedtaget forbud mod at bruge neoniks som jeg vælger at forkorte

det er nemmere at udtale udendørs og man skulle jo forvente at alle lande ville følge forbuddet man kan håbe at den nye miljøminister eller fødevareminister i den her sag vil gøre alvor af sine udtalelser om at han er miljøminister

miljøministeren får ikke nogen bedre

kan selvfølgelig vælge at påberåbe sig katastrofeartiklen i direktivet og udstede dispensationer som sin forgænger

ikke påberåbe sig at de danske doseringer er mindre end dem

plads til den slags undtagelser ministerens forgænger svarede mig på udvalgsspørgsmål nummer fem hundrede og to og tredive den niende april

det undersøges pt om det vil være muligt at stille krav om moniteringvarsling i foråret som betingelse for en dispensation til bejdsning af vinterraps og

rapsjordlopper synes at optræde i cykler hvor

i i nitten to og halvfems to tusind og to tusind og otte vi kan altså derfor komme ganske langt med godt landmandskab

er villighed til at stramme op på mulighederne for at få dispensation tilsyneladende

mangler vi også viden for at kunne give

i hvert fald henviser ministerens forgænger i sit svar

fem hundrede og en og tredive i sidste måned til miljøstyrelsen der skriver der findes ikke på nuværende tidspunkt målinger fra danmark af koncentrationer af neonikotinoider i hverken afgrøder eller ukrudt miljøstyrelsen har i det seneste opslag om forskningsmidler inkluderet dette emne vi ved i forvejen at stoffet er svært nedbrydeligt i jord og at det derfor vil

der kan dyrkes efterfølgende en betingelse for at give dispensation bør være at afgrøden høstes inden

den sætter blomst og tiltrækker bier og andre insekter hvordan gør man det i praksis med raps alle de gule blomster derude må jo være voldsomt tiltrækkende for bier og insekter

går der lang tid før bierne trækker på afgrøderne om foråret hvor rapsen blomstrer

om vinteren vil en del af stofferne være nedbrudt til foråret men hvordan ved styrelsen det når der ikke er målinger fra danmark af koncentrationen af neoniks i hverken afgrøder eller ukrudt

der står en lang række spørgsmål som er lidt ubesvaret i det og ministeren sagde i sit indlæg at der ikke er givet dispensation i år som som jeg forstod det men det står ikke klart om det betyder at den raps der står derude lige nu

sidste år så summa summarum vi synes det er et rigtig godt forslag for vi mener faktisk at danmark skulle have støttet fuldstændig helhjertet op om

forbud som eu havde i stedet for at gå i alliance med

hvis man vil give dispensationer på det her område

vil det så få konsekvenser ja det vil det måske nok men naturen

grænser for hvad vi kan dyrke hvis det skal ske uden

interessant at følge debatten i løbet af den sidste times tid de her neonikotinoider

enhedslistens ordfører selv om jeg gerne vil være med til at værne om det danske sprog

at skulle udtale det jo alene næsten kan afskrække mig fra at blande mig i

debatten det er afsindig vigtigt at vi sikrer gode forhold for vores bier flere andre ordførere har også været inde på hvordan de spiller en fuldstændig afgørende rolle for hele

den grønne sammenhængskraft og derfor er det afgørende vigtigt at vi sikrer ordentlige vilkår for bierne men jeg må nok indrømme at når jeg har lyttet til debatten i løbet af den sidste time så er det også gået lidt op for mig hvor komplekst

derfor står jeg nok også lidt i den situation at jeg kommer til at støtte mig

nogle af de vurderinger jeg har fået præsenteret fra miljøstyrelsen som netop går på at der kan være situationer hvor det giver bedre mening

brugen af neoniks end de alternativer der ville komme i stedet for hvor der kan være behov for at sprøjte flere gange og at det samlet set kan give en større miljøbelastning

tidspunkt været sundhedsordfører hvor vi også nogle gange stod med nogle sager

der var man nødt til at læne sig op af de anbefalinger der kom fra sundhedsstyrelsen fordi der sad nogle eksperter som havde den dybeste indsigt i de

er så stram som overhovedet muligt at høre efter debatten i dag virker det som om

meget godt fra ministeren at det bliver der strammet op på så man sikrer at den her dispensation kun bliver givet i de tilfælde hvor det vitterlig er det eneste alternativ

andre rimelige muligheder og at det kan give

større sprøjtemiddelsbelastning at vælge alternativer så

det her fra det konservative folkepartis

side i forhold til hvad der bliver lavet af forskning hvad der kommer af anbefalinger

på det her område målet må være at beskytte bierne men omvendt skal vi også passe på ikke at lave forbud i en nem vending som reelt kan føre til en større sprøjtemiddelsbelastning

vores samfund er dybt afhængigt af de

ikke lægger mærke til men som har umådelig stor betydning for vores naturgrundlag har stor betydning for

frugter som vi snart kan plukke i vores haver hvis ikke der var nogle bestøvere

langt færre jordbær at plukke her om kort tid og så har vi et landbrug som også er dybt afhængigt af bestøvere både de bestøvere som er vilde bier og andre vilde insekter og som er de honningbier som som holdes som en form for husdyr

vil der i år ikke blive givet en dispensation til at bruge

som skal sås i år jeg var lidt i tvivl da ministeren holdt sin tale om jeg havde hørt rigtigt

være fordi det var lidt knudret men det kunne også være fordi jeg blev lidt overrasket

så den slags vi kan få helt præciseret i

begyndende tegn på at man vil forholde sig anderledes

når man skal frem til

så også vil ske en opstramning

planter vi har i landbruget som får blomster

har vi stillet nogle spørgsmål og jeg synes egentlig

have erhvervsøkonomiske konsekvenser på fem og tyve til tredive million

i produktionstab

og halvfjerds kroner per hektar

over en fem årig periode

har der været et dækningsbidrag på rapsdyrkning på

og tredive kroner i gennemsnit

anvender neoniks det er sådan til at forholde sig til

det så noget der er store beløb det synes jeg egentlig ikke

og der har man så regnet sig frem til på en eller anden måde at det udgør mellem en

og tre milliard kroner om året det er et stort beløb og fordeler man det ud på hele landbrugsarealet på to

kommer vi frem til at at biernes bestøvning har en værdi for landbruget på mellem syv hundrede og halvtreds og tolv halvtreds kroner per hektar

er godt klar over at der er nogle der kommer frem til at det er et mindre beløb men selv om man vælger et andet beløb som er nævnt at det kun er en milliard

bare for landbruget har en højere værdi end det man kan tabe ved at man ikke længere bruger neoniks som bejdsemiddel

så er der jo alt det ved siden af hvad det har af værdi i vores natur at der er bestøvere hvad det har af værdi i alle de private haver

set dyrkes frugter og bær og at der er

jeg synes at der er al mulig grund til at stramme op og den praksis der har været i danmark med at man sådan har givet dispensationer siden to tusind og tretten til giftstoffer som har

er temmelig tankevækkende i eu er man så

nogle dispensationer man har givet i andre lande og jeg synes

det er rigtig ærgerligt at man ikke også er gået i gang med at undersøge de dispensationer man har givet i danmark

siden to tusind og tretten det synes jeg

at dem der er eksperter i at registrere at der bliver færre vilde biarter

i vores landbrug jeg tror der er god grund til at komme frem til at have en langt mere forsigtig praksis

i landbruget når de vilde bier er

kraftig tilbagegang og når man i bierhvervet oplever en meget stor vinterdødelighed som jo indimellem også har sine årsager i hvordan vejret har været men som i høj grad ikke helt kan forklares så er der god grund til at være stærkt bekymret også ud fra de tal jeg nævnte lige før om hvor afhængige vi er af at vi har bestøvere

på at vi nu er på vej ind i en ny praksis

og bevise om han prioriterer miljø noget højere end landbrugshensyn

perlerække af miljø og landbrugssager

den samlede bedømmelse så vi kan skrive historien på et godt grundlag

så vil jeg gerne sige tak til alternativet og sf for at have støttet forslaget jeg

for at man er så langt i en proces

et forbud kan være nødvendigt

i ikke så fjern en

fremtid som kunne bruges til at træffe gode beslutninger

gerne sige tak til alle de partier som har vist interesse for det her problem

stille temmelig mange spørgsmål

jeg fornemmer at der er flere partier der opfatter det her som et alvorligt problem og det

at håbe at der på et tidspunkt kunne komme et flertal i folketinget som vil være meget restriktivt over for anvendelse af bigifte

sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til miljø og fødevareudvalget og hvis ingen gør indsigelse betragter

betyde at myndighederne altid skal give afslag på eksport af

hvis eksporten er til lande der er kendetegnet ved alvorlige menneskerettighedskrænkelser forbuddet skal ifølge beslutningsforslaget gælde for de

use produkter hvor der er risiko for at de kan anvendes til eller i forbindelse med alvorlige krænkelser af menneskerettigheder som for eksempel overvågningsteknologi jeg vil indledningsvis understrege at regeringen er enig i at det er vigtigt at sikre at dansk eksport af blandt andet overvågningsprodukter ikke misbruges af undertrykkende regimer til at begå menneskerettighedskrænkelser regeringen finder det dog hverken hensigtsmæssigt eller nødvendigt med en egentlig national forbudsmodel som foreslået af enhedslisten det skyldes for det første at forslaget vil medføre en unuanceret sagsbehandling hvor der ikke tages hensyn til at man naturligvis skal forholde sig til de konkrete aspekter af hver eksportansøgning

det faktum at dual use produkter typisk eksporteres til legitime formål

i overensstemmelse med de kriterier der fremgår af eus fælles

use forordninger

oplyst om de kriterier og sagsbehandlingsprocedurer der ligger til grund når erhvervsstyrelsen skal vurdere

hører erhvervsstyrelsen politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste om der er kritiske oplysninger om modtager og slutbruger af produkterne udenrigsministeriet høres hvor udenrigs og sikkerhedspolitiske interesser vurderes at have betydning

slutbrugeren er en militær myndighed

statslig sikkerhedsenhed herunder en retshåndhævende myndighed ministerie med videre udenrigsministeriets vurdering foretages blandt andet på baggrund af eus otte kriterier for våbeneksport herunder hensynet til menneskerettighederne vurderer udenrigsministeriet at der er forhold der taler imod en konkret eksport som for eksempel at der er en klar risiko for at eksporten vil bidrage til intern repression forfølgelse eller alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret så vil erhvervsstyrelsen følge den anbefaling og give afslag på eksport

skal koordineres på eu niveau hvis eksportkontrolreglerne skal have effekt det sikrer lige konkurrencevilkår og at virksomhederne ikke kan vælge at flytte produktionen til andre lande med mindre restriktive

use regelsættet er i øjeblikket til forhandling og kommissionens forslag har blandt andet til formål at styrke kontrollen med overvågningsudstyr for at forhindre at produkterne anvendes i forbindelse

da hensynet til menneskerettighederne er langt mere direkte adresseret i den kommende forordning det er min forventning at rådet også snart når til enighed

arbejder regeringen som sagt på at understøtte eu reguleringen gennem robuste og effektive sagsbehandlingsprocedurer det er en løbende proces hvor vi blandt andet har implementeret en ny slutbrugererklæring

herudover er regeringen også ved at se på muligheden for et lovforslag der skal sikre en større inddragelse af virksomhedernes ledelser i eksportansøgninger om cyberovervågningsprodukter herved kan det sikres at ledelsen står inde for hver enkelt ansøgning om eksport

internettrafik eller mobiltelefoni hvor overvågningsudstyr er en bredere produktkategori der dækker over for

droner og kameraer vi arbejder

på at lovforslaget fører til mindst mulige

byrder for virksomhederne endelig har regeringen også i cyber og informationssikkerhedsstrategien sat ekstra fokus på øget kontrol med cyberovervågningsudstyr strategien skal styrke kontrollen gennem klare regler og kompetent vejledning fra myndighederne det skal dels sikre at danske virksomheder stand til at navigere inden for reglerne dels sikre at dansk udviklet teknologi ikke falder i de forkerte hænder af de årsager som jeg netop har opridset

før den ændring der blev lavet under den tidligere sr regering i to tusind og fjorten der havde man jo reelt

der groft krænkede menneskerettighederne det ændrede man så på

lavede så den behandling som ministeren beskriver og

blandt andet har ført til at man har eksporteret overvågningsudstyr til

som er lande der groft krænker menneskerettighederne der kunne

at det er fornuftigt at at danmark tillader eksport af overvågningsudstyr til eksempelvis saudi arabien eller qatar som gør sig

vel vidende at amnesty eksempelvis advarer imod at det her udstyr bliver brugt til at undertrykke

brud på helt almindelige rettigheder man har i samfundet derfor har vi et fornuftigt system som sikrer imod det

til de pågældende lande lande og jeg synes egentlig er rigtig godt dækket ind

eksportere hvis det bruges til krænkelser

teknologi som kan bruges af landet også til gavn for indbyggerne i

overvågningsudstyr til saudi arabien eller qatar så er reglerne så blevet ændret og nu er realiteten så at det ser vi ske

eksportere overvågningsudstyr til emiren i qatar som vi ved groft

en eksportkontrolordning som betyder at vi sikrer os imod at det bliver brugt til til krænkelser vi kan

bliver der måske tre fjerdedele af verdens lande

fastholder vi har et effektivt fintmasket fintmasket net hvor vi sikrer det ikke går til krænkelser og det betyder at man godt kan eksportere teknologier til overvågning

udstyr ikke anvendes til at krænke menneskerettighederne i de lande som danske virksomheder

anvendelsesmulighed af produktet som ikke giver

men kun et bredt smil over de gode danske arbejdspladser som eksporten af det kan skabe her i danmark på den anden side kan der være en anden anvendelsesmulighed af produktet som betyder at hvis det falder i de forkerte hænder

kan det bruges til at overvåge og undertrykke folk

skal sikres at danske virksomheder ikke eksporterer

for et par år siden så vi jo desværre at

gode nok og derfor derfor var der danske virksomheder som

skeptiske over for derfor synes vi

at der er grundige procedurer og en god myndighedskontrol som sikrer at de danske virksomheder som modtager ordrer fra personer virksomheder og myndigheder i lande hvor

jeg synes det er vigtigt at repetere at vi

dag har en god kontrol på området

omfattet af eksportkontrolreglerne

de skal vurdere om deres produkt opfylder de tekniske

afgøre om produktet kræver tilladelse ved eksport

kan man jo kontakte erhvervsstyrelsen som så igen kan trække på viden fra fra forsvaret er der virksomheder som eksporterer uden at have den fornødne tilladelse

tale om en overtrædelse af lovgivningen og derfor

det kan være lige fra en påtale

under skærpede omstændigheder helt op til seks års fængsel med andre ord

de personer i virksomhederne som træffer beslutning om eksporten i hvert fald en motivationsfaktor for ikke

sælge til nogle nogle lande og modtagere som vil

sådan at erhvervsstyrelsen skal følge eus dual use eksportkontrolforordning

indeholder en række hensyn som skal vurderes når den beslutter om der skal gives tilladelse tilladelse eller afslag når virksomhederne søger om tilladelse hos erhvervssytelsen

inddrages andre myndigheder som ministeren også var inde på nemlig forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste til at se på om der er nogle kritiske oplysninger om de

udenrigsministeriet bliver også inddraget når der er udenrigspolitiske eller sikkerhedspolitiske interesser der kan spille en særlig rolle eller hvis der er tale om slutbrugere som vækker generel bekymring hvis det er sådan at de her myndigheder vurderer at der kan være problemer så giver erhvervsstyrelsen et afslag på ansøgningen

har der for få år siden været nogle problemer med ordningen her så vi hilser

varsler nye tiltag der skal stramme op

hver enkelt ansøgning og eksport af

danmark jo i dag er blandt et af de få eu lande som har

virksomhederne skal indsende sammen med en eksportansøgning så her har danmark altså taget et yderligere skridt

kommissionens forslag om en ny dual use forordning jo også på vej den blev fremsat i september to tusind og seksten

mener vi generelt at det er vigtigt med ensartede eu regler for ellers

produktion til lande med svagere kontrol af eksporten og så er vi jo lige vidt så vi hilser altså

forhindre at det her udstyr kommer i de forkerte hænder men vi synes dog at det

for drastisk skridt at tage med et decideret forbud

som i fremtiden ser ud til at blive endnu mere finmaskede så derfor

og derefter siger ordføreren så

på ingen måde blevet ændret altså siden den ændring der var i to tusind og fjorten som jeg går ud fra var den ordføreren mente var uhensigtsmæssig så jeg skal bare forstå hvad ordføreren mener altså når det er sådan i dag at man kan eksportere til saudi arabien og qatar

var resultatet af den ændring der blev lavet under den tidligere regering er det så hensigtsmæssigt

der kan jo være ganske legitime formål med

eksportere nogle produkter til de her forskellige lande

den kontrolforanstaltning som jeg også fornemmer der er blevet rystet grundigt op i de seneste år efter at vi har set nogle sager som bestemt ikke er nogle vi bakker op om

følger alle kontrolforanstaltninger og sikrer at hvis der er nogle slutbrugere der er

radikale regering siden da er reglerne ikke blevet ændret nævneværdigt overhovedet

det det hænger jo ikke sammen

nu en situation hvor man kan eksportere til saudi arabien til qatar har set den tidligere erhvervsminister

sass larsen være dybt skeptisk over for den eksport men socialdemokratiet mener at reglerne er helt i orden og at man stadig skal kunne eksportere til de her lande

sager hvor de ansvarlige ministre bagefter har fundet ud af at der er foregået noget på deres område som de ikke har haft en viden om hvor

som vi bestemt ikke bakker op om

administreret efter reglerne og der er jeg ret overbevist om at man efter de her sager har været

erhvervsstyrelsen der står for kontrollen den består i

at eksportøren kun kan eksportere sine varer når slutbrugeren har skrevet under på at produktet ikke vil blive brugt til at overtræde menneskerettighederne det er ikke godt nok synes

dette beslutningsforslag for enhver kan skrive under på sådan en

og så alligevel bruge produkterne til grimme formål såsom undertrykkelse eller overvågning af sin egen befolkning derfor bør man være bedre til at kontrollere eller helt lukke for eksporten

klar nok men konsekvenserne af kontrol eller forbud er bare ikke i orden det er urealistisk og forkert at foretage kontrol af virksomheders gøren og laden i andre lande dermed ophæver man landenes suverænitet så kontrolvejen er ganske enkelt ikke mulig det er heller ikke muligt bare at forbyde eksporten fordi vi jo så vil miste indtægterne vi har dermed ikke så mange andre veje at gå end den der er fungerende i dag

at danske produkter bliver brugt til ting som vi

sikre at der ikke kommer til at ske eksport af

det er fint

kongen i saudi arabien får lettere ved

overvågningsudstyr fra danmark og mener dansk

gør det samme altså får mulighed for at få overvågningsudstyr fra danmark som

en fuldstændig ophævelse af suveræniteten

opfører sig dårligt over for deres egne befolkninger og over for andre befolkninger det er rigtig rigtig ubehageligt men det er nu engang sådan at de enkelte lande har mulighed for at indrette sig som de vil jeg ville også blive rigtig træt af det hvis saudi arabien kom og bestemte hvordan kvinder skulle gå klædt i danmark

produkter eller hvad man nu kunne blande sig i i i danmark så det er ikke en vej som vi mener man kan

det er bare ikke i orden fordi det vil have nogle konsekvenser som vi ikke ønsker såsom at vores egen suverænitet også blev udfordret

tidspunkt i seksten hundrede tallet blandt andet er der jo kommet en

der gør at vi har et stærkt grundlag for at kritisere det der foregår i saudi arabien

synes det er helt fint at der sker en voldsom

at ophæve saudi arabiens suverænitet og bestemme hvad de skal bruge deres import til

på den måde og hvis herre nikolaj villumsen ikke havde noget grundlag for at kritisere saudi arabien eller iran eller andre lande før menneskerettighedserklæringen blev vedtaget

andre landes opførsel eller indretning uden en

den har ikke ophævet landenes suverænitet den eksisterer stadig væk og den ønsker vi at fastholde

håndterer tilladelser til danske virksomheder og deres eksport

der er ikke tale om at man går ind og intervenerer

den nationale suverænitet i saudi arabien der er tale om at man går ind

intervenerer i forhold til danske virksomheders eksport af bestemte varer det gør man da også i øjeblikket det gør man da i øjeblikket

sige ikkeindblanding i andre landes interne forhold er det

vores verdensorden bygger på det er det som fn systemet også bygger

når det så drejer sig om om vi kan gå ind at kontrollere hvad saudiarabiske virksomheder gør og eventuelt stoppe dem

tror på den erklæring som de underskriver og som dermed gør at det er muligt for danske eksportører at

til saudiarabiske købere af de her ting

man ophæver nationalstaterne eller den westfalske fred tværtimod

da noget at gøre med at man holder fast i den danske nationalstats mulighed for at kontrollere om vi også eksporterer varer der kan få en uhensigtsmæssig

det er det jeg siger at den tror jeg ikke på

til det ene eller til det andet hvis erhvervsstyrelsen tror på det

har ikke myndighed til at gå ind i landet og kontrollere om de enkelte virksomheder opfører sig på den ene

lovgivningsmæssige og administrative initiativer med henblik på at gøre det obligatorisk for danske myndigheder at give afslag på tilladelse til eksport af dual use produkter til lande der krænker menneskerettighederne alvorligt dual use er en betegnelse for produkter eller teknologier der kan benyttes både til civile og militære formål herunder

produkter eller teknologier der kan bidrage til fremstilling af masseødelæggelsesvåben dual use produkter er allerede i dag underlagt eksportkontrol og eksportørerne skal have udførselstilladelse

jeg er enig i at det er vigtigt at sikre at dansk eksport af blandt andet overvågningsprodukter ikke misbruges af nogen undertrykkende regimer derfor har vi også i danmark opbygget et system der gerne skulle imødegå dette

også gerne henlede opmærksomheden på at vi

regelsættet da det i øjeblikket er til forhandling og kommissionens forslag har blandt andet til formål at styrke kontrollen med overvågningsudstyr for at forhindre at produkterne anvendes

ved at følge det spor opnår vi at vi ikke kun i danmark sætter hælene i

kan venstre ikke støtte enhedslistens forslag men har stor sympati for

det tror jeg vi vi alle sammen vil bakke op om

står til hinder for at vi her i danmark vedtager nogle strammere regler sådan som enhedslisten foreslår med det her beslutningsforslag

strammere regler på det her område sådan at vi eksempelvis får sikret at at diktaturet i saudi arabien ikke har mulighed for at importere overvågningsudstyr

egen befolkning og de demokratiske kræfter

mod det saudiske styre eller den saudiske befolkning altså den viden har jeg

bør vi selvfølgelig være meget opmærksomme og der er jeg altså skruet sådan sammen

jeg går efter den store løsning først og det er eu løsningen falder den ikke på plads må

de her slappe regler er så blevet opretholdt under den

det her overvågningsudstyr der bliver eksporteret til

undertrykke civilsamfundet og den demokratiske opposition er det virkelig klogt altså er det virkelig klogt at vi i et mellemøsten fyldt med despoter og fuldt af undertrykkelse

at man er meget opmærksom på en terrortrussel i saudi arabien

og i alle andre lande i den forbindelse har vi også et øget kontroltryk men om det så bliver brugt direkte mod den saudiske befolkning eller

stoppe et eventuelt terroranslag

det er også derfor vi involverer vores efterretningstjeneste udenrigsministeriet

use som vi skal diskutere her i folketingssalen i dag

information og så endda få noget godt ud af det det gør jeg dog ikke men

her tilfælde ret hurtigt blive klar over at det drejer sig om at sikre at danske eksportprodukter ikke misbruges af hensynsløse diktatorer til at undertrykke deres befolkninger spørgsmålet er så hvordan vi sikrer det bedst muligt forslagsstillerne mener at det gør vi gennem nationale forbud

det er der flere årsager til for det første vil det forringe rammevilkårene for danske virksomheder i forhold til udenlandske og svække konkurrenceevnen herhjemme

virker for mig at se en lille smule tosset at give danske virksomheder dårligere muligheder

vi skal så også huske at det jo ikke er virksomhedernes ansvar at deres produkter kan bruges til den her slags formål

vi gerne vil forhindre derfor skal vi ikke straffe de danske virksomheder men derimod finde fælles europæiske løsninger så vi ikke stiller vores

danske virksomheder ringere i den internationale

internationalt problem og internationale problemer løses

sige selvsagt bedst internationalt danmark er simpelt hen for lille en spiller på den store internationale politiske scene til

jo der er naturligvis en signalværdi i at forbyde eksport af dual use udstyr men i liberal alliance mener vi og er mest optaget af at de tiltag vi vedtager rent faktisk også virker og derfor skal vi i stedet gennem eu finde en fælles løsning så vi ikke

ikke forstået på den måde at man kæmper for menneskers rettigheder og sætter dem først men sådan at man kæmper for

jo ærlig snak hvis det er liberal alliances position når jeg tog ordet

det fordi ordføreren sagde at det her forslag ikke ville virke

to tusind og fjorten havde vi en stram linje i danmark den lå inden for eus regler men den

altså realiteten er jo at gennemføres det her

kan sige både det ene og det andet formål det er jo dilemmaet i det her

frihedselskende parti på andre nationers og andre befolkningers

modsat hvad medspørgeren ellers indikerede

at stille dansk erhvervsliv dårligere end andre og da det her er et internationalt

som jeg også sagde i min tale findes internationale løsninger

overvågningsudstyret et andet sted fra hvad er så den nedre grænse

for liberal alliance altså er der en nedre grænse eller skal vi

på det laveste niveau i forhold til de standarder

i den her sammenhæng via en eu løsning det

danmark havde hårdere regler end alle andre nej tværtimod

at kunne sælge noget udstyr de ikke kunne få lov til at sælge til saudi arabien andre steder

vi havde fået lavet en lempelse af nogle regler

skal stille dansk erhvervsliv dårligere og jeg synes egentlig

det er lidt forkert at vi står og snakker om det her som om det handler om dansk erhvervsliv

de overgreb som som deres regimer

også arbejde for det fælleseuropæisk for

det ikke nok at det er i danmark man har de her regler men så handler det jo netop om

der tegner sig jo ikke just et flertal

og derfor tænker jeg om der er andet vi kan foretage jeg synes samtidig også der har været en vis alvor

blev lavet da det blev fremlagt i europaudvalget for at vi virkelig arbejder for de skrappest mulige regler for menneskerettighederne og

vi fra eus side virkelig kan bakke op

om vi kan lave noget noget fælles jeg skal hilse fra radikale venstre og sige at de

kunne støtte en en fælles beretning der strammer op på nogle

en gråzone mellem egentlig våbeneksport og så civil eksport

mange år og der er et specielt tilladelsesregime som som finder sted og som kører gennem erhvervsministeriet og det er

bestemte lande for eksempel saudi arabien eller qatar

og vi ved jo udmærket godt at der er tale om brutale diktaturer

de kan bruge overvågningsudstyr til

genere og gøre ting der er værre endnu i forhold til deres egne borgere

synes jeg at det er rigtigt som enhedslisten foreslår her at man er nødt til at stramme op i forhold til de regler

er der i øjeblikket og det bakker vi op

man bør gøre jeg tror måske ikke det er så hensigtsmæssigt

ikke bearbejdet nok

jo ikke bestemte lande der tales om her men det er lande der overtræder menneskerettighederne og det er

lidt løst i det hvad det er for lande der skal definere det

sig at herre rasmus nordqvist kom med et meget tænksomt indlæg her fra talerstolen som som kørte ud i

kunne lave en beretning det er jo ret normalt i forhold til beslutningsforslag fra oppositionen at

en beretning hvor vi i fællesskab kan krabbe os ind på hvad problemerne her er og så også forhåbentlig komme frem til en opstramning af reglerne

jeg egentlig også fornemmer der er

vi beder herre holger k nielsen komme tilbage til talerstolen

jeg ud der er en nisse der driller hernede

opfordrer regeringen til at arbejde for stramme regler i eu men jeg må sige at jeg er lidt trist over at herre holger k nielsen siger det et uklart

og det var jo den tilstand man havde

der havde man reelt den situation hvor man ikke ikke tillod eksport

ind i en lovgivning

som jeg forstår det her forslag skal ende ud i

at man i loven ligesom præciserer hvad det

pålagt sig selv at bevise at det udstyr som man

undertrykkelse det er jo meget svært at bevise og dermed er der åbnet op for de her eksporttilladelser til

bare for at sige at jeg er ked af det

sammen som fru marie krarup sagde hvis vi stemte beslutningsforslaget igennem

med at jeg hverken forudser den tysk romerske kejsers

genopståen religionskrig mellem katolikker og protestanter og massakrer på landsbyer fra henholdsvis katolske og protestantiske hære ned gennem europa eller at nationalstaternes suverænitet ville bryde sammen men

dansk erhvervsliv vi synes jo som udgangspunkt at vi skal sørge for at dansk erhvervsliv kan eksportere og tjene

danmark til gavn for vores velstand her i landet

hvis vi lægger restriktioner på eksporten jeg synes

ministeren har redegjort udmærket for systemet i dag hvor der er et system som skal forhindre at der bliver solgt udstyr

bruger udstyret til at krænke menneskerettighederne derudover

har tillid til at de fleste virksomheder

sørge for ikke at sælge udstyr til

og ellers vil markedet formentlig også slå ned på det hvilket enhedslisten jo også kan hjælpe med til ved at skabe opmærksomhed om problemet så vi tror at de mekanismer som findes i forvejen er tilstrækkelige til

regulere det her problem og ser derfor ikke behov for at støtte beslutningsforslaget om yderligere

som svækkelsen af reglerne under den tidligere sr regering skabte det synes jeg er ærgerligt men jeg håber vi i udvalgsbehandlingen kan nå til enighed om en beretning der kan pålægge regeringen at arbejde for for strammere eu regler som der

to tusind og fjorten af den tidligere sr regering reelt stadig står

men der er intet ændret i forhold til de administrative procedurer der gør det muligt

er blevet tilladt under den nuværende regering at eksportere til et diktatur som

på baggrund af en række afsløringer i dagbladet information her er det kommet frem at der efter en ændring i retningslinjerne i foråret to tusind og fjorten under den tidligere sr regering for eksport af såkaldt

er blevet eksporteret overvågningsudstyr til en række diktaturstater blandt andet qatar marokko saudi arabien de forenede arabiske emirater og andre lande der

meget ondt i menneskerettighederne var det ikke for afsløringerne i dagbladet information

have haft den her debat ændringen i

som bragte danmark væk fra en restriktiv kurs

med voldsomme menneskerettighedskrænkelser til en slap position hvor der kan eksporteres til selv brutale diktaturer som saudi arabien og qatar skete uden

en orientering af folketingets udenrigspolitiske nævn der er med andre ord foretaget en voldsom ændring af dansk udenrigspolitik uden at folketinget er blevet inddraget og

al hemmelighed det synes jeg i sig selv er ret grotesk men endnu mere problematisk er det at den her eksport af overvågningsudstyr ifølge amnesty international og en række andre ngoer og eksperter er blevet brugt til at undertrykke den demokratiske opposition

det sådan at man ryger i fængsel for at kritisere emiren

og man kan ryge i fængsel for at opfordre til mere menneskelige forhold for immigrantarbejderne der eksempelvis arbejder på at forberede vm i fodbold i saudi arabien kan man blive dømt til piskning eller ligefrem til døden for at sætte spørgsmålstegn

fører en ekstremt konservativ og salafistisk udlægning af islam ud i livet med med brutale konsekvenser for for befolkningen i marokko ryger man i fængsel hvis man kritiserer kongen eller sætter spørgsmålstegn ved landets ulovlige besættelse af vestsahara

at nævne nogle af problemerne i de her lande hvor der altså bliver eksporteret overvågningsudstyr til fra danmark med andre ord

har den danske eksport af overvågningsudstyr bidraget til at svække de demokratiske kræfter og styrke brutale diktaturer i en del af verden der i forvejen plages af despoter og undertrykkelse

foreslår vi selvfølgelig at reglerne skal ændres det gør vi med med det her beslutningsforslag fra enhedslisten det er vores opfattelse at danmark skal værne om menneskerettighederne og støtte de demokratiske kræfter og civilsamfundet også i mellemøsten hvor der i allerhøjeste grad er brug for det vi skal på ingen måde

medvirke til at styrke despoter og religiøse regimer

det selvfølgelig rigtig positivt at der lige nu i eu forhandles om at stramme reglerne for eksport af dual use produkter altså produkter

selvfølgelig positivt hvis det lykkes at få en stramning igennem og jeg håber at vi bredt i folketinget kan enes om en opfordring

arbejder aktivt for en opstramning af eu reglerne

her mulighed mener jeg ikke bør være en undskyldning for ikke at stramme de danske regler vi ved fra dagbladet information at eksporten

er eksporten til emirdiktaturet i qatar blevet forlænget til to tusind og nitten jeg håber derfor at at

trods de lidt

fortsat kan have en god udvalgsbehandling at partiernes ordførere vil tænke sig om om det virkelig er fornuftigt at vi ikke strammer

det er min klare opfattelse at mellemøsten ikke har brug for mere undertrykkelse ikke har brug for mere ustabilitet og for endnu flere der kan blive jaget på flugt for at tale imod de undertrykkende regimer som de har så tak for nu

deltagelse i eus styrkede banksamarbejde df begrunder forslaget med at dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde vil betyde at der afgives suverænitet til en overnational myndighed nemlig

i det styrkede banksamarbejde samtidig vurderer df at en folkeafstemning om eventuel dansk deltagelse vil sikre en demokratisk og åben debat om spørgsmålet df

et stort set enslydende beslutningsforslag tilbage i to tusind og fjorten på daværende tidspunkt var justitsministeriet endnu i gang med en vurdering af om deltagelse ville indebære suverænitetsafgivelse efter grundlovens § tyvende den vurdering er siden blevet færdig og blev offentliggjort i to tusind og femten konklusionen er at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse hvis danmark deltager i samarbejdet vurderingen baserer sig blandt andet på at hvis vi måtte beslutte at deltage i samarbejdet så vil det fortsat være finanstilsynet der gennemfører de beslutninger som

træffer i forhold til de danske institutter det fælles tilsyn får

udstede retsakter eller til i øvrigt at udøve beføjelser over for kreditinstitutter med direkte virkning her i landet det fælles tilsyns beslutninger vil have form af instrukser rettet til de relevante nationale myndigheder og ikke til det enkelte kreditinstitut derfor vil det være de danske myndigheder der over for det enkelte kreditinstitut meddeler for eksempel påbud eller andre tilsynsbeslutninger det vil desuden

udøver de undersøgelses og tilsynsbeføjelser der følger af forordningen om det fælles banktilsyn derfor er det ikke korrekt når df anfører at dansk deltagelse i samarbejdet vil betyde at der afgives suverænitet til en overnational myndighed vi har som bekendt ikke tradition for folkeafstemninger om eu spørgsmål når der ikke er tale om afgivelse af suverænitet vi følger og respekterer arbejdsdelingen i grundloven vi tager selvfølgelig

folkeafstemninger når vi skal

hvor der ikke var tale om suverænitetsafgivelse

regeringen ikke støtte beslutningsforslaget som det også fremgår af beslutningsforslaget har regeringen igangsat et analysearbejde

på at tage endelig stilling til dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde i efteråret to tusind og nitten

nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at se på alle de relevante spørgsmål der har betydning for spørgsmålet om om danmark bør gå med i samarbejdet arbejdsgruppen ser blandt andet nærmere på hvilke erfaringer man har gjort sig i de deltagende lande konsekvenserne af at stå udenfor i lyset af brexit eventuelle konsekvenser for så vidt angår håndteringen af dansk realkredit og konsekvenserne for finansiel og økonomisk stabilitet i danmark vi afventer nu at arbejdsgruppen får set på alle disse emner og giver en afrapportering til regeringen om fordele og ulemper ved dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde der skal senest afrapporteres i efteråret to tusind og nitten derefter vil regeringen tage endelig stilling til om vi vil søge opbakning blandt folketingets partier til at danmark

ministeren to konkrete spørgsmål for det første er det en samlet regering der står bag afvisningen af dansk

for det andet hvem har kompetencen til at lukke en dansk bank der kommer i uføre og her mener jeg selvfølgelig en systemisk vigtig bank

hvis den kommer i uføre er det ikke korrekt at det til syvende og sidst er styrelsesrådet i den europæiske centralbank hvor danmark ikke har sæde der har den kompetence hvis danmark går ind

meddeler for eksempel påbud eller andre tilsynsbeslutninger

men det er er

det vil være de danske myndigheder og for os er det jo så finanstilsynet som efter en instruks og på den måde har spørgeren jo lidt

inddrager danske kreditinstitutters licens til at drive forretning det er

finansielle institutter men og det er det vigtige her og derfor at der ikke er afgivet suverænitet danmark kan dog til enhver tid vælge ikke at følge en instruks fra det fælles tilsyn og det vil jo så betyde

er vi også nogle der synes at det er en

det er lidt fantastisk at lige præcis der hvor de her eksperter bliver færdige med deres vurdering er i efteråret to tusind og nitten hvor man er sikker på at være på afstand af et folketingsvalg og hvor man er sikker på at være på afstand af et

europaparlamentsvalg nogle kunne jo få den mistanke at det

være på sikker afstand af de her valg sådan at

var jeg selv med til at træffe fordi vi ville have tid til at undersøge konsekvenserne

en eventuel dansk indtræden i bankunionen der er forskellige ting som jeg også nævnte i min tale

betydning for vores finansielle sektor som vi jo også har sagt

fra regeringens side at vi er grundlæggende positive over for men at vi bliver nødt

kan man jo altid tage men men justitsministeriet vurderede i to tusind og femten at en eventuel beslutning om dansk deltagelse i et styrket banksamarbejde

positivt at ministeren understreger at en tilslutning

når det er en stor beslutning og når regeringen mener det er positivt

folkeafstemning og så overbevise befolkningen om

ikke en folkeafstemning nu får vi lavet den analyse vi har jo ikke som regering taget stilling til om danmark skal med i det styrkede banksamarbejde det vil vi først som regering

nedsat en arbejdsgruppe som får god tid til at arbejde og de ser nærmere på alle

stemt over for dansk deltagelse styrkede banksamarbejde

der blev lavet tilbage i to tusind og femten vedrørende om der var tale om suverænitetsafgivelse eller ej det konkluderede justitsministeriet at der

reelt set ikke kender et givent beslutningsgrundlag for en eventuel dansk deltagelse

er forbeholdne over for

at danmark skal deltage i en bankunion det er vi af mange forskellige årsager det er også derfor vi afventer

regeringsnedsatte arbejdsgruppes konklusioner og anbefalinger og afdækning af hele spørgsmålet som gerne skulle komme engang til næste år før vi tager diskussionen

også hvis man ser på det seneste

der også kan tegne sig i horisonten på den baggrund synes vi også at det er præmaturt at

stilling til om der skal være en folkeafstemning så

har er indskydergarantifonden den kender vi ikke

eksakt rammerne for resten kender vi sådan set godt men jeg vil spørge herre

thomsen om det er herre peter hummelgaard thomsens opfattelse at

danske bankkunder skal betale prisen for forgældede pengeinstitutter i andre lande altså er det sådan en socialdemokratisk oplevelse af hvad solidaritet

for pengeinstitutter der går ned

den type af indskydergarantiordning man har inden for den danske banksektor rent faktisk jo

rigtig rigtig godt det betyder ikke

tvinge danske bankkunder

betale for eksempelvis den italienske monde dei paschi

sige at det at bankerne selv

der skal stilles til rådighed for eventuel bailout synes jeg egentlig overordnet og principielt er en god idé spørgeren er selv

forbeholdne over for på det nuværende grundlag at sige at vi at vi føler os overbevist om at dansk tiltrædelse

bankunion er en god idé nemlig at der er betydelige betydelige risici i en række forskellige banker stadig væk her ti år

finanskrisen herunder i italien herunder i grækenland

bare sende regningen videre til kunderne

vi også får rundet indskydergarantifonden

tror også bare man skal huske på at der

går ned og det kommer danske bankkunder så også til at betale

i givet fald at danmark tiltræder bankunionen og hvis det er sådan at socialdemokratiet

så skeptiske over for det her hvorfor kan socialdemokratiet så ikke bare melde ud og sige vi er imod eus bankunion vi ønsker ikke at danmark tiltræder

stilling til på nuværende tidspunkt om

en folkeafstemning om et endeligt grundlag vi ikke helt kender og vi kender heller ikke rækkevidden for eksempelvis

grundlæggende har det synspunkt at vi skal have folkeafstemninger

at man ikke skal tage stilling til en folkeafstemning før man kender den vurdering som så kommer belejligt efter der har været et folketingsvalg og et eu parlamentsvalg i efteråret to tusind og nitten eller også

man principiel modstander af at afholde vejledende folkeafstemninger medmindre justitsministeriet anbefaler det på grund af en suverænitetsafgivelse så hvad er den socialdemokratiske position åbner man fra

side op for at man kan have en en folkeafstemning

som er vejledende som man eksempelvis havde om det indre marked tilbage i nitten fem og firs

gjorde helt frivilligt fra folketingets side

stilling til hvorvidt man skal have folkeafstemning på et grundlag som vi endnu ikke kender

ikke tilhængere af at udskrive folkeafstemninger om ting som vi ikke ved hvad er

med sig selv og resten af os om hvorvidt man skal have en folkeafstemning om hvorvidt danmark skal træde ud af eu uden at vide hvad det er der venter på den anden side

egentlige beslutningsgrundlag er derfor

skeptiske over for hvorvidt danmark skal indtræde i en eventuel bankunion vi synes der er betydelige spørgsmål der endnu ikke er afklaret

det politiske og økonomiske klima i europa er mildest talt

stilling til om danmark skulle tilslutte sig lissabontraktaten det forhindrede et flertal i folketinget men man tilsluttede alligevel danmark

eus finanspagt det forhindrede et flertal i folketinget men man tilsluttede alligevel danmark nu vil vi gerne have

ministerens ord store konsekvenser og så synes jeg bare det er ærgerligt at socialdemokratiet endnu en gang ikke vil bakke op om at danskerne kan få lov at blive spurgt i så vigtigt

som herre nikolaj villumsen nævner nemlig lissabontraktaten

her ligger der et beslutningsgrundlag det vil have til afstemning

er at man ønsker en folkeafstemning forud for

en lidt hypotetisk drøftelse vi har i dag

om der overhovedet skal søges opbakning til at danmark går med i samarbejdet der foregår

det afventer vi resultatet af i bemærkningerne til forslaget begrunder dansk folkeparti

der ifølge dansk folkeparti vil være tale om

et begreb der er fastslået i grundloven

i provianthuset hvor dansk folkeparti hører til men jeg vil nu trods alt alligevel og det må man ikke tage personligt

i stedet for lægge mit lod i justitsministeriets juristers vægtskål for de har nemlig foretaget en ganske grundig vurdering af spørgsmålet og er nået frem til en anden konklusion i forbindelse med en rapport fra to tusind og femten om mulig dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde det var den tidligere regering der satte

det arbejde i gang foretog justitsministeriet lige præcis en vurdering af spørgsmålet om suverænitetsafgivelse og justitsministeriet vurderede dengang at en eventuel dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde ikke kræver en folkeafstemning efter

justitsministeriet lagde så i forbindelse med den vurdering særlig vægt på at det under det fælles banktilsyn jo altså fortsat vil være de danske myndigheder og

har vi jo altså også muligheden for at lade være med at følge en afgørelse selv om det

i givet fald selvfølgelig vil konsekvenser vi har ikke tradition i danmark for at afholde folkeafstemninger om eu spørgsmål

er tale om suverænitetsafgivelse og det er der ikke her det var der heller ikke da vi skulle tage stilling til nice og

vedtaget uden en folkeafstemning det er en

så tager vi ikke en folkeafstemning

helt helt særligt som eksempelvis dengang vi stemte

ef pakken i sin tid vi respekterer arbejdsdelingen i grundloven

ændre på og det er sådan set grunden til at vi ikke kan

der handler over for men finanstilsynet vil jo i det tilfælde at en systemisk vigtig dansk bank skal lukkes handle efter instruks fra den europæiske centralbank og hvis finanstilsynet ikke gør

ryger danmark ud af den bankunion og kommer i øvrigt i svære svære problemer

akademisk at sige at det her ikke er suverænitetsafgivelse

da kun i i meget meget formel legalistisk forstand

danmarks grænser at afgøre skæbnen for danmarks fem systemisk vigtige banker kan herre jan e jørgensen virkelig være tilfreds med det

taget stilling til endnu om om vi ønsker men jeg

umiddelbart positive indstilling

sådan at beslutninger truffet af den fælles myndighed

ikke meget mening men vi har jo altså muligheden for at sige

bevarer vores suverænitet vi træffer de afgørelser vi selv synes er rigtige

det ene synspunkt og det andet synspunkt men det bliver jo spændende

hvordan vil herre jan e jørgensen sikre dansk realkredit i forhold til eus

det som den arbejdsgruppe der er nedsat arbejder

det er jo sjældent at vi i

enhedslisten er enige med dansk folkeparti i særlig meget men her har dansk folkeparti fundet æg æg og det bakker vi selvfølgelig

op om vi har længe kæmpet for en folkeafstemning om eus bankunion

bankunionen og jeg synes egentlig at diskussionen

den manglende diskussion af eus bankunion er et godt eksempel på hvad der er galt med

eu politikken i danmark bankunionen er

kommissionen det største projekt som er skabt siden euroen og med erhvervsministerens

vi også hørt at det er en en stor beslutning her i dag i i folketingssalen

jo høre fra regeringen at man er positiv over for at gå med i bankunionen man skal bare lige have undersøgt konsekvenserne for danmark

har man så belejligt lagt på en måde så den er færdig når man er på den anden side af et folketingsvalg og på den anden side af et eu parlamentsvalg i efteråret to tusind og nitten med andre ord

regeringen gerne tilslutte danmark til eus bankunion når den er på den sikre side af et valg og dermed

har sikret sig at det ikke kan stoppes at at der endnu en gang bliver overgivet magt til eu uden at spørge befolkningen og uden en forudgående debat

jeg synes det er en grundlæggende udemokratisk tilgang at have til den danske befolkning

som om man tænker at danskerne er dumme det mener vi ikke i enhedslisten

til om danmark bør være med i eus bankunion eller ej det er derfor vi støtter en folkeafstemning og jeg synes faktisk det er vigtigt at bruge debatten i dag til at se lidt på hvad

egentlig er for en bankunion som som ligger på bordet og som regeringen er positiv over for at tilslutte danmark til en central del af bankunionen

er afviklingsfonden som skal dække

bankerne i eu landenes tab i en eventuel ny finanskrise hvor mange penge er

det så tanken at lægge i den her afviklingsfond der er svaret fire hundrede milliard

meget men hvis man ser på hvad der er blevet brugt siden finanskrisen til at give i direkte bankpakker eller garantier til bankerne i eu landene

i afviklingsfonden siden finanskrisen til at give til bankerne hvem er det så der skal dække det ind når afviklingsfonden er tom

hvem er så bagstopperne det er statskasserne det er skatteborgerne som herefter skal betale regningen afviklingsmekanismen som man sætter i værk skal styres af den europæiske centralbank det vil altså sige at spørgsmålet om om eksempelvis danske bank skal reddes

i en fremtidig finanskrise er et spørgsmål som ikke kommer til at blive afgjort af danmark som ikke kommer til at blive afgjort af folkevalgte politikere

i den europæiske centralbank jeg synes ærlig talt det er bizart hvis ikkefolkevalgte skal træffe en så afgørende beslutning for danmarks fremtid og jeg frygter at det kan blive en rigtig rigtig dyr omgang for skatteborgerne i danmark og for skatteborgerne i

den her bankunion hvis der kommer en ny finanskrise i europa så lyder det så ofte fra

sådan at der ikke burde kunne komme en ny finanskrise

tror at man bilder sig selv noget ind realiteten er at man i dag har en situation hvor reglerne på wall street er strammere end de er i eu hvor de internationale minimumsstandarder der blev lavet efter finanskrisen af eu er blevet gjort til maksimumsstandarder som det ikke er muligt for danmark og andre lande at gå foran og gøre endnu bedre så med andre ord og kort sagt man er endnu en gang ved at forsøge at liste europolitikken ind ad bagdøren det gjorde man med finanspagten og nu forsøger man at gøre det igen med bankunionen og det vil vi selvfølgelig ikke acceptere i enhedslisten derfor støtter vi forslaget om en folkeafstemning såfremt et flertal i folketinget beslutter

idé bankunionen er en konstruktion som knytter sig til eurosamarbejdet som danskerne jo som bekendt har sagt nej tak til at deltage i i liberal alliance anerkender vi altså ønsket om en folkeafstemning

ikke kan støtte dansk folkepartis beslutningsforslag

skyldes det forslagets timing regeringen har nemlig ingen planer om at indtræde i eus bankunion i liberal alliance hæfter vi os ved at regeringen har igangsat et analysearbejde som blandt andet skal afdække erfaringer fra andre lande og konsekvenserne for den økonomiske stabilitet i danmark ved at deltage i det styrkede banksamarbejde vi ser frem til arbejdsgruppens afrapportering i efteråret to tusind og nitten og håber at det til den tid kan bidrage til en god og oplyst debat om dansk deltagelse i bankunionen

derfor for nuværende ikke støtte dansk folkepartis beslutningsforslag selv om vi fuldstændig anerkender

når nu vi alligevel skal til at sætte

os ind i det til tider ret komplicerede eu stof bør vi samtidig tage en folkeafstemning om bankunionen også selvom det måske ikke kræves ifølge grundloven hvis statsministeren har bare lidt respekt for danskerne

herre lars løkke rasmussen har skiftet køn men det var fordi statsministeren dengang var fru helle thorning schmidt

i dag hører vi så fra ordføreren at for nuværende støtter liberal alliance

ikke en folkeafstemning kunne fru christina egelund måske uddybe om det at liberal alliance ikke for nuværende støtter det her forslag

at hvis man skal tilslutte danmark

det være en god idé at spørge befolkningen først

set også det jeg sagde i min tale så siger jeg er det aktuelt nu nej det er det ikke

er ret velkendt at vi i regeringen ser forskelligt

det ville være synes jeg god stil at afvente

respekterer meget fordi fru christina egelund jo er på øretævernes holdeplads

forklare hvorfor liberal alliance har skiftet holdning

situation nemlig at liberal alliance sidder i regering efter et kommende folketingsvalg vil

at man vil have en folkeafstemning eller vil liberal alliance sige til de andre partier i den regering at det kan i godt slippe for for

at spørge befolkningen om det det er præcis det samme som spørgeren refererede fru mette bock

og tretten mere tydeligt kan det vist ikke siges så spørger

tidspunkt efter et folketingsvalg jamen det er liberal alliances holdning at vi synes det er en god idé er det ultimativt nej det er det ikke for

den tilgang har vi ikke til politik og det tror jeg i øvrigt også er en strategi som spørgerens parti abonnerer på

bock udtalte sig bakkede man op om en folkeafstemning da var situationen jo også den at man ikke

vurderingerne nu bakker man ikke længere op om en folkeafstemning selv om situationen er den samme det jeg bare godt kunne tænke mig at høre

at stå og sige at man er positive over for en folkeafstemning vel vidende at vi har venstre vi har konservative vi har socialdemokratiet som siger at de

vi får formentlig også de radikale op

sf hvis de tør gå på talerstolen

ikke direkte indflydelse på hvad man beslutter sig for hverken i venstre eller det konservative folkeparti eller socialdemokratiet

vi synes en folkeafstemning om bankunionen er en god idé synes

et skær ærlighed jo vi synes det

for danmark det kan jeg så forstå at

hvad det har af betydning og det glæder jeg mig godt nok meget til

det jo grænseoverskridende og derfor skal der selvfølgelig også være en grænseoverskridende regulering

en finanskrise i to tusind og otte der i den grad var grænseoverskridende

så kræver det selvfølgelig også grænseoverskridende svar

rigtige og hvilke konsekvenser det præcis har har jeg efter snart tre år i folketingets europaudvalg ikke fuldt overblik over

derfor ser jeg rigtig meget frem til at regeringen

kommer med deres analyse om end jeg godt kunne ønske mig at den

på det grundlag kan alternativet heller ikke i dag støtte det her beslutningsforslag vi vil gerne have en ordentlig undersøgelse af hvad det har af betydning

en eventuel folkeafstemning det er ikke fordi vi ikke vil diskutere bankunionen

specielt enhedslistens ordfører har været fremme med at det er behændigt at den først kommer i

til at undersøge hvad det for nogle konsekvenser det har hvad det

konsekvenser det har for os både økonomisk men også i forhold til bankerne får vi lavet en ordentlig regulering igennem det her

stilling til om en folkeafstemning er det rigtige og om vi overhovedet mener at det er rigtigt

af lige præcis suverænitetsafgivelsen det er ikke det der for os er afgørende

at kaste det ud til en folkeafstemning og og som jeg siger

efter snart tre år i folketingets europaudvalg

så alternativet støtter ikke det her beslutningsforslag på nuværende tidspunkt og jeg skal meddele at radikale venstre

for systemisk vigtige banker og så er der en drøftelse om der også skal være en indskydergaranti på europæisk niveau det er faktisk til

også for alternativet selv om jeg jo ved at alternativet gerne vil drømme og det her er ikke så meget drømme det er sådan hardcore økonomi

det vil være en god idé hvis danske bankkunder

delvis skal betale omkostningerne ved at afvikle for eksempel en systemisk vigtig bank i italien

skal danske bankkunder være med til at betale for en systemisk vigtig bank i italien ja det kan godt give god mening netop fordi bankerne jo er grænseoverskridende

for danske banker men det er jo ikke foregået i danmark det er foregået lidt andre steder

den her regulering på europæisk plan og ikke bare sidde og se

hvad danske banker går ud og gør andre steder i europa og omvendt for europæiske

regulativer nedenunder men det er essensen og det er essensen vi skal

så vil jeg stille herre rasmus nordqvist yderligere et spørgsmål vil herre rasmus nordqvist føle at herre rasmus nordqvists opsparede skillinger

indskydergarantifond for indskydergarantifonden kommer jo til at omfatte alle banker ikke kun de systemisk vigtige banker er det bedst i en dansk ordning eller i en

ellers tager stilling til sagerne man kun læser overskriften

sige hvad der er det mest fornuftige og

fordi netop en grænseoverskridende kontrol med bankerne giver fornuft når vi står med grænseoverskridende udfordringer banker agerer grænseoverskridende finanskrisen var grænseoverskridende

efter min bedste vurdering

utilstrækkelig i forhold til at undgå nye kriser

ikke alene kunne risikere at skulle betale for danske banker men også for banker i en lang række

uansvarlige banker i danmark eller i italien men det kan de jo så ende med at gøre og forskellen på hvad der ligger i den afviklingsmekanisme eu har lavet og den regning

er så otte tusind milliard kr

et kæmpestort beløb

er hvorfor kan alternativet ikke bare helt principielt bakke op om at der skal være en folkeafstemning såfremt et flertal i folketinget beslutter at tilslutte danmark

såfremt et flertal ønsker at tiltræde skal

fuldt belyst hvad det her har af betydning for danmark det er det som man fra regeringens side har valgt at bruge rigtig lang tid på at undersøge vi

det gik hurtigere men vi ser frem til at undersøgelse for at kunne tage beslutning om det her på et på et oplyst grundlag men det principielle ville jo være at sende det til folkeafstemning hvad

enten man ville tiltræde eller ej hvis vi virkelig skal trække

en dansk tilslutning til

det mener vi vi mener at det er godt med folkeafstemninger og vi

alternativet med på vores side i forhold til kravet om folkeafstemninger i andre

om det her ligesom vi har haft fuldt indblik i indholdet når vi tidligere har været inde også sammen med enhedslisten at foreslå folkeafstemninger om andre ting det der var vigtigt for mig at sige i ordførertalen

forestille sig en folkeafstemning det kan vi sagtens forestille os men vi har behov for den analyse som regeringen har sat i gang og igen vil jeg gerne opfordre til at man måske gjorde det lidt hurtigere end efteråret

bare for at vi kan diskutere det det mener jeg alligevel vi kan både til et folketingsvalg og europaparlamentsvalg

er enige i at hvis der bliver afgivet suverænitet

skal der være en folkeafstemning men det er svært at stilling til allerede nu om der skal være en folkeafstemning om en bankunion fordi vi

hvad en bankunion kommer til at indeholde

bankunionen kommer til at rumme

stilling til om vi skal have en folkeafstemning

til kan ordføreren ikke se at det forekommer lidt underligt at danmark

ikkeeuroland som ikke er på vej ind i euroen vil tilslutte sig en bankunion der overfører beslutningskompetence til

styrelsesråd vi ikke har sæde i altså

hvert fald hørt eu skeptisk politiker som herre rasmus jarlov give anledning til nogle

det forhandlede indhold af den

hvor sidder vi med hvor sidder vi ikke med hvor meget binder vi os i

til de aftaler der vil være hvis vi indgår i

skal vi kigge det grundigt igennem og se

stilling når vi har et bedre grundlag at tage

der gik nedenom og hjem der blev brugt rigtig mange offentlige midler på at holde en del af

ville herre rasmus jarlov have syntes det var en god idé på daværende tidspunkt at have haft danmark med i en bankunion hvor danmark så skulle

en del af skraldet for at holde alle de her banker i sydeuropa

være blevet for danmark så jeg synes

stilling til alle de scenarier som herre kenneth kristensen berth

opstiller vi har selvfølgelig et ønske om at betale

udenlandske banker hvis vi kan blive fri men omvendt

at der er finansiel stabilitet i europa og er en masse banker der går konkurs det ville ikke være sjovt for danmark hvis

som støtter at overføre mere magt til eu som det konservative folkeparti jo

sidde med ved bordet altså beslutningen om om danske bank skal reddes eller danske bank ikke skal reddes i en kommende finanskrise vil ikke blive truffet truffet her i folketinget

truffet af ikkefolkevalgte ikkepolitikere i den

renter inflationsbekæmpelse

ikke sikker på at den højeste ekspertise nødvendigvis befinder sig her i

folketingssalen med al respekt for mine kolleger rundtomkring når jeg kigger rundt ser jeg ikke mange som er landets førende eksperter i hvordan man styrer et finansielt system det gør jeg altså ikke og det er ikke kun fordi salen er tom det er også fordi de kompetencer her i folketingssalen derfor synes jeg at der ofte godt kan være beslutninger som bør uddelegeres til eksperter hvis man er i stand til at definere

har absolut ingen indflydelse på hvem der sidder i ledelsen af den

embedsmænd der sidder der de er udpeget af eurolandene og det

herre rasmus jarlovs holdning at det er bedre at de sidder i frankfurt og træffer beslutningen end at en folkevalgt dansk regering og et folkevalgt dansk folketing træffer så afgørende

for danmark og resten af europa at det ikke er det danske folketing der træffer beslutninger men at man har nogle folk som har forstand på tingene som gør det

at det ligefrem nærmest er det konservative folkepartis politik at det er en god idé at den europæiske centralbank uden dansk repræsentation

rystet det bliver man jo sjældent men jeg er meget overrasket over at det er det synspunkt som det konservative folkeparti har

også set i lyset af at det konservative folkeparti jo

være eu skeptisk men men det tror jeg ikke at man skal lægge så så meget

det kan være at man vælger samme metode som venstre nemlig at opstille en eu skeptiker og en eu positiv så er der

men det jeg ville sige var egentlig at

den fjerde juli to tusind og sytten udsendte erhvervsministeren

pressemeddelelse hvoraf det fremgik at regeringen vil tage stilling til hvorvidt danmark skal indgå i eus bankunion i efteråret to tusind og nitten

af et folketingsvalg og et europaparlamentsvalg det mener regeringen åbenbart at regeringen kan gøre uden at spørge den danske befolkning

egentlig for en union som regeringen vil lempe danmark ind i eus bankunion består som bekendt af et fælles finanstilsyn

og en fælles afviklingsmekanisme for nødlidende banker specifikt de såkaldt systemisk vigtige banker for danmarks vedkommende ville det

formentlig være danske bank nykredit bank jyske bank og sydbank dertil kommer planer om at etablere en fælles indskydergaranti til erstatning for den indskydergaranti der gælder for danske

er så problemet med dette allerførst er der det juridiske problem er der tale om suverænitetsafgivelse efter § tyve i grundloven

faktum er at vi afgiver myndighedskompetence til eu for så vidt angår adgangen til at lukke og afvikle en række danske pengeinstitutter kompetencen til at træffe afgørelser i relation til for eksempel en lukning af nykredit bank overgår til den europæiske centralbank danmark kan klage over afgørelsen til

styrelsesråd hvor danmark ikke er repræsenteret da danmark ikke er medlem af euroen vi vil altså ikke kunne deltage i beslutningen om lukningen af en dansk bank det vil vi overlade til andre lande at beslutte det fælles tilsyn som de store danske banker vil blive underlagt er en del af den europæiske centralbank danmark ikke medlem af den europæiske centralbank fordi vi ikke er

euroen og det vil være ecbs

øverste myndighed der træffer beslutninger om de største danske banker hvis danmark vælger at gå med i bankunionen vil danmark skulle deltage i den fælles afviklingsmyndighed og bidrage til den fælles afviklingsfond spørgsmålet er om danmark har interesse

den græske gældskrise viste om noget hvor påpasselig man skal være med at have tillid til andre landes banker som bekendt var såvel den græske som den cypriotiske banksektor tæt på at kollapse i dag er der stadig store problemer med de italienske banker så sent som i to tusind og sytten blev tre italienske banker lukket ned med bidrag fra den italienske stat har danmark en interesse i at indgå i en union hvor vi risikerer at skulle betale for at redde sydeuropæiske banker det mener vi ikke i dansk folkeparti

den danske realkredit realkreditten fungerer på en måde som ikke er kendt i andre lande realkreditselskaber har ingen likviditet eftersom der ikke er nogen indskud realkreditselskaber er meget lidt kapitaliserede da deres egenkapital er sikret i form af udlån med pant i hus som sikkerhed derved vil man ikke kunne afvikle et realkreditselskab på samme måde som man afvikler en bank med andre har det potentielt store konsekvenser for helt almindelige danskere hvis danmark vælger som første ikkeeuroland at indtræde i bankunionen

hvis regeringen måtte mene at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse

anfægtes så vil en

bankunionen være så indgribende over for den danske befolkning at befolkningen

som liberal alliances daværende europaordfører fru mette bock sagde til ritzau den tyvende december

hvis statsministeren har bare lidt respekt for danskerne så lader hun den bankunion komme til afstemning jeg er overbevist om at en betragtelig del af danskerne er enige med liberal alliance i at det er utilstedeligt at danskerne skal stilles til økonomisk ansvar for tvivlsomme sydeuropæiske bankaktiviteter nu har vi en glimrende anledning til at spørge danskerne om deres mening og den synes jeg så bestemt

i to tusind og tretten jo i virkeligheden med henvisning til

liberal alliance på daværende tidspunkt var kommet igennem med deres politik havde danmark allerede

bankunionen som fru christina egelund nu mener det er utidigt at vi skal diskutere om vi skal have i dag det er jo lidt besynderligt må man sige men nu er

der sidder med i regeringen og nu vil

liberal alliance altså ikke længere være med til at spørge befolkningen

særlig smart jeg tror faktisk at liberal alliance får et forklaringsproblem i forhold til deres vælgere afslutningsvis vil jeg bede de ærede medlemmer overveje hvilke nationale interesser danmark egentlig kan have i at gå med i bankunionen vi risikerer at skulle betale for en masse dårlige lån i sydeuropa vi sidder ikke med i beslutningerne herom medmindre vi indfører euroen

stort set ingen danskere har lyst til og vi risikerer at danskerne skal omfattes af indskydergarantifond på europæisk plan i stedet for den garantifond som danskerne

dermed risikerer vi altså ikke alene at skulle betale for de systemisk vigtige bankers sammenbrud men også for sammenbrud i mindre udenlandske pengeinstitutter har vi virkelig en interesse heri nej derfor må regeringen naturligvis hvis regeringen ønsker at indføre bankunionen lade det være op til vælgerne at træffe

det kommer an på hvilke kompetencer der vil være i bankunionen og om vi dermed kan give de kompetencer

eller andre som ikke er folkevalgte men jeg udtalte

en enkelt gang at holde et indlæg uden nedladende angreb på andre partier det tror

derfor kan det selvfølgelig godt komme bag på herre rasmus jarlov at jeg stiller herre rasmus jarlov til ansvar for det herre rasmus jarlov siger jeg må sige at

altså herre rasmus jarlov havde ikke noget principielt problem med at overgive kompetencen til at lukke danske banker til den europæiske centralbank og så siger herre rasmus jarlov nu ja hvis kompetencerne er til

så for kompetencer herre rasmus jarlov dér tænker på

ved at det er den europæiske centralbanks styrelsesråd der træffer beslutning om hvorvidt danske banker skal lukkes det er

og se på folketingets tv hvad det var der blev sagt i mit oprindelige indlæg

så forklaret tre gange at det ikke er det som herre berth står og siger som jeg har sagt

med et indlæg uden at være nedladende over for andre partier

en gang imellem men det lykkes åbenbart ikke at trænge ind med

tror jeg hvis vi alle sammen skulle sige det samme som herre rasmus jarlov altså jeg noterer mig at herre rasmus jarlov har fortrudt

herre rasmus jarlov udtalte sig som han gjorde det er selvfølgelig meget fornuftigt af herre rasmus jarlov at gøre det eftersom det herre rasmus jarlov sagde var noget forfærdeligt sludder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

og jeg giver ordet til finansministeren

godt nok meget meget svært at starte med at sige noget negativt så lad mig starte med at slå fast at jeg går ind for mere åbenhed

og selvfølgelig skal finansministeriet også løbende fremlægge sine regnemetoder ligesom finansministeriet skal stå til rådighed

de beregninger der er lavet og for at foretage yderligere beregninger

spurgt ind til det men det mener

spørgsmål fra folketinget være til stede i debatterne

være et organ der servicerer folketinget og offentligheden på den mest oplysende og effektive måde finansministeriet har derimod ikke ressourcer til at være en databank

bruger danskernes skattekroner på at producere og fremlægge talmateriale uden hensyn til formålet jeg anerkender jo fuldt ud

fremlæggelse af samtlige regneark

kun vil være med til at fremme bureaukrati og ikke skabe en reel brugbar åbenhed man kan sammenligne situationen med hensynet

ministerierne fremlægger ikke per automatik al åben korrespondance

de dokumenter som offentligheden søger aktindsigt i simpelt hen af ressourcemæssige årsager skulle finansministeriet per automatik fremlægge alt talmateriale

det fordre ansættelsen af en meget stor mængde ekstra medarbejdere herunder kommunikationsmedarbejdere ligesom ministeriets økonomer

systematisere og forklare talmateriale der i praksis meget sjældent vil have en relevans i hverdagen allerede i dag

og forbundet med et stort ressourceforbrug at stille materiale til rådighed der hvor der er konkrete ønsker om en generel politik om at offentliggøre alt per automatik

til de ressourcer finansministeriet har i dag være helt ude af proportioner

de vigtigste antagelser og metoder der ligger bag med tilhørende forklaringer og forbehold mere åbenhed end der ville være med en syndflod af excelark modelkørsler og kodefiler på internettet omfanget af de beregninger der foretages er ganske enormt i finansministeriet vil to hundrede ansatte

stor del af kræfterne på økonomiske skøn og vurderinger og dertil kommer økonomi og indenrigsministeriet skatteministeriet beskæftigelsesministeriet energiministeriet med flere jeg kan jo fra min daglige gang i ministeriet se at der ikke er alt for mange

medarbejdere til de opgaver der i forvejen er

også sige at jeg som politiker har været tilhænger af den model vi har i danmark nemlig at ministrene og ministerierne står til rådighed for at besvare de spørgsmål som folketingsmedlemmer

modeller og kørsler der er interesse for og lægge upartiske skøn frem som

man kan bruge i den politiske debat man skal bruge de samme metoder bruge de samme skøn uanset hvem der sidder i regering uanset hvilken farve finansministeren eller statsministeren måtte have når man ser på de økonomiske skøn og fremskrivninger der bliver lavet

i en international sammenligning

vurderinger der bliver lavet og også over for den politik der bliver ført både over for folketinget men i øvrigt også over for offentligheden

er jeg som sagt enig i at vi skal have så meget og så god åbenhed som muligt uden at der skabes større bureaukrati vi skal sørge for at åbenheden til enhver tid er tilfredsstillende og det skal gøres uden

at den reelle viden der er en interesse i bliver druknet i viden der er

ikke bliver brugt til noget og derfor vil jeg gerne bruge lejligheden til at komme med nogle bud på hvordan jeg synes vi skal øge åbenheden

er relevant hvad er det for boligudgifter hvad er det for energiudgifter hvad er det for en konkret indtægt der ligger bag ved de enkelte familietyper der er således at man kan se hvad det er for nogle typer og så selv lave

vurderinger af hvor typiske disse familier nu engang er i virkelighedens verden på samme måde synes jeg at vi når vi snakker om ændringer af skattesystemet

ikke bare hvad det er for nogle samlede adfærdseffekter men også hvilke effekter der trækker den ene vej og hvilke effekter der trækker den anden vej det giver en større åbenhed en større klarhed en større viden som man bagefter kan

det tredje synes jeg at vi for eksempel når vi kigger på investeringer også skal kigge på hvilken virkning en investering har i form af at øge kapaciteten i samfundet det være sig investeringer i forskning investeringer i bygninger eller investeringer i veje og jernbaner

der mener jeg faktisk at vi kan bibringe noget viden

den offentlige og ikke mindst den politiske debat

nu bliver det også lidt teknisk men et andet eksempel er så forudsætningerne for de såkaldte elasticiteter i udenrigshandelen som anvendes i vores beregninger i adam modellen

det som ikke særlig mange danskere

og på den måde kan vi videreføre åbenhed om forudsætningerne bag ved beregningerne og gøre debatten mere oplyst men uden at gøre det på en uigennemtænkt og dyr måde der vil sande et embedsværk til hvis opgave egentlig er at hjælpe

politikere med at træffe beslutninger på det bedste fundament derfor er åbenhed godt men det skal være åbenhed uden unødvendigt bureaukrati og åbenhed der fører den viden frem

giver informationsklarhed og ikke informationsforurening

vil regeringen gerne arbejde videre med at vi på baggrund af beslutningsforslaget arbejder

en fælles beretningstekst der forhåbentlig kan samle

med åbenhed i den politiske og økonomiske debat

finansministerens imødekommenhed på nogle områder men djævlen ligger jo i

jeg ikke er helt sikker på at vi opnår det som er intentionen med sfs forslag

trække nogle eksempler frem da dagpengereformen blev lavet i to tusind og og ti kom der jo et ret massivt massivt fejlskøn hvis der havde været åbenhed omkring

havde sagt at de kriterier

eller som finansministeren selv var inde på

vist ikke holder vand i virkelighedens

kriterierne finansministeren var inde på familietyper men i forhold

af kontanthjælpsloftet som efterfølgende da

baseret på forkerte kriterier og derfor viste

en for lav effekt af kontanthjælpsloftet og det blev jo kun opdaget fordi der var nogle der var i stand til at gå ned og se hvilke kriterier der var bag ved derfor er det vigtigt at kriterierne

når jeg læser bemærkningerne til forslaget ser jeg at der er

jeg forstår at fru lisbeth bech poulsen kvitterer for æblerne men ikke for møget eller hvad

jeg anerkender at der er en relevant diskussion om hvor meget åbenhed vi kan skabe omkring vores beregninger

i en fælles beretningstekst der lægger rammerne for

det er kompliceret stof men

er økonomer der sidder andre steder end på slotsholmen eller herinde

deltage i debatten og sige at ah vi har noget

hjælpe alle os der ikke er økonomer til at have

at alle kan forstå det

det vedtaget at nu skulle pengeinstitutterne i danmark virkelig oplyse borgerne om de årlige omkostninger i procent

og mit klare indtryk var at for langt de fleste

den gennemgang der var tidligere

sige at hvis man skal frem til hvad der er kernen hvad der er brugbare oplysninger så

om at finde ind til hvordan vi giver oplysningerne om det der kan skabe den gode politiske diskussion så

mig i øvrigt over at der er rigtig mange økonomer

set også glad for at høre at finansministeren selv bringer familietypeeksemplerne på banen

er ikke nogen hemmelighed at det har vi haft lidt snak om frem og tilbage

for eksempel også at omfatte regeringens

nogen hemmelighed at vi her i folketinget har haft mange diskussioner om hvordan man egentlig

personer så med andre ord næste gang der skal fremlægges en

fem og tyve plan forudsætter det så også at man har en større åbenhed om hvordan man for eksempel når frem

bare huske på at helt tilbage fra den allerførste to tusind og fem plan som den daværende nyrupregering fremlagde var der et politisk ambitionsniveau om at øge arbejdsudbuddet med et bestemt antal personer uden at man fra starten lagde lagde konkret frem hvordan man skulle gøre det kan sige at det der egentlig har været undtagelsen i alle de her mellemfristede fremskrivninger der har været

fra sommeren to tusind og og seksten

ekstra i arbejdsudbuddet ellers har normen været at man har haft en politisk målsætning om hvor langt man gerne ville gå uden at man fra starten af har sagt

målsætninger det var det i to tusind og fem planen det var det i to tusind og ti planen

at hvis man overdænger folk med alle mulige informationer

det være svært at finde de rette men det er jo ikke det som jeg oplever at sfs forslag lægger op til det sfs forslag lægger op til

de beregninger og de forudsætninger der ligger til grund når når der kommer lovforslag fra regeringens side

laves yderligere talmateriale medmindre vi

jeg spørge finansministeren kunne man ikke forestille sig at finansministeriet lagde alle beregninger

når regeringen laver sine

af en lang række forskellige underliggende

hele tiden løbende bliver rettet til og som hele tiden løbende bliver brugt til at summere til de præsentationer der

tidspunkt lukker man så at sige beregningerne ned

det er så det grundlag og det vidensniveau vi har baseret på danmarks statistik og andet og det er så derfra vi går videre lige så snart økonomisk redegørelse er afleveret starter der nye datakørsler baseret på nye oplysninger fra danmarks statistik og nationalregnskabet og andet der gør at de ting der egentlig har været liggende løbende bliver opdateret og forandret derfor er det jeg tror at en fuld offentliggørelse af samtlige løbende databaser og regneark der ligger vil være en utrolig stor arbejdsopgave uden nogen særlig vidensgevinst i forhold til den politiske diskussion derfor er det jeg synes vi skal

af politisk åbenhed om beregningerne

jeg gerne vil stille er nu lukker finansministeren op for

kunne finansministeriet lukke op for at vi

miljømæssige konsekvensberegninger og at der som en del af lovforslaget

med miljøet at gøre er en vurdering af hvad der er positivt og negativt

byrdemæssige konsekvenser og ligesom der forhåbentlig når vi kommer til næste folketingssamling også

derfor er det i mine øjne allerede en del af de forudsætninger der ligger at vi får de miljømæssige konsekvenser belyst

en stor grad af åbenhed

selv at vi har mange lovforslag hvor vi efterfølgende skal spørge til grundlaget for de økonomiske beregninger og hvor der kommer nogle meget interessante oplysninger ud som vi sådan set burde

fra starten af det er det ene det andet er at vi jo fra enhedslistens side lige har udgivet en rapport om finansministeriets regnemaskine og hvordan den bygger på meget usikre antagelser og

der har vi jo også skullet stille hundredvis af spørgsmål for at grave frem hvordan man egentlig

regner i finansministeriet når det kommer til hvad der sker når man sætter ydelserne ned eller når skatten

bliver sat ned eller i hvor høj grad et øget arbejdsudbud arbejdsudbud slår igennem og hvornår og den slags ting som som

har været åbenhed omkring så hvordan synes finansministeren egentlig at det nuværende informationsniveau er er

som minister uanset hvilken regering der er og jeg har forstået at enhedslisten er ked af at den objektive beregning af enhedslistens politik viser at politikken ikke hænger sammen

stedet for at tage konsekvensen og ændre politik ønsker enhedslisten at ændre regnemetoder

have den smidt ud og have en anden ind men sagen er jo bare at der bliver beregnet efter præcis den samme model uanset om forslaget kommer fra dansk folkeparti fra alternativet eller fra enhedslisten og når mit parti venstre er

der er lagt ind i finansministeriets regnemodel og det er fordi det bygger på konsensus det bygger på konsensus det vil for nogles vedkommende sige

dynamiske effekter med

forsigtig måske endda for overforsigtig i forhold

skatten ned og andre vil sige at det måske er usikkert om man kan bruge de beregninger der er hidtil og derfor har finansministeriet lagt sig på et midterspor et konsensusspor i forhold til

mange flere folk der skulle komme i arbejde eller hvor

i det hele taget har vi jo et problem med en regnemaskine som i dag ikke er upolitisk den er politisk fordi den for eksempel kun

det spørgsmål jeg så vil stille her i anden omgang

den beretning som finansministeren nævner

en beretning kunne det så også være en god idé at få ind at når regeringen

eller når regeringen fremlægger udspil så får vi altid

efter tilbageløb og beregningerne med adfærdsvirkninger gerne som finansministeren beskriver adfærdsvirkninger

på både folketingets spørgsmål og regeringens politik og laver vurderinger ud fra hvad der er af konsensus

adfærdsændringer og dynamiske effekter af skatteændringer

kigger på dynamiske effekter af offentlige udgifter anerkender jeg fuldt ud at der kan være dynamiske effekter der er blot ikke nogen der har lavet troværdige målinger af hvad det i givet fald måtte være for de helt konkrete ændringer der er for man kan ikke bare sige at en milliard ekstra på uddannelse er den samme uanset om man bruger den på førskoleuddannelse eller på universitetsuddannelse

ikke sige at en milliard givet ud til kommunerne brugt af otte og halvfems selvstændige kommuner

falder ud på en bestemt måde derfor

af offentligt forbrug i det omfang det bliver undersøgt i det omfang det bliver oplyst mener jeg fuldt ud at det skal regnes ind på samme måde som der er klare indikationer for hvad de dynamiske effekter

foreslås det at pålægge regeringen altid at fremlægge de økonomiske beregninger der ligger til grund for lovforslag aktstykker regeringsudspil og planer samt politiske aftaler og forlig således at endelige regneark og modelkørsler skal lægges frem samtidig med at et forslag et aktstykke et regeringsudspil eller en plan offentliggøres for de politiske forlig og aftaler kan der ifølge forslagsstillerne

at der kan gives mulighed for at justere beregningerne i forhold til de elementer der er i indgåede aftaler så meget om forslaget debatten om åbenhed og forholdet mellem folketingets informationsbehov og

regeringen er helt central det er vigtigt at vi som folketingspolitikere får gode og dækkende oplysninger fra ministrene både af hensyn til det konkrete lovgivningsarbejde af hensyn til kontrollen med den førte politik og så den bredere demokratiske samtale derfor er vi glade for at debatten rejses for baggrunden er jo at de politiske processer udvikler sig løbende i takt med at samfundet og vores lovgivning er blevet mere kompleks er det naturligt at politiske aftaler og forlig fylder stadig mere og derfor ligger meget at informationen netop i den forbindelse inklusive de økonomiske beregninger som måske tidligere har været tættere på udvalgene det ændrer

det skal dog ikke betyde at vi skal gå på kompromis med folketingets behov for information og oplysning desværre desværre ser vi indimellem at store politiske forslag eller aftaler så lægges frem for offentligheden uden den del som omhandler finansiering og økonomiske beregninger hvor den del der omhandler økonomi holdes ude af den offentlige samtale eller kun fremlægges

lukkede møder og det er en usund tendens derfor må jeg også sige at jeg

den nuværende forsvarsminister herre claus hjort frederiksen som finansminister her var man altid garanteret en meget detaljeret oversigt over finansieringen af selv de reformer som var meget upopulære i befolkningen når man ser i regeringens to fem og tyve plan kan man for eksempel ikke gennemskue hvad det er for ubehageligheder der skal til for at opnå et øget arbejdsudbud på

tredstusind personer og da man

senere forsøgte at bilde danskerne ind at den gruppe der fik mest ud af regeringens skatteudspil var den meget omtalte

at være et regneeksempel der var så kreativt at selv fagforeningen hk måtte opgive at finde et medlem der faktisk kunne matche profilen

arbejdede med nedskæringer på dagpenge til unge

på samme måde været eksempler omkring regeringens energiudspil hvor det har været overordentlig svært at få svar på hvordan økonomien egentlig hænger sammen det skal vi have rettet op på og vi må være enige om spillereglerne uanset hvilken regering der i øvrigt sidder det er en god praksis at der altid er en overskuelig økonomitabel i et regeringsudspil så alle og enhver kan se hvordan et forslag er skruet sammen og hvem der skal betale på samme måde er det godt at de helt centrale forudsætninger

de skal lægges åbent frem og så skal man kunne stille spørgsmål i lovgivningsprocessen og udvalgene hvis man skal have noget belyst i dybden og her få solide svar og information ud af ministrene folketingets præsidium og udvalget for forretningsordenen har i februar to tusind og femten også

meget godt at huske hvad de nåede frem til og derfor citerer jeg

skal være en stadig opmærksomhed på den til enhver tid siddende regerings forpligtelse til rettidigt retvisende og loyal varetagelse

de ord synes jeg stadig er en god henstilling også til den siddende regering men tager vi beslutningsforslaget som pålydende altså at alle økonomiske beregninger der går forud for politiske forslag skal fremlægges

kan det jo blive umådelig store mængder af information på grund af de mange mellemregninger der kan være lavet og jeg forstår til fulde at en regering kan ønske at materiale der oversendes til folketinget også skal beskrives og forklares for at det kan tolkes og forstås korrekt i sin yderste konsekvens kan det udløse en hel del mere bureaukrati i dag og kan vise sig både dyrt og besværligt og måske endda af en karakter hvor vi får det man på engelsk kalder for information

og det har ingen jo interesse i derfor støtter vi intentionen i forslaget om at skabe mere åbenhed men det kræver nok at der arbejdes med at præcisere hvordan det operationaliseres

derfor ser vi i socialdemokratiet helst at vi bygger videre på de gode hensigter

forsøger at skrive en fælles beretning over beslutningsforslaget for det er en god idé at sikre mere åbenhed

benny engelbrecht også det som som finansministeren

at der skulle knyttes en masse kommentarer til her regnestykker

relevante tal selvfølgelig skal være

man sige hverdagsdansk eller at der skal knyttes en masse kommentarer til det eller at der skal

det er økonomer der kan sidde og og efterprøve

politik i forhold til hvordan regeringen regner

for eksempel hvis oppositionen vil fremsætte

hvorfor en beregning er gennemført derfor og det er blot det jeg gør opmærksom på

hvor mange børn der kom til skade i forbindelse med

et europaparlamentsmedlem stillede jeg et spørgsmål om

en meget useriøs journalist men ikke desto mindre fik det en journalist til at antage at fordi jeg havde stillet et spørgsmål for at afklare den her statistiske information så måtte

betyde at socialdemokratiet havde til hensigt at forbyde rullegardiner hvilket jo en fuldstændig absurd situation men fordi der ikke var den her om jeg så må sige ikkeoperationelle

hvis man fremlægger nøgtern information

man har fremlagt et erhvervsudspil eller en finanslov eller et eller andet andet og siger

overbevist om at vi ville få mere åbenhed med beslutningsforslaget her end med det

tit gemmer djævelen sig jo netop i detaljen

et bestemt kriterie eller hvordan er afrundingen

sket og det kan jo løbe op i milliarder i den ene eller

en kommentar jeg synes der kommer til at mangle nogle

at de der skriver noget har om jeg så må sige gode hensigter og derfor kan man have et behov for at have information med

kan være personer som stadig væk vælger

misbruge beregningerne det mest klassiske eksempel på det det var vel dengang liberal alliance

selvfølgelig skal både folketinget og befolkningen vide hvad det vi træffer vores beslutning ud fra

ordførere der har været inde på

det altså at tidligere udgaver kladder og så videre

hvis man har dårlige hensigter

uoverskueligt ministerens eksempel var meget godt man skal forklare

renter og så kan man sende tyve stykker papir ud eller man kan sige meget kort

på årsbasis jeg synes egentlig

er diskussionen jeg synes måske egentlig at

de dynamiske effekter og den største udfordring er nok at vi nu bruger de dynamiske effekter til at finansiere

der stod hvor skal pengene komme fra da fandt man en krone og så

de dynamiske effekter

alt skal kunne forklares og man skal også kunne forklare kommer i fremtiden men det er rigtig svært at forklare hvad

fremtiden ligegyldigt om man er regering eller man er

man er støtteparti så er det svært at forklare

til at spille igennem der tror jeg at

lave nogle regnemodeller som viser eksakt hvordan

det må altid være et estimat på

de lovforslag ved hvad det er for nogle parametre regeringen har lagt ind så kan man være enig eller uenig i de parametre der er lagt ind men der er jo ingen der kan sige at det ene parameter er mere rigtigt end det andet

op til dem som som lægger dem ind

skiftende regeringer ikke sådan bare har ændret de kriterier der ligger i den regnemaskine som man bruger i finansministeriet

uhensigtsmæssigheder af

hvis man ikke kunne kunne stole på at det var den samme måde

dansk folkeparti ser meget gerne og jeg synes egentlig også at finansministeren

på hvordan man kan gøre det her operativt også fremadrettet således at man ligegyldigt

folketinget har mulighed for at komme bag om den til enhver tid siddende regering og se hvad det egentlig er for noget der ligger til grund men igen ønsker vi ikke det synes

at vi eller andre skal overdænges med noget som som gør at det bliver sværere at gennemskue

det er os som finansordførere der alene skal overdænges med alt muligt

kunne være på hjemmesiden det kunne være i en eller anden form

hen var åbenhed så også

har forstand på at kunne kunne sammenkøre de her tal og forstå formlerne

økonomi er ikke en eksakt videnskab det er bedste mands bedste bud i den

kritik faktisk gør modellerne bedre at der er nogen der kan blande sig i debatten og sige

på den og den måde det er jo også sådan modellerne i finansministeriet har udviklet sig

ordføreren var inde på at at det var godt at skiftende regeringer ikke ikke regnede på forskellige måder men det gør man jo

blevet klogere man har fået ny viden der

hvis hvis det bliver det som finansministeren foreslår at vi ikke kender mellemregningerne

beskæftigelsesministeren været ude og sige

diskussion på begge sider med forskellige folk fra regeringen derfor er økonomi altså også et spørgsmål om at vi også

det er vi gerne vil vi er nu ikke så bange for at vi ikke får alle mellemregningerne med jeg vil

noget som man måske ikke politisk står på mål for men gerne vil

gøre i et lukket rum og få svar på de spørgsmål som man eventuelt har selv om man ikke ønsker

i den proces der kan være som der var med for eksempel

og der vil jeg igen minde om hele debatten om

netop med respekt for at der også skal kunne være et fortroligt rum det synes jeg også

fra skiftende regeringer har haft en

næsten hvordan det kommer til at foregå på matrikelniveau og på enkeltindividniveau

spørgsmål om hvordan man har regnet ud at person a får den her gevinst og person b får den her minusgevinst eksempelvis så skal man

have den politiske platform

fuld åbenhed og over for det skal så stå

ligesom skal stå og forsvare det eksisterende forsvare systemet forsvare at vi

men men nu tror jeg faktisk oprigtigt på det bedste også

i den her sammenhæng og derfor vil jeg

helt fundamentalt bygger på altså at vi netop kan have den åbenhed og også have den tillid til de beregninger og de andre ting der bliver lagt frem til den politiske diskussion og som

jo godt sige som økonom er økonomi ikke nødvendigvis

en eksakt videnskab for den baserer sig selvfølgelig på en en masse ting

bedste mands bedste vurdering i den i den givne situation som man jo også får frem i de her forskellige vurderinger der bliver bliver gjort

altså vi er fra venstres side absolut parate til at kigge nærmere på om der er nogle ting der kan gøres bedre på det her felt

skal være kvalitet og ikke bare kvantitet i det

foran os jeg

taget får en brugsanvisning på et eller andet simpelt stykke værktøj eller legetøj

læst alt det der står med småt men pointen er set ikke at vi så ikke skal have de ting frem selv ikke hvis de står med småt

nærmere nærmere den set med mine briller

skal kunne bruges til noget

mellemregninger skal med og hvad man lægger

i ordet mellemregninger mellemregninger

jeg har ikke noget problem med at man lægger forskellige mellemregninger frem altså jeg tror ikke at der er nogen her i salen

at det er vigtigt at vi så også får informationerne herunder også de mellemregninger der måtte være relevante

har den samme platform at diskutere ud fra jeg synes

useriøst hvis det var at man skiftede metode eller skiftede regnemålestok hver gang der havde været et folketingsvalg og derfor er jeg rigtig glad for

have gængse regnemetoder der er kontinuerlige selvfølgelig bliver de også justeret og tilpasset det har vi også ved tidligere lejligheder diskuteret og også kvitteret for at sf arbejder fint med med de spørgsmål i forskellige sammenhænge i finansudvalget og andre steder men det skal være en gængs og kontinuerlig regnemetode sådan at det

uanset om det er den ene eller den anden farve eller hvem det nu er der sidder i regeringskontorerne er

arbejder ud fra det skal ikke være fordi man nu lige kan fremme et politisk synspunkt at man så justerer lidt på forudsætningerne i den ene valgperiode for så at justere dem om igen den næste valgperiode jeg synes

at understrege at vi jo netop har

kunne få den relevante information frem om forskellige spørgsmål forskellige forslag der bliver

forskellige muligheder vi kan vi kan bruge i den her proces men som sagt er vi

hvordan vi kunne tilpasse

en større åbenhed men vel at mærke ud fra den betragtning at

og derfor vil vi også fra vores side

være villige til at kigge på om ikke vi kan finde en en fælles konsensustekst

om man er rød eller blå eller eller har en helt anden politisk farve for jeg tror sådan set at når man kigger ned i forslaget

at vi deler opfattelsen af at det er vigtigt at vi har åbenhed at vi fortsat har åbenhed

kan vi gøre endnu mere i den retning hvor det er relevant så skal vi selvfølgelig gøre

til folkestyret at der er åbenhed om

med det siden to tusind og elleve og gik også i rette med en socialdemokratisk finansminister

det er en anden historie så det er noget der ligger mig og sf meget på sinde og man kan sige

desværre er politik jo blevet lidt reduceret til at økonomi vi oplever tit og det er ikke en kritik af økonomer og

økonomi er et supervigtigt redskab

bliver fejet af banen fordi det er for dyrt eller eller

er det rigtige at gøre og hvordan man så eventuelt kan finde pengene

politik er holdninger og selvfølgelig er

noget talmateriale nogle beregninger vi kan støtte os op ad men jeg vil næsten vove den påstand at jeg ikke tror at der er mange der ændrer

partipolitik fordi der er en beregning der måske understøtter

herre rené christensen sige før men men det ændrer selvfølgelig

så vi netop kan tage den politiske diskussion på et fælles grundlag

sige gætværk som finansministeren var inde på

lægger den slags ting ind bare for at lægge det ind der skal man selvfølgelig være sikker på hvad det er der ligger i de her beregninger og dermed også

de tal som vi så får frem i sidste ende

polemisk men det er bare det bedste eksempel jeg kan komme i tanke om jeg tror at der er nogle partier jeg ved i hvert fald at de radikale har haft en intern diskussion om det som måske havde set anderledes på dagpengereformen hvis man havde kendt til de tal

vi vi så efterfølgende altså det enorme spænd der var imellem det antal man havde

ville falde ud af dagpengesystemet og hvad der så reelt skete og igen ikke for at åbne den diskussion og være polemisk jeg tror bare godt at det kan have en indflydelse på hvor man stiller sig politisk afhængigt af hvad

forskellige partier typisk tager den del af vismandsrapporten som man sådan

vi et forslag fra sf om fuld offentlighed om økonomiske beregninger og det

folketinget pålægger regeringen altid at fremlægge de økonomiske beregninger der ligger til grund for lovforslag aktstykker regeringsudspil og planer samt politiske aftaler og forlig på en måde der sikrer fuld gennemsigtighed undtagen i de tilfælde hvor særlige konkrete grunde såsom rigets sikkerhed statens økonomiske interesser og lign taler imod en sådan sådan offentliggørelse

en del af de andre ordførere som

er dykket ned i bemærkningerne hvor der står at forslagsstillerne mener

have alle beregningsforudsætninger

er nogle meget præcise regler for hvordan vi vi

så ideen om en beretning i forlængelse af det her

også åbenlyst at at vi

det her forslag bliver sendt til afstemning selvfølgelig

et klart signal om hvad det er folketinget ønsker her hvis det var der måtte være flertal for det det lader der desværre ikke til at være men men det er helt klart at vi har brug for en øget åbenhed

to gode eksempler som også har været fremme i debatten er

det ville betyde utrolig lidt at der var meget få mennesker som ville falde ud af dagpengesystemet og ud

forbindelse med to tusind og fem og tyve planen hvor regeringen fremlagde tingene på en sådan måde

skulle have mere både i procent og i kroner og øre hvilket selvfølgelig var helt forkert

misvisende måde en fejlagtig måde en ikkerigtig måde at fremlægge tingene på så vi har brug for

de bagvedliggende beregninger kan der gå utrolig lang tid inden

men mærkeligt nok lige efter

der er indgået en aftale eller et forlig i forlængelse af det udspil regeringen

nærmest minuttet efter nærmest samtidig med at der

i det ministerium hvor hvor aftalen er blevet indgået og det er da påfaldende så én ting handler om åbenhed men en anden ting handler

ting som også gennemsyrer den her debat og som jeg synes er værd at påpege det er det her

med med finansministeriet som om det skulle være

et neutralt organ som servicerer folketinget

bare huske på at finansministeriet jo er regeringens folk de arbejder for regeringen så hvis regeringen har lagt sig fast på en bestemt linje

foregår mellem folketinget og finansministeriet og derfor er det

i i finansministeriet fordi der

enhedslisten har udgivet nogle af finansordførerne som sidder nede i salen i dag var

til stede ved lanceringen af rapporten rapporten

politiske regnemaskine

forudsætninger der ligger bag den regnemaskine der bliver brugt i finansministeriet og det som rapporten dokumenterer er jo at der er en lang række problemer i de regnemetoder og modeller som finansministeriet anvender til at vurdere de økonomiske effekter eller konsekvenser af politiske forslag og at de problemer

samlet set giver en politisk

som overvurderer de positive effekter af skattesænkninger og lavere ydelser til ledige og som samtidig undervurderer de positive effekter af offentligt forbrug og investeringer ligesom de skaber alvorlig usikkerhed om troværdigheden i de økonomiske

rart hvis det ikke var sådan at finansministeriet skulle tvinges til truget med hundredvis af spørgsmål fra folketinget

set bare kunne fremlægge metodenotater om hvordan de regner så hele tilblivelsen af den her rapport og den

er i sig selv et bevis på at

finansministeriets side og i forhold til hvordan regeringen regner og fremlægger sine

ikke er dokumentation for noget som helst

der er bred konsensus om den regnemodel blandt fagøkonomer

mange fagøkonomer der sidder i enhedslistens folketingsgruppe men blandt fagøkonomer generelt

er der bred konsensus om den måde der bliver regnet på

var egentlig ikke det jeg ville sige ordføreren

og det er jeg sådan set glad for at herre rune lund nævner for det det var jo et glimrende eksempel på at politikere ikke forstod

det var jo den måde politikerne brugte de svar der kom fra

aldrig sagt at der ville falde fire tusind ud i to tusind og elleve og to tusind og ti

det er jo en alt andet lige situation og vi var ikke i en alt andet lige situation dengang og så falder der flere ud og

aldrig påstået noget som helst andet så det er jo et glimrende eksempel på at politikere ikke forstår regnemodellerne og så siger de at er noget galt med regnemodellerne men det der er noget galt med der er nogle politikere der ikke har valgt at bruge tiden på at sætte sig ned på

de regnemodeller går ud på og så politiserer man

hvor hurtigt et øget arbejdsudbud

det er da et kæmpe problem sådan som som vores rapport dokumenterer hvis hvis de antagelser hviler

jo ikke har den tilbøjelighed til at anvende dynamiske effekter sådan

det er bare i al beskedenhed den diskussion

mange år hvor der ligesom har eksisteret en form for hegemoni hvor der har eksisteret en lukkethed

umuliggjort en reel faglig diskussion af hvordan der bliver regnet og dermed også

den måde der regnes på er i forhold til at det har enorme politiske konsekvenser vi har jo

da vi forhandlede under den tidligere thorningregering gerne ville have en midlertidig kontanthjælpsydelse for nogle af de mennesker som faldt ud af dagpengesystemet det var noget som i direkte udgifter kostede lige under elleve million

men regnemaskinen fik det søreme til at koste seks hundrede og ti million kroner på grund af adfærdsvirkningerne og det ville betyde at mange kontanthjælpsmodtagere i det hele taget ville få mindre lyst til til at tage et arbejde det er jo bare ét

på hvordan den regnemaskine er politiseret og hvordan den også er problematisk

og man bruger middelrette skøn

et kæmpe kæmpe demokratisk problem synes jeg

med enhedslistens forestilling om hvordan rigtige mennesker i den virkelige verden reagerer

ikke rigtigt og det er et problem at enhedslisten prøver at mistænkeliggøre den forskning der bliver lavet på landets universiteter hvor der pågår en diskussion hele tiden og derfor kan forudsætninger og elasticitet og andet også ændre sig så man bliver klogere

at nedsættelser af topskatten skulle have en positiv effekt

som undersøger sammenhængen hvis vi ser på en dansk undersøgelse i forhold til arbejdstid

er alle mulige studier omkring sammenhængen mellem

timeeffekten altså det at folk arbejder flere timer og indkomsten

jo en proxyvariabel for arbejdstid

til til resultater som både siger

nedsættelser af topskatten kan være nærmest selvfinansierende

bare hele den usikkerhed som er så stor og så grundlæggende og som er dybt problematisk

kan bygge sin politik på det og bruge

til at finansiere velfærd for pengene kan vise sig ikke at være der fordi de effekter som man påstår er der

b olsen liberal alliance

og jeg er bestemt også for åbenhed

altså at finansministeriet

på hvordan man regner som vil indeholde masser af variabler modelfiler fremskrivninger på mange forskellige

klogere og det vil ikke bidrage med noget som helst positivt til nogen debat jeg synes det er godt at vi har en debat og at man også er kritisk

på nogle af de her familietypeberegninger

hvor meget hold har de haft i den virkelige verden den kritik

jo forplumrer den offentlige debat hvis der kommer familietypeberegninger som som hviler på et lidt sjovt grundlag så alt det skal man jo være god til i finansministeriet og der synes jeg

overdynge en fremtidig regering med

timer for embedsmændene ovre i finansministeriet at regne ud og hvis de

pædagogisk med alle de her filer de skulle fremlægge så jeg kunne forstå det

det jo virkelig virkelig virkelig komme til at tage lang tid og så kunne det jo være at der ikke var så meget tid til politikudvikling og det kunne jeg måske så være glad for

så er det jo også sådan at finansministeriet jævnligt lægger notater frem på deres hjemmeside hvor de beskriver regnemetoder og modeller og hvordan de kommer

hel del notater jeg har en liste

skal være helt ærlig men jeg kan selvfølgelig tage fejl tvivler jeg faktisk på hvor mange folketingsmedlemmer der sidder og trawler de der notater igennem som

så min konklusion er at overskriften

er også noget af kritikken som jeg synes er berettiget og som også er kommet fra andre end fra sf jeg har nævnt det i forhold til familietypeberegninger og så videre

at vi vil få en bedre

pågår løbende en faglig diskussion af den måde der bliver regnet på blandt økonomer

også min opfattelse at man indimellem er en lille smule konservative

være lidt ked af politisk men sådan er det

som folketing ikke har krævet

kunne kigge regeringen i kortene og det er der jo ikke noget fordækt i det er den helt naturlige arbejdsdeling mellem folketing og

jeg går ind for åbenhed men eller jeg går ind for ytringsfrihed men men og

som man allerede ligger inde med fordi man har brugt dem til det udspil

joachim b olsen har misforstået

masse spørgsmål vi skal stille det kan vi

eller et finanslovsforslag eller nogle af de andre ting vi har nævnt lægger man beregningerne

her handler jo ikke om at folketingsmedlemmer så kan stille opfølgende spørgsmål det kan vi i et helt andet regi det må man gøre hver eneste dag

en datafil et excelark

hvad for nogle befolkningsgrupper der er med og det ene og

sidder og arbejder med det

være konsekvensen også når det var en finanslov eller eller andre udspil

hele tiden bliver ændret fordi man bliver klogere

se andet end at det her vil medføre

skulle bruge en masse tid på noget som vi til syvende og sidst ikke vil kunne bruge til til ret

det lyder godt men konsekvensen i den virkelige verden tror jeg ikke vil være det som

når regeringsmagten på et tidspunkt

bliver interessante og det her

om noget af det vigtigste i dansk politik nemlig

og nogle gange fik jeg også svar som jeg var ærgerlig over men det vigtige for mig er

pågår en faglig diskussion om den måde der bliver regnet på jeg synes det er superærgerligt at vi ser de her tendenser til at man politiserer det der foregår i finansministeriet

men jeg havde ikke nogen klager under den tidligere regering i forhold til de svar jeg fik jeg fik udfyldende svar og hvis jeg havde uddybende

stillede jeg dem ligesom alle andre kan gøre det og fik og fik gode svar der gjorde mig klogere så

at fremlægge de økonomiske beregninger som ligger til grund for lovforslag aktstykker regeringsudspil og planer samt politiske aftaler og forlig på en måde der sikrer gennemsigtighed undtagen i de tilfælde hvor særlige konkrete grunde såsom rigets sikkerhed statens økonomiske

det er muligt for offentligheden fagfolk og så videre at vurdere forudsætningerne

beregningerne jeg tror det er rigtig vigtigt og det var der også en tidligere ordfører der sagde

den objektive sandhed men at det selvfølgelig er beregninger

grund for de politiske beslutninger der bliver truffet det læser jeg heller ikke ud af sfs forslag men jeg synes det

vi ofte alle sammen og hver især benytter os af udsagn som om det var den objektive sandhed i forhold til hvordan der bliver lavet beregninger

og alternativet synes at det er vigtigt at der er fuld åbenhed og offentlighed omkring

den argumentation der har været fra blandt andet finansministeren

folk i beregninger og delberegninger og

en lidt ærgerlig måde

det er ikke sådan jeg læser jeg læser beslutningsforslaget jeg læser beslutningsforslaget sådan at det netop når der bliver fremsat lovforslag

og laver en beretning om hvad det egentlig er vi kunne foreslå det vil vi i hvert fald rigtig gerne være med til men uanset hvad

øjeblikket blandt andet fordi enhedslisten har været rigtig rigtig gode til at lave en meget fin og stor rapport jeg synes jo at det er interessant at

beregner effekterne af den ene side om man så må sige af forslagene

man måske i virkeligheden holde op med overhovedet at

jo også at vi skal fortsætte vores arbejde

bringe frem og få sat nogle penge af så vi kan forske i hvad det er for nogle effekter vi gerne vil have synliggjort for alternativet

det er altså ikke kun den økonomiske bundlinje men

også den sociale bundlinje

den miljømæssige konsekvens af de lovforslag man

i hvert fald i det seneste finanslovsudspil som finansministeriet har lavet

lavet miljømæssige konsekvensberegninger det håber jeg selvfølgelig

det er et rigtigt sigte og jeg synes

også at der kommer noget ud af det beslutningsforslag her ved

at finansministeren har lagt op til at vi skal forsøge at tale sammen om hvordan vi kan sikre noget mere åbenhed så det har ikke

været forgæves og jeg synes det er godt at arbejde for

magthaverne kan blive kigget i kortene at der er gennemsigtighed og man kan gennemskue at

om konsekvenserne af politiske beslutninger er så rigtigt som det nu er muligt at

meget sympatisk forslag og vi er også hos konservative varme tilhængere af at der er mest mulig åbenhed

dataomfanget vil være enormt omfattende det kan være millionvis af data der nogle gange vil skulle lægges frem måske vil der endda være nogle data som vil afsløre

dataudtræk som nogle gange ligger til grund for

det er ikke muligt at gøre sådan som beslutningsforslaget lægger op til

data og beregninger skal lægges åbent frem men det er måske muligt at sørge for at der er en tradition for at man lægger

forslag og det glæder vi os til at deltage i debatten om

det vigtige er jo så hvordan vi kommer videre

afgørende hvad der helt konkret bliver ment

når for eksempel finansministeren står heroppe og siger at

lille løg i den her æble løg

i den store diskussion som vi ellers også har

kritik af den måde finansministeriet regner på og så

om at at beregningerne bliver lagt åbent

så økonomer ude i samfundet kan diskutere dem og så de økonomer vi for eksempel har ansat i vores partier også kan se hvordan

for eksempel vil lægge et finanslovsforslag

det handler heller ikke om som jeg lidt hørte joachim b olsen sige at så skulle folketingsmedlemmer drukne finansministeriet

forespørgsler og diverse spørgsmål og så videre det kan vi jo altid gøre i regi af vores daglige arbejde stille

udvalgsspørgsmål § tyve spørgsmål og så videre og så videre det her handler om som vi også

så lægger man de kørsler og de endelige regneark og de formler man har

det er rigtigt at det ikke vil være alle i kongeriget der kan sidde og efterprøve det det er heller ikke meningen men det er meningen at vi skal kunne tage

lidt mere åbent

vi har brug for at have nogle fælles institutioner og nogle fælles opfattelser specielt i en verden

vi har lige nu men det betyder ikke at der er noget der skal være hævet over kritik og som med alle videnskaber og det gælder specielt økonomi bliver det kun bedre af

kritik det bliver det kun

er jo i sagens natur simplificerede billeder af verden omkring os det er bedste mands bedste bud i

version i hvert fald

at kunne have den åbenhed til at kunne sige jamen hvorfor er elasticiteten det og det hvorfor er de kriterier lagt ind på den måde hvorfor giver det så meget i forhold til

ligger noget der er mere subtilt

til flere af af

det vil jeg selvfølgelig også gå tilbage i finansudvalget og se om der skulle være

at beregningerne kommer frem

slutresultatet men jeg vil gerne kvittere

hvad der ligger til grund for den og den familietype

vi har jo tit med meget store tal at gøre

folketinget forhåbentlig også

fald vores opgave at kontrollere magten

vi har meget få ressourcer i folketinget og at regeringen har rigtig mange ressourcer

som vi er sat i verden for ud over at lave politik

en hjørnesten i et demokrati specielt i en tid hvor økonomisk politik og økonomi fylder så meget som det gør

at vide at den og den politiske retning bare er

torskedum fordi det koster så og så meget

at kunne have den åbne debat om hvorfor man kommer

den brede diskussion om finansministeriets rolle

egentlig kunne give det lidt modsatte resultat af det der sker lige nu vi laver nemlig ikke

i højere grad diskutere som også venstres ordfører herre jacob jensen var inde på

vi skal diskutere politik og så skal vi finde pengene så skal vi sige hvordan det kan hænge sammen det her er jo ikke en diskussion om at

jeg håber at finansministeren også huskede at vi havde et fuldt finansieret finanslovsforslag

sidste efterår det gør vi men men den politiske debat

ideologiske forskelle og det der er rigtig sjovt ved også at være i politik altså

skal vi også huske at holde fast i så det håber jeg også med den her debat som vi har har også

diskutere politik og ikke reducere det

til økonomi alene

men det hører jeg egentlig også at de fleste er interesseret i at

i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om rigsfællesskabet

femogtyvende maj to tusind og atten

onsdag den treogtyvende maj to tusind og atten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden